titlen på den anmeldte sag vil fremgå af

hvad kan ministeren oplyse om chikane og forfølgelse af danskere i ghettoområder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

nummer en tre af børne og socialministeren som vedtaget

da det ikke er tilfældet går vi til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

da det ikke er tilfældet

handler forslaget fra regeringen om at lade to hundrede danske soldater indgå i natos fremskudte position langs den russiske grænse i estland dermed tages der

den her oprustning

foregår altså tæt på os her i danmark

det er farligt fordi denne oprustning er med til at øge faren for åben konflikt det er ikke bare farligt for

men også for befolkningen i estland og i baltikum generelt som regeringen med udsendingen ellers påstår at hjælpe jeg har det med

i morgen og ikke mindst derfor

her forslag jo flere nato styrker der udstationeres langs den russiske grænse i baltikum

frem mod det kommende præsidentvalg i rusland jeg har

en fremskudt position nær den russiske grænse kan blive jeg spurgte

førstebehandlingen og i udvalgsbehandlingen hvad forventer regeringen at resultatet vil være

at russerne følger op med yderligere oprustning som vi tidligere har set det svaret fra regeringen har været at det ikke kan udelukkes at natos udsending vil blive fulgt op af yderligere russisk optrapning

hvis det her våbenkapløb fortsætter med andre ord vi befinder os lige nu i en optrapnings og oprustningsspiral som regeringen

den russiske præsident putin

i en uoverskuelig konflikt derfor afviser enhedslisten forslaget fra regeringen vi ønsker pres

vi ønsker ikke en styrkelse af præsident putin

oprustning og et våbenkapløb

at man risikerer en yderligere russisk optrapning og sågar at vi meget snart kan stå her igen og diskutere

farligt våbenkapløb og det bør vi undgå vi bør i stedet for arbejde for en gensidig nedrustning jeg ved at det ikke er let

ikke til fordel for danskerne det er ikke til fordel for nogen

vil være et emne som han helt klart vil bruge til at forsøge

mobilisere nationalistiske stemmer i rusland

bør vi starte helt andre steder det vi helt konkret fra enhedslistens side har opfordret til

som det forhåbentlig bliver muligt at gøre med den lovændring regeringen har bebudet

i dag hellere end i morgen at regeringen meldte ud at det

hvor vi opfylder de krav der nu engang er til

medlemskab ved at støtte medlemslande der har har brug for

håndhævelse

vi kan ikke se en sikkerhedsmæssig konstellation der kan løse

et stærkere europæisk sammenhold en stærkere nordisk alliance et stærkere fn så

at enhedslisten ønsker at vi skal ud af nato når

fald konstatere at der er otte af de otte og tyve lande i nato der

og jeg synes det ville være rigtig skidt hvis vi fra dansk side generelt bare

nærområde som østersøen en forpligtelse synes jeg både over for balterne men også over for den danske befolkning

arbejde for afspænding og imod det våbenkapløb som jeg

af nato

der foregår lige nu både fra russisk side men også fra natos side sf og alternativet skrev under på den her udtalelse men har så alligevel tilsluttet sig

en dansk deltagelse i netop natos deltagelse i våbenkapløbet og det må

ekstremt meget jeg så gerne at vi udviklede et alternativ i norden det er det vi

på venstrefløjen generelt står på mål for og det

at at vi ender i en situation hvor den konflikt bliver åben og det vil ikke mindst ramme balterne for det vil foregå

oven i hovedet på dem og det vil være meget meget tæt på danmark eftersom det er østersøen vi taler om

og kigger truende på herre nikolaj villumsen ønsker herre nikolaj villumsen i den situation at jeg rejser mig op eller at jeg bliver siddende når nu vi er to små fyre der forulempes af en stor

derfor at vi i enhedslisten bakker aktivt op om fn

og det er derfor vi mener at det er så kritisk at den tidligere vk regering uden om fn gik i krig i irak

som vi har hvor det er sådan at den store ikke bare

det fuldstændig uacceptable ved at putin er gået ind på krim

at dansk folkeparti vil gå herop og forklare lidt senere hvorfor det er at danske soldater skal sendes til den russiske grænse samtidig med at dansk folkeparti argumenterer for en ophævelse af eus våbenembargo mod putin som vil gøre det muligt for ham hvis den ophæves

købe topmoderne europæiske våben som jo så i værste fald kan ramme

et nato der forsvarer sig og forsvarer vores allierede er fn al ære og respekt for

styrker er jo samtidig en af fns svagheder nemlig at stort set alle lande

at der er en række situationer hvor fn ikke kan agere jeg går ud fra at enhedslistens ordfører er bekendt med at rusland sidder i

som permanent medlem i fn og jo derfor vil kunne blokere for at fn kunne gribe ind i det tilfælde at rusland angreb de baltiske lande så enhedslisten har ikke rigtig noget svar

sidde stille og håbe på at det hele nok går over eller hvordan

sammen med venstrefløjen i norden

er vi gået sammen og har foreslået at vi i nordisk regi

påbegynder et arbejde for at opnå en gensidig

vi kan blandt andet bruge økonomisk og politisk pres eksempelvis ved at

rørledning til at presse russerne derudover

tidligere tyske udenrigsminister steinmeier har taget

førte til afslutningen af den kolde krig

rigtig bekymret for at det her forslag kommer til at blive en gave til putin og hans valgkamp for der er ikke noget han hellere vil have end en ydre nato fjende så han kan mobilisere den russiske vælgerbefolkning

lægger et økonomisk pres eksempelvis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

drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag

så er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går

eller imod

ønsker nogen at udtale sig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

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling

ønsker nogen at udtale sig

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

vi anerkender at der er et bredt ønske fra branchen som helhed det er både vognmandsorganisationer og fagbevægelse

som går på at

på det her felt og sætter bødestraffene ned

vi stillet et ændringsforslag om at man i det mindste

på det her område når det handler om de overtrædelser

af køre hvile tids bestemmelserne som er egnede til at forhindre kontrol

vil enhedslisten stemme hverken for eller imod altså stemme gult

ved tredjebehandlingen og når vi ikke stemmer direkte imod lovforslaget

det flertal som det er lykkedes os at skabe

at stramme kontrollen i det hele taget og kraftigt forøge bødestørrelsen for at

at det regulære ugentlige hvil

vide at det her er en omfattende diskussion som er foregået igennem lang tid

der er et bredt ønske om at der sættes ind over for

som tilbringer måneder og halve år på de europæiske landeveje og på de europæiske rastepladser hvor de så venter på nye ordrer

skyggen af deres familie og deres hjem som sagt i måneder og halve år og det gør de jo altså til en løn som kan udkonkurrere enhver dansk eller for den sags skyld vesteuropæisk chauffør

de her ting men transportministeriet har ikke villet bistå med teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag til lovforslag og det er jo ganske usædvanligt

skulle jeg mene men det sker så retfærdigvis

under henvisning til det tidspres man mener der er fra nu

og fordi man også mener at der i virkeligheden er tale om et helt nyt

at skabe et flertal uden om regeringen

dansk folkeparti enhedslisten alternativet

det kunne for min skyld gerne være til fransk belgisk eller tysk

ugentlige hvil på fem og fyrre timer i førerhuset

i det nye folketingsår vi synes det er vigtigt at det er lykkedes os at skabe et flertal her

er vigtigt at holde fast ved det og derfor har vi

valgt fra enhedslistens side at stemme hverken for eller imod selve lovforslaget selv om vi

bødestraffene for overtrædelse af køre hvile tids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

for

er forkastet herefter

en og ti stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om

tiltrådt af udvalget

tiltrådt af udvalget eller

nummer otte og ni af et mindretal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

ikke ligger elektronisk afstemning i

kan vi jo passende forlade lokalet i

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

tiltrådt af et flertal

vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om

nummer fem af et mindretal

det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling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

opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse

for forespørgerne herre marcus knuth

en særskilt debat om grønlands forfatningsarbejde og økonomiske muligheder som et selvstændigt land rejst af dansk folkeparti det ser jeg også frem til og der får vi jo lejlighed til at gå i dybden

med de spørgsmål regeringen ønsker et stærkt rigsfællesskab hvor vi både står sammen og giver plads til forskellighed det gør vi bedst gennem et ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af geografiske og politiske skel sådan har vi det heldigvis i dag både på områder som danmark varetager for hele rigsfællesskabet og hvis færøerne og grønland ønsker det også på de områder som er overtaget rammerne for vores samarbejde er jo selvstyreordningerne det er ordninger som er moderne og fleksible hvor færøerne og grønland har mulighed for at overtage yderligere kompetence og udvikle selvbestemmelse i den takt de selv

om det færøske og grønlandske samfund træffes i dag på færøerne og i grønland og sådan skal det selvfølgelig være det kan rent juridisk lade sig gøre fordi grundloven giver meget vidtstrakte muligheder for selvbestemmelse men på nogle områder sætter den jo også grænser det gælder for eksempel

udenrigs og sikkerhedspolitikken færøerne og grønland kan ikke føre en selvstændig udenrigs og sikkerhedspolitik uafhængigt af det kongerige som de er en del af det betyder jo ikke at færøerne og grønland er frataget en international stemme selvfølgelig er de ikke det for også på det udenrigspolitiske område har vi fundet konstruktive løsninger det gælder for eksempel vores arbejde i arktisk råd hvor vi har fundet praktiske løsninger så alle tre rigsdele har mulighed for at komme til orde og det synes jeg er en god ordning

vil også godt klart sige i dag at jeg respekterer at færøerne og grønland har et ønske om at kunne repræsentere sig selv som en selvstændig og uafhængig part i udenrigspolitikken

hvor færøernes og grønlands interesser krydser hinanden som for eksempel på fiskeriområdet jeg tror egentlig det gælder for os alle

det er bare ikke muligt inden for grundlovens rammer og ingen dansk regering kan sætte sig ud over grundloven jeg tror vi kommer længst hvis vi bruger vores energi på dialog med hinanden og sammen arbejder for at finde praktiske løsninger der tilgodeser færøernes og grønlands interesser mest muligt det er min tilgang til det jeg er helt opmærksom på at den tilgang ikke imødekommer færøernes ønske om at den gældende fuldmagtsordning bliver udvidet så færøerne får flere selvstændige handlemuligheder i udenrigspolitikken men sagen er jo bare den at

muligt inden for grundloven som indebærer at kongeriget i statsretlig og folkeretlig forstand er ét folkeretssubjekt

med det afsæt har jeg derfor inviteret til at vi sætter os sammen og ser på hvordan vi optimerer handlemulighederne og minimerer konflikterne inden for den gældende juridiske ramme ligesom vi er parate til sammen at belyse og konkretisere fuldmagtsordningens forudsætninger det er stadig mit håb og

her i dag at færøerne vil være med til at finde de pragmatiske løsninger i denne sag så vi undgår store konflikter den dag der skal findes fælles løsninger som både vedrører færøerne og grønland

brexit lægger regeringen vægt på et løbende og tæt samarbejde om blandt andet at afdække konsekvenserne for færøerne og grønland der venter færøerne og grønland vigtige forhandlinger med storbritannien hvor ikke mindst fiskeriområdet er helt centralt og vi bistår gerne hvis færøerne eller grønland ønsker det både i grønland og på færøerne arbejdes der med egne forfatninger grønlands forfatningsarbejde skal vi jo som sagt diskutere mere indgående senere i dag så her vil jeg nøjes med at sige at den grønlandske forfatningskommission har fået sit kommissorium og netop har indledt sit arbejde

der på nuværende tidspunkt er fuld klarhed over om kommissionen kun udarbejder forslag til en forfatning der skal gælde for et selvstændigt grønland eller tillige et forslag der skal gælde mens grønland er en del af rigsfællesskabet

og det er ikke hensigten at færøerne med forfatningen skal træde ud af rigsfællesskabet lagmanden har stillet i udsigt at der skal være en folkeafstemning om forfatningen den femogtyvende april næste år på færøernes flagdag jeg respekterer ønsket om et et sådant identitetsdokument men det skal kunne rummes inden for grundloven med de hensyn og de begrænsninger som følger så længe færøerne er en del af rigsfællesskabet regeringen ønsker en god dialog om de her spørgsmål så det forhåbentlig kan lykkes at nå i mål med arbejdet på en måde som både er tilfredsstillende for færøerne og respekterer rigets grundlov

jo fordi vi ønsker det bedste for færøerne derfor glæder det mig også at færøerne har haft stor økonomisk fremgang

ledigheden på færøerne er nu på kun to

især i bygge og anlægssektoren stærke konjunkturer som betyder at landsstyret i år og de næste år forventer et pænt overskud på de offentlige finanser det er selvklart positivt det ændrer dog ikke ved at der fortsat er et betydeligt behov for

offentlige økonomi færøernes økonomiske råd har vurderet at der er behov for budgetforbedringer på syv hundrede og

af bruttonationalproduktet for at sikre balance mellem indtægter og udgifter på lidt længere sigt

har vi drøftet den økonomiske situation flere gange de senere år her i folketinget grønland står over for ganske store økonomiske udfordringer i forhold til vækst beskæftigelse og finanspolitisk holdbarhed

til uddannelse og sociale problemer grønlands økonomiske råd har i en årrække redegjort for problemstillingerne i deres rapporter lige nu er konjunkturerne gode men det ændrer ikke ved at der fortsat ligger en meget stor opgave i at få balance mellem de offentlige indtægter og udgifter når der bliver flere ældre

grønlands økonomiske råd peger på at hvis udviklingen fortsætter vil de offentlige udgifter overstige indtægterne med næsten en milliard

eller hvad der svarer til over syv procent af bruttonationalproduktet i to tusind og fem og tredive en milliard kroner er et meget stort beløb regeringen respekterer naturligvis selvstyrelovens kompetencefordeling der indebærer at grønland selv har ansvaret for den økonomiske politik

reformer og opstramninger det ved jeg alt om er sjældent populære

i min optik er der behov for at grønland tager flere skridt i den rigtige retning man kan ikke alene satse på nye indtægter eller investere sig ud af problemerne

er erhvervsudviklingen selvfølgelig en del af svaret på udfordringerne og vi er derfor blandt andet parate til at samarbejde

tiltrække finansiering til samfundsøkonomisk bæredygtige erhvervsprojekter vi har for eksempel gjort det muligt for vækstfonden i danmark at yde medfinansiering til virksomheder i grønland og eksport kredit fonden kan garantere for grønlandske projekters køb af danske produkter jeg ved at der for et par uger siden var

en stor erhvervskonference i nuuk future greenland hvor et af hovedtemaerne netop var tiltrækning af kapital til grønland både politikere og befolkningen i grønland har fokus på investeringer i lufthavne tanken er

flere og bedre lufthavne kan øge turismen som igen kan bidrage til vækst og nye arbejdspladser

som jeg har gjort det at man skulle mellemlande i kangerlussuaq

fantastisk sted men det ændrer ikke ved at det fordyrer og forlænger rejsen hvis man skal flyve over tre hundrede

sydpå igen til et møde i nuuk

jo skal i en erhvervsmæssig

store og komplekse investeringer i nye lufthavne flere steder i grønland projekterings og finansieringsplanerne er ved at blive udarbejdet og det er derfor endnu ikke muligt at få fuld klarhed over alle aspekter naalakkersuisut omtaler i sin koalitionsaftale et ønske om at der oprettes en fælles dansk grønlandsk udviklingsfond til investeringer i rentable anlægs og infrastrukturprojekter i grønland og jeg vil her tilkendegive at regeringen naturligvis er parat til at drøfte det spørgsmål hvis det grønlandske landsstyre henvender sig servicekontrakten på thulebasen er en vigtig sag for både grønland og for danmark som vi samarbejder tæt om vi har et fælles ønske om en hurtig afklaring

er tale om en meget kompleks sag som også har været genstand for et langvarigt retsforløb i usa udenrigsministeren og hans grønlandske kollega suka k frederiksen drøftede sagen med den amerikanske udenrigsminister rex tillerson i forbindelse med et ministermøde i arktisk råd den ellevte maj der er tale om

fortrolige forhandlinger og det er afgørende at vi giver mulighed for at forhandlingerne når frem til et tilfredsstillende resultat

camp century her har vi jo drøftet en række initiativer med naalakkersuisut som gerne ser at initiativerne sættes i gang og danske myndigheder er i dialog med de grønlandske myndigheder om den nærmere tilrettelæggelse forskerne anslår at der vil gå flere årtier inden der er risiko for udsivning af forurenet smeltevand ved camp century og derfor er der også tid til at

tilrettelægge en hensigtsmæssig miljøindsats

for at samarbejde i rigsfællesskabet

stærk tradition om at samarbejde om de svære sager

tradition for sammen at finde løsninger på de udfordringer vi bliver stillet over for samarbejde og

nøgleord der beskriver kernen i rigsfællesskabet en åben og en ligeværdig dialog er vejen frem og jeg tror at alle tre lande i rigsfællesskabet står stærkest når vi holder sammen vores samarbejde og sammenhold kan kun fungere fordi vi taler åbent og ærligt med hinanden og fordi vi respekterer hinandens forskelligheder og forudsætninger også derfor ser

god og konstruktiv debat her

det er et fællesskab der har rødder langt tilbage i danmarkshistorien og et fællesskab som i høj grad knytter vores befolkninger sammen her tænker jeg

jeg tænker også på de rigtig mange danskere grønlændere og færinger der hvert år rejser på kryds og tværs af rigsfællesskabet for at arbejde for at bosætte sig for at besøge familie eller bare for at opleve de forskellige dele af vores rigsfællesskab vi er forbundet på kryds og tværs af generationer og af århundreder for mig er det således utrolig berigende at være involveret i det politiske arbejde med grønland og færøerne én ting er at

en personlig interesse eller en familiær interesse eller en historisk interesse men det er noget helt andet at opleve og komme tæt på hele den politiske del hvad er det egentlig rigsfællesskabet består af i dag hvordan virker rigsfællesskabet hvad for nogle områder er hjemtaget hvad kan vi gøre bedre og selvfølgelig det helt store spørgsmål hvad er vejen frem når jeg besøger grønland og færøerne er jeg altid utrolig glad for at jeg føler mig hjemme fra det øjeblik jeg ankommer det er uagtet om man besøger den mindste bygd eller om det er nuuk eller tórshavn derfor ville jeg personligt være meget trist og meget bedrøvet skulle grønland eller færøerne en dag vælge fuld selvstændighed

det sagt har jeg selvfølgelig fuld respekt for en sådan beslutning skulle et flertal på færøerne eller i grønland ønske det en dag i mellemtiden glæder det mig at vi har et stærkt og solidt samarbejde i rigsfællesskabet sidst vi besøgte grønland og færøerne fik vi indblik i det store arbejde som vores

yder i det arktiske jeg tænker ikke bare sikkerhedsmæssigt jeg tænker også på sar operationer som hjælper fiskere

og selvfølgelig også den nye arktiske

vores tilstedeværelse på nordøstgrønland et andet område som danmark varetager er justitsområdet hvor jeg er glad for at vi

løbende har fokus på at gøre endnu mere for at sikre myndighedernes tilstedeværelse især i de små bygder det er en problemstilling som jeg hører om igen og igen når jeg rejser i grønland og det er en problemstilling som vi skal tage alvorligt de enorme afstande i grønland

betragtning er der ikke en perfekt løsning

chemnitz larsen kommer med en række initiativer her snart som jeg ser frem til at diskutere og sætte fokus på

sikker på at jo bedre danmark kan bidrage til retsområdet i grønland jo stærkere står rigsfællesskabet samarbejdet om at tiltrække investeringer til især grønland er også en vigtig del af rigsfællesskabet

jo glad for at læse statsministerens kronik i dag i jyllands posten hvor statsministeren nævner naalakkersuisuts ønske om en fælles dansk grønlandsk udviklingsfond af samme årsag drøftede jeg med

ordlyden om investeringer som er indarbejdet i dagens vedtagelsestekst jeg er nemlig helt enig med statsministeren det ville være et kæmpe løft for den grønlandske økonomi hvis man kunne gøre det nemmere og mere smidigt at flyve til for eksempel nuuk eller ilulissat uden at flyve over kangerlussuaq

at kaste et enkelt blik på island for at se hvilken enorm turismeindustri island har bygget op og med de naturskønne

der er en kæmpe mulighed for vækst i den grønlandske turismeøkonomi hvis bare vi kan åbne mulighederne op realiteterne viser nemlig at uagtet om grønland går vejen mod selvstændighed eller vejen mod et fortsat stærkt rigsfællesskab har den grønlandske økonomi brug for nytænkning over halvdelen af landskassen kommer fra bloktilskuddet fra danmark hertil kommer at de offentlige udgifter står til at overstige indtægterne med en milliard kroner i

fuldstændig uholdbart for en lille økonomi som grønlands således håber jeg at et

det kunne være en udbygning af lufthavne ud over kangerlussuaq kan være noget der kan styrke den grønlandske økonomi og gøre grønland til en mere selvstændig økonomisk medspiller i rigsfællesskabet

sytten til efterretning folketinget respekterer færøernes og grønlands ønske om egne forfatninger folketinget konstaterer at færøernes økonomi er i markant fremgang og at væksten i grønlands økonomi var høj i to tusind og seksten

økonomisk udvikling på sigt folketinget opfordrer regeringen til at tilbyde samarbejde om reformer og økonomisk bæredygtig erhvervsudvikling herunder om at fremme og tiltrække investeringsmuligheder folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for en standard på danske ansvarsområder på færøerne og i grønland som svarer til standarden i danmark med de afvigelser der kan begrundes i færøske og grønlandske forhold folketinget opfordrer til et ligeværdigt samarbejde i gensidig respekt mellem danmark færøerne og grønland til gavn for landenes befolkninger alle partier

minus enhedslisten som jeg ikke har fået svar

end nogen sinde før klimaændringer har medført

udfordringer men også store muligheder for begge lande ressourcer i form af fisk og værdifuld undergrund har medført fremgang i begge lande turismen blomstrer som aldrig før og den åre er slet ikke udtømt endnu og muligheder med nordøstpassagen ved grønland er først lige begyndt lad mig kaste et blik på færøerne

vi er fra mit partis side indstillet på at følge det spor der allerede er lagt ud for at færøerne fortsat hjemtager flere og flere områder det sidste i rækken er person familie og arveret og der arbejdes ligeledes på luftfartsområdet samt udlændingeområdet og grænsekontrollen

det er mit indtryk at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem de danske og de færøske myndigheder og regeringer

jo tre dele i rigsfællesskabet grønland færøerne og danmark i færøerne har stærke kræfter gennem årtier arbejdet for selvstændighed selv om en nylig meningsmåling viste

at blive i rigsfællesskabet i grønland har man også gennem årtier arbejdet mod selvstændighed her er der en mere entydig opbakning om selvstændigheden jeg er overbevist om at vi tre lande er stærkere sammen end hver for sig vi kan gøre hinanden stærkere det mener jeg allerede vi gør i dag på en række områder men vi kan også blive endnu bedre til det vi er stærkest i fællesskab men vi anerkender også at fællesskabet er udfordret som det ser ud nu det er blandt andet udfordret af sagen om thulekontrakten og om den manglende oprydning af de amerikanske baser selv om den forhenværende grønlandske udenrigsminister ikke havde mandat da han indklagede sagen for fn er det stadig et udtryk for en stærk grønlandsk frustration med sagens forløb men også internt i grønland er der udfordringer især

problemer derfor kan vi i socialdemokratiet kun understrege at vi bakker op om det nuværende samarbejde på socialområdet mellem grønland og danmark hvis vi kan bidrage til at styrke den sociale indsats og forebyggelse i grønland

hvis grønland mener at det kan gavne i socialdemokratiet er vi overbevist om at folk gerne vil arbejde hvis de har muligheden for det derfor er det glædeligt at arbejdet med de grønlandske lufthavne i qaqortoq nuuk og ilulissat bevæger sig fremad planmæssigt alle der har været i grønland kender landets turismepotentiale og vi håber naturligvis på at lufthavnsbyggerierne vil gøre det lettere at tiltrække turister

grønlandske økonomi og beskæftigelse på samme måde er det selvfølgelig glædeligt at rubinminen ved fiskenæsset er åbnet og at yderligere en mine står klar til at åbne senere på året vi har også noteret os de rosende ord til arbejdet med at forberede lovgivningen til en eventuel grønlandsk uraneksport fra iaeas præsident da han besøgte københavn og grønland

åbner vil det yderligere styrke den grønlandske økonomi

og internationale netværk til at udvikle projekter i grønland sammen med lokale partnere det kunne vi med fordel politisk være med til at sætte i system de tiltag vil være til gavn for vore lande

vi i endnu højere grad involvere vores ambassader rundtom i verden i arbejdet for at fremme grønlandske virksomheder og grønlandsk eksport for vi ved jo at fattigdom og andre sociale udfordringer ofte spænder ben for at unge mennesker får en uddannelse det ser vi både her i danmark og i grønland samtidig er der

i grønland der får den danske udkantsdiskussion til at blegne mange universitetsuddannelser skal man for eksempel til danmark eller andre lande for at tage det giver hjemlængsel kulturchok og talrige andre udfordringer for grønlandske unge der tager til danmark for at studere

ladet mig fortælle at der har været en dialog mellem politiet og de grønlandske myndigheder om problemet kan statsministeren give en status på det arbejde eventuelt skriftligt til udvalget efterfølgende hvis statsministeren ikke har de seneste oplysninger med i dag på vores udvalgsrejser har vi blandt andet besøgt forskellige anstalter og detentioner især detentionernes forhold har flere steder været

for mistænkte eller dømte indsatte der afsoner i detentioner

det grønlandske retsvæsen er jo netop unikt fordi det har stærkt fokus på rehabilitering systemet med åbne anstalter er tænkt så man kan bevare tilknytning til uddannelse eller arbejde mens man afsoner en anden udfordring som jeg vil opfordre statsministeren til at tage hånd om er domstolene så vi kan få en hurtigere og mere ens retsbehandling åbningen af den lukkede anstalt for retspsykiatriske patienter

grønland giver nye udfordringer for anstaltbetjentene de kommer i stigende grad til at have brug for efter og videreuddannelse der kan berede dem på arbejdet med psykisk ustabile indsatte allerede nu melder anstaltbetjentene om behovet fordi de skal håndtere potentielle retspsykiatriske patienter indtil der er foretaget en psykiatrisk evaluering både for de ansattes og for de indsattes skyld bør vi sikre at anstaltbetjentene i grønland får bedre adgang til den nødvendige efteruddannelse der er med andre ord både noget godt at glæde sig over

at

med usa

ansvarspådragelse men også

indgå i et undersøgende arbejde og som statsministeren sagde

ligger det jo nogle årtier ud i fremtiden og heldigvis for det men det betyder jo ikke at man skal ligge på den lade side det betyder jo at det netop er nu man skal forberede hvad

for der er ingen tvivl om at der ikke er ryddet op efter de amerikanske baser og at det er særlig

vi kun ønsker at skubbe på

kommer til at glide fuldstændig efter planen og at man inden for en overskuelig tid også når frem til hvordan man så

skal reagere selvfølgelig har det betydning

hvordan isen smelter om isen fortsætter med at smelte eller om vi måske oplever at det om ti år

overhøre den grønlandske stemme i den

at have et hold hen over sommeren

man laver de her undersøgelser som skal lede hen til hvem

har ansvaret og og finde ud af hvordan

anstalterne og og behovet for

at vi kan tilbyde noget psykiatrisk hjælp

det er noget som ia også har været meget optaget af

afsat nogle flere penge men at man også får afklaret ansvaret mellem grønland og danmark

der har ansvaret for at sikre behandling til de indsatte på

kan jo både være et social og sundhedsanliggende og et retsanliggende så jeg kan ikke sige

jeg synes i hvert fald også at det handler om

så kan man sige at det er to forskellige ting

det er måske blevet sagt nogle gange hvor

for at anstaltbetjentene har nogle

er en længere uddannelse at man gav dem nogle flere redskaber og netop anerkendte at de

går

jeg tage det med specielt

grønlands økonomi

både den skriftlige og mundtlige redegørelse arbejder man med en forfatningstekst

med regeringen i at den tekst man når frem til skal kunne

riges grundlov på grønland har man virkelig sat gang i processen i en grad der desværre indebærer at vigtige politiske emner forsømmes man kan dog glæde sig over at den såkaldte forsoningskommission ender som det man kunne forudse den

et blålys jeg forstår at tre ud af de fem i kommissionen siges at være gået og der er ingen danske ministre der vil spilde tid på den den kostede i øvrigt ti

iværksætte men desværre er det lykkedes for visse grønlandske politikere som eksempelvis fru aleqa hammond som

forsoningskommissionen herre lars emil johansen hans enoksen og andre

til at få en fornemmelse af at grønlænderne er ofre og danskerne deres bødler at grønlænderne er et undertrykt

jeg møder disse unge såvel her som på grønland og bliver altid dybt frustreret over at høre dem jamre og klynke på samme måde som deres politiske forbilleder i stedet for friske og frejdige at tage fat på landets problemer

til får jeg lyst til at sige til dem så tag jer dog sammen det er dog ikke kun grønlændere der tilsyneladende er hoppet på den med offer og bøddel der er også mange danske politikere der er ved at falde over hinanden og egne ben for til enhver tid undskyldende og hændervridende at stå frem for at bøde på alle de uretfærdigheder danmark angiveligt har påført grønland men jeg bliver altså nødt til her fra denne talerstol at sige at hvis det er på den måde man vil lyve sit folk for

er forargeligt hvis man får gennemført selvstændighed ved at få sit folk til at foragte danmark og det danske folk så synes jeg det er både forargeligt og billigt uværdigt for rigsfællesskabet uværdigt for det grønlandske landsting og landsstyre jeg og dansk folkeparti er ofte blevet kritiseret for at vi blander os i grønlands politik og ja

til enhver tid og med stor glæde jeg er nemlig stærkt indigneret over ting der foregår på grønland

den elendige sociale situation der mange steder findes på øen og som selvstyret har det fulde ansvar for samtidig er jeg vred over den nepotisme der kendetegner grønlands politik

at man tilsidesætter kritikere af systemet og ikke mindst hvordan man søger at lukke munden på besværlige nyhedsmedier jeg mener faktisk at jeg har fuld ret til ja ligefrem pligt til at reagere i disse sager dels fordi grønland består af femoghalvtredstusind danske statsborgere dels fordi danske skatteydere i høj grad finansierer foretagendet så jeg betragter det altså som min pligt som folkevalgt at blande mig i grønlandsk og færøsk politik når som helst jeg har lyst og så meget som overhovedet muligt lad mig i den forbindelse nævne at jeg var i storbritannien

den skotske selvstændighedsafstemning hvor jeg havde mange samtaler med såvel skotske som engelske politikere spørgsmålet som vælgerne i skotland skulle stemme ja eller nej til lød i al sin barske enkelhed bør skotland være et uafhængigt land med andre ord skal united kingdom som reelt har eksisteret siden sytten seks og fyrre opløses

atlanterhavsrige og senere kongeriget danmark mellem danmark

og grønland også er truet af opløsning og at en afstemning på grønland

i skotland også sagtens kunne blive aktuel men der er en afgørende og dramatisk forskel på den måde hvorpå politikerne i danmark ser på den sag

hvordan politikerne i england og skotland agerer spørger man et overvældende flertal af christiansborgs politikere og spørger man skiftende regeringer så lyder svaret som regel altid

blande os i det det er grønlands egen sag hvis man derimod spørger et overvældende flertal

ser på skotsk selvstændighed så vil svaret lyde

vi må og skal blande os og så rejste man i øvrigt millioner af pund for at føre kampagne i skotland for unionen måtte og skulle bevares i westminster er det altså ikke det allermindste forargeligt at være unionstilhænger

i folketinget anses det for betænkeligt at citat blande sig i grønlændernes afgørelse som det udtrykkes

i westminster på tværs af partierne skabt en stærk sammentømret enhed netop under sloganet keep the union og politikere fra såvel england skotland wales

er næsten overbevist om at folketingets berøringsangste politikere med garanti ville opholde sig alle mulige andre steder end på grønland hvis grønlændernes afstemning skulle komme de vil nok sige at de går ind for rigsfællesskabet

men de vil aldrig aktivt gå ind i kampen for med næb og kløer at bevare rigsfællesskabet

komme til at virke koloniherreagtige i england er

det allermindste flov over at kæmpe annoncere reklamere tale og skrive i skotland for at bevare unionen det bør i den forbindelse nævnes at det skotske nationalistpartis skiftende formænd alex salmond og nicola sturgeon med åbne arme byder og bød de engelske unionstilhængere hjertelig velkommen til skotland for at debattere jeg tvivler på at de grønlandske politikere ville se på samme måde på den sag som salmond og sturgeon gør

enkelte som ville byde det velkomment men flertallet

i gåseøjne dansk indblanding derfor må jeg igen understrege at vi danskere altså også er medlem af kongeriget danmark så hvis ulykken skulle ske og en afstemning om grønlandsk eller færøsk selvstændighed ligger for så er det min hensigt at indkalde medlemmer af folketinget til et stiftende møde i foreningen

eller måske bedre bevar kongeriget

vi på tværs af partierne samle millioner sammen til den kampagne vi skal til at køre på grønland og ruste os til på grønland såvel som på færøerne at deltage aktivt i kampagnen forud for afstemningen

hvorfor så det jo det er af den grund at vi har et helt enestående fællesskab bygget på historie tradition og tillid plus altså det faktum at vi er

et offer jeg føler mig ikke undertrykt og vi er rigtig mange i grønland som ønsker at der skal være en god regeringsførelse men også at vi som grønlandske repræsentanter her i folketinget skal opføre os ordentligt og være respekteret det er jo et stort stykke arbejde også for os

espersen om at vi er mange som deler den holdning i grønland

som gerne ser at at grønland får en bedre fremtid

så det er bare for at minde herre søren espersen om at

men jeg synes også det er vigtigt at huske på at der er mange forskellige holdninger i grønland

det her ikke kun er udtryk for den eneste holdning som der er personligt

er kommet i kølvandet på forsoningskommissionens arbejde men også i forbindelse med selvstændighedsdebatten

jeg så gerne at vi så på at vi er seksoghalvtredstusind mennesker i grønland

det behøver ikke nødvendigvis at have noget med danmark at gøre at blande sig synes jeg også er helt okay

vi går ind for alle dele af universelle menneskerettigheder herunder

blandt andet ytringsfrihed og ikke at lave forskelsbehandling baseret på hudfarve og religion det lever vi

i fuld åbenhed og sige og hvad kan vi så gøre for at hjælpe til

næsten altid hører fra grønlands side

over den situation som man er i min holdning er jo den at hvis man vil have selvstændighed og det vil mange grønlændere men der er heldigvis også mange der ikke vil så må man altså

gøre sit for at redde landet økonomisk i stedet for alt det der foregår af

selvstændighed som i mine øjne ligger mange mange

bud på hvordan vi kunne gøre rigsfællesskabet stærkere

får danmark til at forstå hvor vigtigt det er at prioritere

i det mindste kan starte med at arbejde for et mere ligeværdigt rigsfællesskab

behøver at blive løst nu og her det er et eksempel på at man tager fat på sådan nogle ting og klager over danmarks manglende indsats på

det område i stedet for at tage ens land og folks skæbne i egne hænder og sige nu tager vi altså selv fat nu vil vi skabe et et land der har mulighed for

meget kritisk over for unioner for eksempel den europæiske union

forsvare en union som reelt ikke eksisterer mellem mellem grønland færøerne og danmark vi har et rigsfællesskab

meget stor selvstændighed til landene og givet dem ret til selv at bestemme i hvilken takt de vil udvikle deres selvstændighed og i hvilken takt de har lyst til at hjemtage

det var skidt med den europæiske union og nu skal vi forsvare en union hvor de to lande oppe i atlanten

må indordne sig under de vilkår vi synes vi skal diktere ja nærmest de vilkår som

tusind år en samhørighed der slet ikke på nogen måde kan sammenlignes sammenlignes

ældgamle nationalstater jeg tror det er årsagen til at herre christian juhl slet ikke fatter

godt tage et par timers manuduktion hvis han skulle

hundrede årsmørket som skal danne grundlag for at færøerne og grønland skal underordne sig

jeg tror da at nordmændene vil betakke sig for at skulle til at være tættere på danmark i øjeblikket de har det vist ganske udmærket ligesom vi har

espersen skal respektere at de lande deroppe gerne vil have deres selvstændighed

det er jo interessant hvordan enhedslisten blander sig i enhver lille stammekrig i peru venezuela

vestsahara han blander sig i alt over hele jorden

udtrædelse af eu når det kommer til fiskerettigheder

jeg fornemmer nogle gange at der er nogle der holder sig tilbage med at sige

sige sin mening hvis det kommer til en folkeafstemning der var jo

på færøerne tilbage i to tusind dengang var

og agiterede agiterede for høj og lav og

for talen men jeg bad om ordet fordi jeg vil spørge ordføreren om ikke det som skal bære rigsfællesskabet i fremtiden

kærlighed og gensidig respekt og fælles historie og familiebånd

jeg holder meget af rigsfællesskabet

i grønland og på færøerne og i danmark hvis rigsfællesskabet opløses og derfor er det vigtigt at vi holder fast i især kærligheden og den gensidige respekt derfor vil jeg tillade mig at spørge ordføreren og det er venskabeligt ment mener ordføreren at hans bemærkninger om grønland og færøerne gennem tiden altid har været præget af kærlighed og gensidig respekt

som jeg ikke altid synes har levet op til det der var deres ansvar eller deres forpligtelse og det er på samme måde som jeg her i folketinget argumenterer mod mine politiske modstandere det er faktisk det samme der sker men jeg vil sige ja til spørgsmålet

øvrigt tak for bemærkningerne vi har ikke fået udfærdiget et medlemskort endnu men herre bertel haarder kan få medlemskab

de seneste rapporter

lederstillinger til til de mest udsatte lavest i samfundet det hørte jeg ikke rigtig så meget om i ordførerens indlæg jeg

forholder sig til det faktum når

nu vores gode kollega taler om om

til danmark for at bo

flygter fra grønland i stor stil er jo dem man egentlig bør tage fat på specielt fra grønlands side

økonomien både her i landet og derhjemme så jeg efterspørger egentlig mere hvad dansk folkeparti

der er så meget oplevet diskrimination i danmark som jo ikke bare er den enkeltes ansvar men

opfører sig ordentligt over for hinanden så er der altså en stor udvandring

langt langt større end den der finder sted fra færøerne hvor der også er

og det er ikke alene uddannelsesfolk men det er altså også folk som tager af sted måske måske fordi

andres anliggender

en anden situation jeg har ikke spor imod at folk fra eu lande kommer og holder brandtaler i

det mener jeg aldrig er sket selv er jeg fuldstændig ligeglad med hvor mange der kommer og holder tale her bare det ikke er nogen taler der opfordrer til vold og andet uføre

det giver jo ingen mening altså der er en hundeangst hos mange danske politikere for at lyde koloniherreagtig

det værste skældsord man kan få det er værre end alle mulige andre skældsord og jeg synes er noget pjat ikke at gå ind i en reel politisk diskussion om noget der foregår inden for vores eget fællesskab som er kongeriget danmark

med brask og bram og sige det man mener og ikke bare det

og blande sig i den diskussion der foregår på grønland og på færøerne er der en lang vej

der faktisk kan opstå hvis vi hjælper hinanden ikke mindst

er i grønland

er jo alvorlig når så mange penge stammer fra danmark det vil jo være ønskeligt for

slås for størst mulig selvstændighed og demokrati for alle mennesker

ligegyldigt om de bor i catalonien i baskerlandet i vestsahara eller i palæstina det

jeg er også tilhænger af at man decentraliserer magten i danmark feks uanset om herre søren espersen kunne finde på at lave kampagner af den grund derfor støtter jeg også de mennesker i grønland som

at være selvstændig jeg synes det er et meget meget flot og hæderligt mål at man kan være herre i eget hus og bestemme det hele selv

hvis jeg skulle komme med et par kritiske punkter om

politikerne i grønland så er det især de problemer der stadig væk er med socialt udsatte børn og unge i grønland det er ikke acceptabelt at situationen er

nødt til at gentage at såfremt grønland synes at der er noget danmark kan gøre økonomisk eller ressourcemæssigt så er vi nødt til at gøre det op mod en tredjedel af grønlandske børn skal ikke leve under kummerlige vilkår eller blive misbrugt eller på anden måde have et liv som ikke er ordentligt det hører ikke hjemme i rigsfællesskabet og

nødt til at give så gode tilbud at grønland bruger de tilbud og

som socialist er jeg tilhænger af at man bekæmper ulighed og jeg kan se at uligheden i grønland er stærkt stigende der

meget meget stor forskel på de fattigste i bygderne og de rigeste i i nuuk som har sørget for

en god tilværelse som er fuldt på højde med den danske og det er vigtigt

også arbejder med ulighedsspørgsmålet det andet jeg vil pege på

er selvfølgelig det store spørgsmål om uran jeg og enhedslisten vil støtte grønlændere som synes at man skal fortsætte politikken med nultolerance og det vil sige at man ikke graver uranen op vi har problemer nok ude i verden med atombomber

nok modernisering og der er ingen grund til at

jeg tænke mig at vores regering i stedet for hjalp fn med at få forbudt de atomvåben som nogle lande heldigvis har taget ansvaret for at

at lave en ny beslutning om i fn

et andet spørgsmål er thulekontrakten som

er blevet behandlet der synes jeg det er vigtigt at vi siger nu vil vi snart have noget konkret på bordet jeg har ikke den store optimisme hvad angår regeringens muligheder for at finde en god løsning på det her jeg tror det ender med at regeringen må have fat i

kommer til at ende galt der er heller ikke ret meget der tyder på at

transporterne transporterne til thule

at amerikanerne vil tage dem hjem selv om royal arctic

kan gøre det for halv pris siger amerikanerne at de har mere tillid til at et amerikansk selskab også står for leverancerne til thule det synes jeg er meget meget problematisk og jeg vil gerne høre ministerens holdning til hvad pokker vi skal gøre ved det camp century er jo heldigvis blevet synlig for rigtig rigtig mange mennesker og jeg synes det er vigtigt at

jeg synes ikke der er nogen grund til som statsministeren sagde i sin mundtlige beretning at vi skal vente fordi det

tage ti år inden det lavradioaktive affald begynder at sive med smeltevandet ud til steder hvor

kan gøre det og så må vi finde ud af at få betalt regningen og tage problemerne i

et sted hvor man kunne få dem til at køle ned igen

politiet i grønland jo skal have bedre vilkår vi ved alle sammen at der har været arbejdet med ordentlige telefonforbindelser så man faktisk kan kontakte hinanden over hele grønland det

færøerne går det jo straks bedre og med en stigning på halvtreds procent fra to tusind og

fra fisk jamen så er det jo nærmest et luksusproblem

og at selvtilliden er stor i færøerne jeg har også forstået at der skal bygges to nye tunneler nu så der er der også arbejde til de bygningsarbejdere som måtte have evner

retning og det tror jeg går helt fint altså der er ikke ret meget der kan slå

vigtig jeg drømmer om en situation

rigsfællesskab med tre selvstændige riger eller tre selvstændige stater

være et ægte rigsfællesskab jeg synes ikke man skal græde over

vi på et tidspunkt når frem til tværtimod

forfatningsarbejdet er spændende og jeg vil med stor glæde følge det og jeg har ingen fantasi til at forestille

hvordan det skal udvikle sig for at det er i strid med grundloven den snak synes jeg er uden indhold hvis statsministeren vil

være i strid med den danske grundlov når vi har en aftale med dem om at de kan blive selvstændige hvis de ønsker det

forfatninger jeg tror måske endda vi kunne lade os inspirere

jeg især se på hvordan

vil ordne det med alternativet til en konge det

i danmark kunne få inspiration til at danne republikken danmark

folkeretlige aftaler er jo vigtige og

med at færinger og grønlændere sidder med

vi må også respektere at der nogle gange er forskellige interesser mellem grønland og færøerne og at vi derfor må

at finde en måde at få det indarbejdet på når vi forhandler internationalt

de andre ting

færingerne gerne være medlem af nordisk råd det synes jeg er en god idé og jeg har støttet det i

jeg synes at danmark skal gøre en stor indsats

selvfølgelig kan de være fuldgyldigt medlem af nordisk ministerråd og nordisk råd det ville være rigtig fornuftigt især med den form som nordisk råd har der er ingen grund til at

så er der klimaforholdene det er enormt vigtigt at vi

at bevare det klima der er men også for at gøre arktis atomvåbenfrit det er helt vanvittigt at vi har så ustabile præsidenter med med en finger så tæt på den røde knap der kan udløse en katastrofe jeg tænker ikke kun på trump

der er masser af lande som ikke burde have atomvåben og burde simpelt hen sørge for at

var væk der kunne vi starte med norden og vi kunne starte med arktis og sige at vi ingen atomvåben have hvis vi gjorde det

kæmpe grænseoverskridende skridt

vedtagelse som jeg gerne vil læse

folketinget finder at et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem danmark færøerne og grønland gavner alle tre lande i rigsfællesskabet folketinget anerkender at færøerne og grønland frit kan arbejde med egne forfatninger folketinget opfordrer regeringen til at holde sig orienteret om

og grønlands økonomiske udfordringer med at sikre en bæredygtig og holdbar

og bidrage aktivt til at fremme investeringer i alle dele af rigsfællesskabet folketinget konstaterer en øget international interesse i arktis og nordatlanten og opfordrer til en øget indsats til gavn for alle parter og til at samarbejdet om udenrigs og sikkerhedspolitikken mellem danmark færøerne og grønland fortsat prioriteres højt i overensstemmelse med principperne i fámjin

og kongeriget danmarks strategi for arktis to tusind og elleve til tyve med henblik på at fremme udviklingen af rigsfællesskabet opfordrer folketinget til at samarbejdet mellem de tre lande styrkes og

af de områder hvor danmark går ind og arbejder meget tæt med grønland

rigsfællesskabet ville der ikke engang være kommunefogeder har ordføreren et realistisk bud på et selvstændigt grønland

var interesseret i det så arbejder jeg faktisk med de daglige problemer hver eneste dag netop for at fremme den vision jeg har for det danmark jeg lever i

at grønlænderne mener at de skal være selvstændige næste år det tror jeg ikke der er

længeresigtet projekt som selvfølgelig betyder at de er nødt til at have balance i deres økonomi have nogle indtægtskilder som er stabile det gælder i øvrigt også færøerne men lysten til selv at bestemme og have foden under eget bord eller hvad man siger

ligger jo dybt i alle mennesker den skal man jo ikke underkende bare fordi der er problemer i et land der har også været problemer i danmark vi har

det så ikke mere fornuftigt at lægge vægt på hvad vi kan gøre for at styrke økonomien i stedet for den her endeløse debat om om politisk selvstændighed som alligevel ikke er realistisk på

ikke hellere bruge energien herre søren espersen nævnte de

kan styrke for eksempel investeringsmuligheder på tværs af danmark og grønland

siger at det skal være næste år så lad være med at tage den diskussion på den måde prøv

håndtere det inde i hovedet at det godt kan lade sig gøre at have en drøm måske kan det være drivkraften til at komme ud af de nuværende problemer jeg påpegede netop uligheden jeg påpegede netop

vegne af riget det er ikke helt korrekt grønland har udenrigskompetencen på alle hjemtagne sagsområder

det er jo derfor at grønland har sine egne fiskeriaftaler med andre lande blandt andet eu norge canada og rusland og andre lande

på alle hjemtagne sagsområder

gerne vil være med til at styrke økonomien i grønland hvad med at starte med at investere i de områder som er direkte dansk ansvar blandt andet

der sidder en fra grønland en fra færøerne og en fra danmark når vi sidder i

kun er én stol men der er jeg tilhænger af at grønland og færøerne får størst mulig indflydelse hvad angår indtægterne

er jeg meget opmærksom på at der er en stor indtægt

en aftale for royal greenland

og prøve at se efter nye når island kan

mindre end en ti årig periode så er det jo ikke urealistisk at

men det er ikke nok at man har kærlighed og respekt

på de to og tredive sagsområder som er direkte

som er meget negligeret i dag har enhedslisten

retssystemet fungerer jo ikke ordentligt endnu jeg ved godt at man kan bruge

men det er ikke det samme jeg ved også at der er store transportproblemer som skal løses så der er masser at tage fat på

det var umuligt ifølge grundloven at få en hjemmestyreordning med de beføjelser som

så var det politisk nødvendigt

imod grundloven at færøerne overtog undergrunden

politisk nødvendigt gjorde man det alligevel det var ikke muligt i henhold til grundloven at overtage folkekirken dens forhold skulle reguleres med en folketingslov

det vist sig bagefter at de argumenter som blev brugt

jeg har kun den tilgang og jeg glæder mig rigtig meget til de to processer der kommer til at køre

for eksempel færøerne også gør lidt oprør som de har gjort historisk og aktuelt så synes jeg

er befriende og sundt også for rigsfællesskabet altså at man har en lille smule debat og ikke bare bukker og siger javel herre søren espersen hver gang

er et meget overvældende flertal for rigsfællesskabet

stort ønske om selvstyre det er ikke modsætninger jo mere selvstyre man har på færøerne jo mere man føler sig godt tilpas i i fællesskabet jo stærkere bliver fællesskabet også så de to

mange venstrestemmer der er forsvundet netop fordi man

ønsker langt væk fra sig selv mennesker vil gerne have indflydelse på det der er tæt på dem

en ny kontrakt fra amerikansk side

amerikanske ambassade her i københavn har

man gerne ser at det er et selskab som sejler under amerikansk flag

kan man sige i amerikansk udenrigspolitik og særlig når det drejer sig om aktiviteter på grønland fra grønlandsk side er vi jo selvfølgelig optaget af at at skatteindtægterne kommer det rette sted hen og man kan sige at når arbejdet udføres i grønland giver det også rigtig god mening at skatterne udbetales

jeg kunne godt tænke mig at høre om ordføreren er enig

sejladsen men også serviceaftalen

statsministeren lige om lidt vil sige at han vil tage kontakt til amerikanerne og sige hvad er det her for noget

udvikle grønland hvis det er sådan at amerikanerne kun tænker på sig selv den slags egoisme fører ikke til ret meget

er der også nogle interesser som danmark på vegne af rigsfællesskabet skal varetage på vegne af grønland og på vegne

jo bedre dialog der er internt jo bedre kan man også stå sammen udadtil hvordan kan vi sikre

et styrket samarbejde som tingene er her

denmark first

forhandlinger så det er meget meget vigtigt at vi forbereder forhandlingerne

tidspunkt hvor grønland for eksempel har en rigtig god og stærk selvstændig økonomi og hvor færøerne har en rigtig lang periode hvor de siger

kan modstå alt hvad der kommer så tror jeg også at holdningen vil ændre

det samme gælder når i får lavet jeres forslag til til nye

så tror jeg faktisk at der begynder at ske noget mange steder jeg synes

der mener at det er det færøske folk der

for rigsfællesskabet for det tager kun fem minutter at forlade rigsfællesskabet men vi vil så gerne have i bliver lidt længere det er selvfølgelig mest henvendt til vores fire nordatlantiske medlemmer i folketingssalen for der er mere i posen om jeg så må sige vi kan få meget mere ud af hinandens selskab der er mulighed for masser af gensidig inspiration grønland færøerne og danmark imellem

forstår vi i liberal alliance udmærket udbrydertrangen og trangen til selvstændighed og derfor ønsker vi også at understøtte den igangværende udvikling mod øget selvbestemmelse og forfatningsudarbejdelse på færøerne og i grønland

også meget glade for at den færøske lagmand har tilkendegivet at en kommende færøsk forfatning vil ligge inden for rammerne af rigsfællesskabet og at hensigten ikke er at træde ud af et sådant fællesskab liberal alliance vil altså gerne fastholde et stærkt inspirerende og samarbejdende rigsfællesskab inspirationen kunne for eksempel være i forhold til gennemførelse af økonomiske reformer pensionsreformer niveau for offentlige investeringer mobilitet af arbejdsstyrken

og udvikling helt generelt målsætningen for det sidstnævnte må være at skabe en udvikling væk fra offentligt ejede monopoler mod en erhvervssektor drevet af frie markedskræfter det skal sikres at der kommer gang i en flerstrenget erhvervsudvikling især på fiskeri akvakultur turisme

udviklingen af udvinding af rubiner i grønland

udfordring forbundet med rigsfællesskabets og andre arktiske kyststaters ikke harmonerende krav

udvidelse af de respektive landes kontinentalsokler i arktis jeg tror på

resultat af de afsluttende forhandlinger om deling af området nord for færøerne et resultat der vil kunne være et pejlemærke men ikke nødvendigvis en rettesnor for de øvrige og kommende forhandlinger der har udsigt til lang behandlingstid i fn en hurtigere og mere smidig model for behandlingen

at jeg finder det tilfredsstillende at der er indgået en aftale om igangsættelse af en række nye undersøgelser og vurderinger

camp century at der i forbindelse med satspuljeaftalen for to tusind og sytten er afsat midler til effektiv støtte til udsatte grønlændere i danmark og midler til et styrket samarbejde og faglig sparring mellem danske og grønlandske myndigheder vedrørende tilsynet på socialområdet og at der er indgået en aftale om styrkelse af forsvarsministeriets opgaveløsning i arktis herunder et styrket beredskab til

mange tak til statsministeren for en meget grundig skriftlig redegørelse og en flot fremstilling her i salen redegørelsen er taget til efterretning og liberal alliance støtter

på mit kontor ordføreren er jo velkommen til at

hvor jeg samler på alle de små sejre

så spørgsmålet til ordføreren er også hvordan kan vi blive ved med at styrke de her forskellige områder hvordan kan vi blive

at høre om ordføreren vil løfte sløret for

så meget nyt andet end at vi skal fortsætte den konstruktive dialog

danmark og grønland imellem og og som jeg også gav til kende udbygge samarbejdet om nye områder der kan hjemtages af det grønlandske selvstyre i det omfang grønland mener det er relevant og

hvis grønland hjemtager de forskellige områder

man vælger at håndtere det på en anden måde end den måde som danmark varetager det på i dag det er jo en en præmis man skal være opmærksom på men der er i kæmpestort arbejde i at sikre en ordentlig standard

til de grønlandske myndigheder og der derfor var nogle forhold som ikke var på samme niveau i grønland som de er i danmark og det er klart at der er man selvfølgelig også nødt til at være opmærksom på kvaliteten

placering man har i hierarkiet eller om det er et reelt rigsfællesskab nu

det pæne ord når vi bruger det

er ordføreren ikke enig i at hvis det var tre selvstændige nationer der arbejdede ligeværdigt sammen

var der mere rigsfællesskab i det end nu hvor der er én

og så to hvad skal man kalde det med selvstyre

stor tiltro til og øje for og der kunne sagtens opstå situationer

der kunne udvikle sig i spring og

i fremtiden i alternativet bakker vi op

hvis befolkningerne i grønland og på færøerne ønsker selvstændighed og jeg synes vi skal gøre mest muligt og

støtte dem alle sammen i det her arbejde derfor er vi også glade for at

udtrykkes ønske om samarbejde dialog og støtte i arbejdet med forfatningerne

gode kollega herre rasmus nordqvist sagde sidste år så skal arbejdet understøttes af en målrettet proces for at skabe reel selvbestemmelse reel selvstændighed ønsker befolkningerne fortsat at deltage i rigsfællesskabet men på lige eller mere lige vilkår jamen så bakker vi naturligvis også op om det grundlæggende synes vi at vi bør have meget mere fokus på viden om rigsfællesskabet viden om kultur i vores eget land danmark og i undervisningen i landet et punkt der kun nævnes meget flygtigt i i redegørelsen eller

mere fokus er klimaforandringerne og ikke mindst deres enorme indvirkning på grønland og på den grønlandske befolkning is og permafrost smelter truer infrastrukturen og påvirker livet i grønland er mange eksempler

tvivl om at de menneskeskabte klimaforandringers alvor presser globalt set og også ikke mindst i grønland den nedlagte amerikanske base camp century som er blevet nævnt flere gange er et andet eksempel på hvad det kan betyde når isen smelter

er noget vi behøver at tage stilling til lige nu så er det altså miljøfarligt affald

som kan blive blotlagt og måske endda

sive ud sammen med spildevandet jeg synes stadig det er påkrævet at få slået fast om camp century er et forsvarsområde i forhold til nitten en og halvtreds aftalen

hvis regeringen mener at camp century er et forsvarsområde hvornår blev det så det

skal regeringen egentlig bruge på at afklare de juridiske spørgsmål om oprydningsansvar nu har det været i gang i snart et

statsministeren til at svare på

vi hører ofte at klimaforandringerne ikke kommer til at påvirke os særlig meget her i danmark men når en del af rigsfællesskabet er så direkte ramt som grønland allerede er burde det være endnu et argument for at danmark går allerforrest når det kommer til at føre en grøn

jeg synes faktisk det er pinligt at man ikke tager de udfordringer seriøst

glædeligt at se at der er så mange forskningsprojekter og samarbejder der udspiller sig blandt de nordiske lande

i arktisk råd og i rigsfællesskabet temperaturen stiger dobbelt så hurtigt i arktis som den globale gennemsnitstemperatur havisen er på tilbagetog og forholdene ændrer sig for befolkningerne i arktis samtidig opstår der nye sejlruter nye muligheder for råstofudvinding og fiskeri og det kalder

monitorering af konsekvenser ved øget aktivitet i arktis overvågning af forurening og nye aftaler der sikrer mennesker i arktis og miljøet i arktis igen vil jeg gerne rose for det store videnskabelige arbejde der foretages herunder

i grønland for at skabe det bedst mulige vidensgrundlag så vi politikere har noget at agere ud fra og tale ud fra et par gode projekter som jeg personligt er stødt på og vil fremhæve er greenland perspective der undersøger mulighederne for at bruge næringsrigt mudder fra grønland til udpinte jorde rundtomkring i verden

godt eksempel på hvordan det helt særlige miljø i grønland og i arktis kan bruges til at skabe

en bedre verden der er ligeledes andre projekter herunder udvinding af unikke enzymer der har interessante perspektiver det er dog vigtigt at understrege at når virksomheder og forskere udvinder mineraler og råstoffer i arktis herunder grønland

skal det gøres i respekt for miljø og mennesker helt grundlæggende er det klart at hvis man vil hjælpe grønland

så går det ikke at slække på ambitionerne i forhold til en global klimaindsats

have et varmt og stærkt rigsfællesskab og stærke parter inden for det her rigsfællesskab ikke bliver satset

anerkendt at så er arktis og grønlands klimaudfordringer centrale

har vi en masse forslag til hvordan vil imødekommer de her klimaudfordringer forslag som ofte skydes ned af regeringen på trods af at disse forslag også er til gavn for rigsfællesskabet og de udfordringer som klimaforandringerne medfører jeg savner i højere grad

vi ser i arktis bliver anerkendt som et globalt problem

vores problem og ikke et lokalt problem i arktis vores herunder danmarks adfærd har en direkte indvirkning på opvarmningen i arktis hensynet til arktis skal derfor indtænkes i i al vores politik

ikke nok at igangsætte isolerede initiativer der er brug for en radikal omstilling af vores produktions og forbrugsmønstre danmark bør ikke bruge sin indflydelse i arktis til at sikre at vi bare har vores snævre interesser tilgodeset vi bør gå forrest i forhold til at stoppe

bæredygtig minedrift og udvikling af vedvarende energikilder vi skal sikre at udviklingen i grønland og vores investeringer er med til at sikre en bæredygtig udvikling for mennesker og natur

jeg også gerne set at redegørelsen havde fokuseret mere på de sociale og økonomiske forhold for fællesskabets indbyggere det er ingen hemmelighed som enhedslistens ordfører også er inde på

har massive sociale og økonomiske udfordringer

har vi også udfordringer herhjemme i danmark

det er den enkelte borgers ansvar jeg mener også at staten skal gå forrest i forhold til at sikre at vi har en oplyst befolkning som

det er afgørende for alternativet at vi sikrer at arktis forbliver et lavspændingsområde derfor glæder det mig at

at det vil komme til at ske på lokalbefolkningens bekostning og ikke mindst på klimaets bekostning det er derfor også positivt at eu

har udarbejdet en egentlig arktisk politik der blandt andet fokuserer på klimaforandringer og på bæredygtig udvikling det håber jeg også at regeringen vil tage med i sine betragtninger når

og udenrigspolitik sluttelig kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan regeringen helt konkret indtænker parisaftalen i samarbejdet i rigsfællesskabet og derudover i forbindelse med den nye udenrigspolitik hvordan involverer man konkret repræsentanter for rigsfællesskabets øvrige lande til at komme med input eller hvordan sikrer man at de til stadighed bliver hørt i denne proces der er ingen tvivl om at udviklingen i arktis og rigsfællesskabet skaber både nye udfordringer og nye muligheder og vi håber at danmark

at skabe en økonomisk socialt og miljømæssigt set bæredygtig udvikling med respekt for både oprindelige folk og befolkninger

besøgte kangerlussuaq og så indlandsisen

får samlet den her viden som der er og den forskning som der foregår

selvfølgelig et grønlandsk ansvar men hvordan kan vi her fra folketinget være med til at understøtte at at vi får samlet den viden som der er om

klimaforandringerne påvirker arktis og

så det kunne være interessant at se hvordan man kan styrke det jeg ved at man i arktisk råd også arbejder på at gøre det nemmere ligesom naalakkersuisut også har taget en række initiativer

styrke mobiliseringen både af grønlandske studerende

at forskere kan komme til grønland og grønlandske

at forbyde den meget miljøskadelige tunge bunkerolie som jo også

altså omkring afviklingen konkret omfatter initiativerne

af is afsmeltningen og nye målinger og vurderinger af radioaktiviteten i området ved camp

century samt en miljømæssig kortlægning af det efterladte affald og efterfølgende miljø og sundhedsmæssige vurderinger så det virker ikke som om man er ligeglad

at det her affald risikerer at blive frigivet om cirka

har vi altså en planet vi skal aflevere til vores kommende generationer og der er en og halvtreds år ikke langt ude i fremtiden vi er meget optaget af hvordan vi

den amerikanske stat eller den danske stat som er

det skal ske og gerne så hurtigt som overhovedet muligt og derfor arbejder de danske myndigheder tæt

til folket i danmark i dag har vi tre og tredive procent kvindelige

det arabiske forår i tunesien der er fem en halv år gammelt har de nu fem og tredive procent kvindelige medlemmer af deres parlament ergo er de længere fremme ligestillingsmæssigt

bygge militærbaser i grønland og deres

tilstedeværelse er baseret på en dansk amerikansk forsvarsaftale

ikke er rigsfællesskabet værdigt på nogen måder hverken nationalt eller internationalt indtil videre har vi

at der skal laves en redegørelse og en vurdering

en dialog men redegørelse vurdering og dialog fjerner altså ikke affaldet hvis det var op til alternativet

må tage et ansvar og må sige at nu igangsætter vi det der skal til for at få ryddet op

få lagt en plan for at et juridisk ansvar efterfølgende og hvis det så er hos den amerikanske stat dette ansvar kommer til at ligge

må vi så sørge for at få økonomien på plads med dem men

samtidig med at vi forstår at bibeholde arktis som et lavspændingsområde også i forhold til oprustning så det

skoledag vi skal tilbage

en helt ny verden jeg lavede endda min

eneste drengestreg

skoledag en af mine nye klassekammerater

tóki altså ikke

brøndby stadion vi var i tivoli sammen vi lavede

læge på færøerne

vi møder hinanden med for de muligheder der er

reformer en så at sige strukturel sælskindspolstring det er isoleret set positivt at der er oplevet en positiv vækst de senere år som følge af den stærkt stigende eksport

komme på reformsporet i tide at iklæde sig

tide

i rigsfællesskabet

reformvejen med ambitiøse reformer

været i danmark men det er det

eller hvis man kunne fange flere fisk

foran systemerne så så kommer vi langt

at det er vigtigt at holde fast i den her personlige fortælling

er rigtig mange personlige relationer mellem grønland og danmark og

dem er vi også nødt til at tænke ind

vi jo som grønlandske politikere spurgt hvornår

være selvstændighed i grønland jeg synes det er vigtigt ikke at sige at det er inden for min levetid eller inden for andres levetid

vi også får løst tingene derhjemme men mange tak for det meget personlige

det er jeg rigtig glad for jeg

stor kærlighed og respekt stadig væk eksisterer i i almindelighed og generelt mellem grønland og danmark også efter

vi har mange fælles bånd og fælles historie og mange familier der er knyttet sammen de vil jo stadig væk eksistere

bare grønlands politiske situation og position der vil have ændret sig så jeg tror ikke at

er jo derfor at man kun kan være tilfreds med at

vedtagelsestekst hvor det netop

er til gavn for landenes befolkninger

er klart at vi adskiller os fra hinanden men der er jo altså endnu mere der binder os sammen forskellighed behøver jo ikke at betyde modsætninger og problemer hverken sådan internt i danmark eller mellem lande forskelle i folkeslag kan netop føre til gensidig inspiration og fælles berigelse en plus en plus en

jeg oplever at rigsfællesskabet faktisk giver mulighed for at det betyder fem

snæversynet nationalisme fordummer uanset hvor og hvornår man støder på den så lad os hjælpe hinanden i processen mod selvstændighed på færøerne og i grønland lad os se hvor langt isen holder om jeg så må sige jeg tror det vil give de bedste løsninger hvis den slags store beslutninger mod selvstændighed bygger på et solidt flertal ellers risikerer man altså bare at samfundene bliver rykket fra hinanden

skal man jo bare ikke tro at der ude i verden sådan findes magttomrum hvis man ikke er knyttet til rigsfællesskabet ja så vil man

og på en eller anden måde blive knyttet til andre alliancer jeg har så svært ved at tro at sådanne andre alliancer vil stille grønland og færøerne bedre end at være i rigsfællesskabet og jeg savner under alle omstændigheder nogle flere bud fra færøerne og grønland på hvordan man ser sig selv placeret i verden i en anden alliance

det indtil nu fremstår noget tåget

jævnligt udfordringer i samarbejdet

tror vi skal øve os i at løse dem i stedet for

opløse rigsfællesskabet i sagen om forureningen ved camp century er vi jo enige hele vejen rundt om at der skal ryddes op

der er vel

gøre det til en form for konflikt mellem danmark og grønland det må

okay at undersøge sagen grundigt inden vi sådan fysisk sætter arbejdet i gang

det samme gælder aftalen på pituffik og sejladsen dertil vi er enige om at den sag ikke er håndteret optimalt men det behøver da ikke betyde en modsætning mellem danmark og grønland tværtimod

konflikterne

kan blive talt så meget op at man kan tro at det er det der er det vigtigste

men altså hvis vi ser på rigsfællesskabet

hullerne der er det vigtigste

færøerne oplever jo nu en

jeg ville jo ønske som socialist at fremgangen blev brugt til at skabe mere lighed i det færøske samfund herunder en skattepolitik der kunne tage nogle flere penge fra de mennesker som har så rigeligt i forvejen

jeg ser også lyspunkter i grønlands erhverv og økonomi

at diskussionen om hastigheden mod selvstændighed og spørgsmålet om hvilket sprog der skal være første fremmedsprog altså om det skal være dansk eller engelsk skal fylde så meget to vigtige debatter javel

grønland stødt på vej

samfund står hver eneste dag over for dramatiske sociale udfordringer mange børn vokser op under fuldstændig uacceptable vilkår alt for få unge i grønland får en uddannelse og mens det sker for øjnene er os går synes jeg selv

uforholdsmæssig stor del af tiden og energien med at debattere andre temaer og igen som socialist

de sociale tragedier og på at så få får en uddannelse jeg ønsker både færøerne og grønland al mulig held og lykke på vejen mod selvstændighed men det vigtigste må dog alligevel været reel selvstændighed og uafhængighed og sådan en giver bare ikke mening hvis man ikke har et solidt økonomisk fundament en veluddannet befolkning og en social virkelighed der binder både land og befolkning sammen jeg håber at det er miljø og social bæredygtighed

nogle gange godt kan mangle en mere

og det er jo det der ligger i det forfatningsarbejde

er blevet nedsat det store arbejde

er jo forskellige befolkningsgrupper som har forskellige holdninger til det her og noget af det som mange er optaget af er jo at sikre

tilstrækkeligt velfærdsniveau og sikre at der ikke sker et markant fald i velfærdsniveauet så

vil folketinget på et tidspunkt

interessant at høre hvad tænker sf i forhold til det arbejde der foregår i

håber på at man undervejs i debatten kunne blive noget tydeligere

det synes jeg fremstår noget tåget

man opdage en kold virkelighed det gør der ikke og der er det bare jeg tror på at man måske er bedre stillet ved at være af tre ligestillede dele af et rigsfællesskab

grønlændernes afgørelse men jeg vil bare stærkt opfordre til at man man bliver i rigsfællesskabet

uafhængighed giver bare ingen mening som jeg ser det hvis man har en situation hvor kun halvdelen af landets befolkning får en uddannelse

kan tale om reel indholdsmæssig uafhængighed

til det her med at det virker sådan lidt tåget

sat en retning og så skal befolkningen jo inddrages undervejs

gøre sig klart at betingelserne for at tale om reel selvstændighed

kommissorium kan man tale indholdsmæssigt om reel selvstændighed hvis man er fuldstændig bundet økonomisk socialt og uddannelsesmæssigt

udfordringer inden man reelt kan tale om selvstændighed men respekt for grønlands

førsteprioritet og de midler og de initiativer der bliver igangsat af inatsisartut og implementeret af naalakkersuisut

end noget andet land i betragtning af befolkningsantallet og økonomien

der fylder mest den fylder meget lidt vi er ikke i tvivl engelsk kommer til

jeg håber sandelig også at isen holder for hvis isen smelter

ordføreren mener man skal gøre for at sikre et stærkere rigsfællesskab baseret på det udgangspunkt

når fru aleqa hammond siger

er godt nok det er faktisk langtfra godt nok man bryder børnekonventionen

paf over at et grønlandsk folketingsmedlem kan sige vi har tjek på det vi tager hånd om det det gør man så bare overhovedet ikke

kan det barn der sulter i øjeblikket som går rundt uden tøj på som ikke har noget sted at bo i grønland og som bliver seksuelt misbrugt ikke bruge til noget som helst

om de dramatiske sociale katastrofer der finder sted i grønland det skal da adresseres

til mange af de børn der ikke oplever at der bliver taget hånd om

betragtning at så må færøerne indgå i en anden alliance et andet system og blive en integreret del af et andet system

ser på det indholdsmæssige at så er der nogle mikrostater i europa

men de har langt mindre selvbestemmelse

meget rigtig og vigtig

færøerne på en og samme tid kan opleve vejen mod selvstændighed som en mulighed

man vil gå sammen med andre nationer jeg ved jo at blandt

skulle alliere sig med helt andre magter i verden det kunne man jo gøre men jeg tror så at det vil være en styrke at vi kan læne os op ad hinanden i fællesskabet og på den måde nå længere

og hvis man allierer sig med en stormagt det kan være usa eller kina eller hvad man nu kunne forestille sig gad vide hvor selvstændig man så i virkeligheden er

man nu har en mere retfærdig skattepolitik jeg synes nu der er lang vej at gå endnu set fra et venstrefløjssynspunkt

det skyldes ikke mindst at der var gunstige priser på fisk og rejer der er grund til optimisme men der er også behov for en langsigtet og holdbar vækst der er behov for øget erhvervsudvikling og en stærkere økonomi fra inuit ataqatigiits side har vi længe efterlyst reformer på skatteområdet og på boligområdet og de ser nu ud til at realiseres vi mener at det er vigtigt også af hensyn til solidariteten hvis det er vi skal sikre fremgang i samfundet for os handler det om en større social lighed det handler om at der er for mange børn og unge som efterlades i dag med for få uddannelsesmuligheder og som mangler de helt basale færdigheder ønsker vi at fremme samfundsøkonomien i grønland er der også behov for en større balance mellem rig og fattig

det skal altid kunne betale sig at arbejde

lyder mantraet i danmark og det gælder sådan set også for grønland i dag ved vi at knap halvfems procent af de arbejdsledige er ufaglærte og mange har sociale udfordringer som hindrer dem i at kunne møde de krav som der er på arbejdsmarkedet i dag i et moderne samfund

ved vi at der er en klar sammenhæng mellem uddannelse og jobsikkerhed og derfor

vækst og jobskabelse sammen med et øget uddannelsesniveau stå allerøverst på den politiske dagsorden de kommende år

knap fyrre procent af den voksne befolkning i grønland har en kompetencegivende uddannelse og tallet er heldigvis stigende desværre ved vi også

halvtreds til tres procent af dem der starter på en uddannelse ender med at droppe ud i grønland bruger vi fjorten procent af vores bnp på uddannelse mens man i danmark bruger cirka otte procent uddannelse er et højt prioriteret område i grønland men stadig ser vi at frafaldet er for højt

af de anvendte investeringer som der er i uddannelse fra inuit ataqatigiits side er vi derfor også glade for at regeringen i danmark har været med til at

om de indsatser der er for grønlandske studerende i danmark det er afgørende for grønlands fremtid at

får sig en uddannelse i grønlands arktiske hovedstad nuuk har kommuneqarfik sermersooq ambitiøse vækstplaner i to tusind og tredive er målet at vi skal være tredivetusind indbyggere i nuuk det kræver en massiv investering i by og boligudvikling og selv om

i de sidste år har været massive investeringer i blandt andet den kommende anstalt noget som staten har været med til at finansiere

der behov for at vi også kigger længere ud i fremtiden og er med til at sikre at der er gang i hjulene og at vi får sikret jobs nuuk er som hovedstad en drivkraft for hele landet og ønsker vi at der skal være gang i hjulene fremadrettet er der behov for at vi omsætter visionerne om udvikling af nuuk og resten af landet til handling i de kommende år

tilskuddet udefra udgør omkring fem og halvtreds procent af landskassens indtægter indtægter som det er i dag bloktilskuddet udgør dog en mindre andel de seneste fem år fordi bnp i grønland er stigende at vores økonomi er afhængig af tilskud er ikke tilfredsstillende for grønland derfor

der i et moderne grønlandsk samfund sikres en bredere erhvervsudvikling inden for de fire erhvervssøjler fiskeri og fangst turisme råstoffer landbaserede erhverv herunder innovation og iværksætteri vi skal også i grønland lære at hylde det frie initiativ vi skal hylde iværksætterne og vi skal hylde entreprenørerne selv mindre virksomheder er med til at skabe få arbejdspladser og det fremmer en iværksætterånd i grønland som der skal styrkes i de kommende år viden til de unge om iværksætteri og startups skal komme helt i folkeskolen og derfor er det rigtig glædeligt at naalakkersuisut sammen med fonden for entreprenørskab er gået sammen om finansiering til undervisning af netop dette i de grønlandske folkeskoler inden for råstofbranchen har vi også behov for at skabe nogle succeser vi ser at

rubinminen i nærheden af nuuk er åbnet her for ikke så lang tid siden og det er rigtig rigtig positivt at der begynder at komme gang i nogle af de her mindre projekter for der er behov for at skabe lokale arbejdspladser der skal opbygges kompetencer og vi skal indsamle erfaring naalakkersuisut har også her på det seneste uddelt en række efterforskningstilladelser til mindre råstofprojekter og man forventer

nødt til at tænke langsigtet når vi snakker om råstofprojekter vi skal være med til at sikre at de kommende generationer ikke skal stå tilbage med en regning hvor vi har haft fokus på kortsigtet gevinst

at skabe vækst i grønland går det godt for et land og er der jobs at få

det også attraktivt for folk at komme tilbage igen til grønland det ser vi jo blandt andet også på færøerne hvor der er rigtig positive tendenser og hvor man for første gang kommer op over at være jeg mener at det er halvtredstusind mennesker vi skal være bevidste om at der skal skabes nogle vækstinitiativer i grønland der skal drives en mere progressiv erhvervspolitik og vi skal sikre at der skal investeres i vores børn og unge for uddannelse

der tager ansvar for egen fremtid

er et land som ikke ser os som ofre ikke ser os som undertrykte det handler også om at vi ikke står og peger fingre ad danmark men at vi ønsker at indgå i en ligeværdig og konstruktiv dialog til gavn for begge lande grønland skal tages alvorligt og vi som grønlandske folketingsmedlemmer skal ses som seriøse og respekterede politikere som repræsenterer grønland på bedste vis det er vigtigt at vi i grønland har en langsigtet plan i forhold til hjemtagelse af rigsanliggenderne en plan som er realistisk og gennemarbejdet det kan jeg godt nogle gange savne personligt mener jeg også at vi som grønlandske folketingsmedlemmer

skal sidde med ved de større forlig som handler om grønland vi skal sikre at grønland bliver hørt og at vi bliver inddraget når det kommer til forsvarspolitikken og udenrigspolitikken

de forskellige sager der har været nævnt også tidligere i dag camp century men også andre sager om forurening ved tidligere militære anlæg bliver en kile ned i relationen mellem landene og der er behov for at man sikrer en plan for oprydningen exelis services er i gang med at overtage servicekontrakten på pituffik og det er måske et af de første tegn vi ser på at den amerikanske udenrigspolitik ændrer sig til at have fokus på

at sikre rigsfællesskabets interesser er det vigtigt at vi samarbejder

vi har en tæt dialog internt

ansvar i forhold til grønlands udvikling det er vi heller ikke her i folketinget vi har en lang række sager som vi skal samarbejde om grønlandske studerende i danmark et trygt retssamfund og sikkerhed til søs er blot nogle af de mange områder som vi skal arbejde for at forbedre lovgivning som er blevet opdateret for år tilbage her i danmark er en hindring når

ikke bliver opdateret i grønland en opdatering af arveloven er et af de områder som vi også mener regeringen bør prioritere

mulighederne for at kunne overdrage sin virksomhed som erhvervsdrivende kan ske til næste generation tidligere på året havde vi en høring her i folketinget som

inuit ataqatigiit tog initiativ til den handlede om at sikre et

tryggere grønland og fra inuit ataqatigiit kom vi med et udspil til et stærkere retssamfund i sidste uge var jeg også i sisimiut hvor jeg repræsenterede folketinget

de arktiske parlamentarikeres besøg i grønland men jeg var samtidig også henne at besøge anstalten i sisimiut man kan sige at kriminalforsorgen gør et rigtig rigtig godt stykke arbejde under nogle lidt svære vilkår

har tidligere talt om retspsykiatrien og de mangler der er i forhold til behandling men jeg synes også det vigtigt at understrege at selve bygningen som jo et

er under al kritik den er utidssvarende og jeg synes ikke

vi samarbejder om at finde nogle gode løsninger

nogle ordentlige rammer til at udføre deres arbejde det handler om en ordentlig uddannelse men det handler også om nogle ordentlige fysiske rammer

vi behandle et beslutningsforslag som inuit ataqatigiit har fremsat som netop handler om en styrkelse af justitsområdet i grønland området er et dansk ansvarsområde og det er min store forhåbning men også min formodning at der er et bredt politisk flertal

at bakke op om det her forslag fordi en styrkelse af justitsområdet i grønland vil sende et signal om at grønland og danmark i fællesskab søger at understøtte samfundsudviklingen i grønland qujanaq

nogen voksne omkring dem synes jeg også der er behov for at vi handler

om solidaritet og noget af det som

på skatteområdet også behov for at se på hvordan vi kan sikre en mere

vi skal have brudt en en negativ social arv som vi ser rigtig meget i grønland

uddannelsesmæssige rammer nogle lønmæssige rammer til de folk som er i politiet og

og inden for retsvæsenet det handler også om et kompetenceløft

et grundlæggende ønske for os alle sammen

en form for repræsentant for for staten

jeg vil invitere repræsentanter

lige med det samme ville sørge for at man fandt en anden løsning fordi det er smalle gange som slet ikke er egnede

det er vigtigt at der er en erkendelse af at de udfordringer som der er på socialområdet skal vi gøre noget ved det ser jeg at der er sket et skifte med jeg har

og jeg ser heldigvis at der sker en udvikling men jeg tror at det er helt grundlæggende at det er os selv der skal komme med kritikken før

nogle af projekterne i nuuk og ilulissat er der lagt op til at det skal være et opp

der andre steder er behov for at se på om

statsministeren nævnte jo i sin tale nogle af de muligheder

samarbejde om at lave en arktisk investeringsfond og det har været mit klare budskab til naalakkersuisut at der er behov for

det jeg tror vi kan bruge det til fra grønlands

og fra færøerne side er at sikre os en stærkere stemme kan man sige i arktisk råd fordi vi nu har flere muligheder

er en flaskehals så længe man er nødt til at flyve via kangerlussuaq og ikke kan flyve direkte til nuuk eller til

svært ved at se turismen eller et erhvervssamarbejde blomstre

for de muligheder der rent faktisk er har ordføreren nogle tanker til hvad vi kan gøre fra dansk side for at

støtte grønland i en udvikling i

det snart to år siden jeg var i grønland for første gang som

og allerede dengang hørte vi rigtig rigtig meget tale om det både i ilulissat og i nuuk men det

helt generelt det jeg synes der er vigtigt at huske på når vi snakker lufthavne og infrastruktur er at det er én del af det en anden del af det er overnatningssteder og noget andet er aktiviteter

udvikle nogle forskellige andre områder og måske netop skabe plads til det frie initiativ i forhold til at skabe små

de forskellige steder så jeg tror det er vigtigt at man ikke kun kigger på lufthavne men at man også kigger

behandlet på lige fod med alle andre i hele riget bliver de danske anliggender prioriteret lige så meget i grønland som de bliver prioriteret her i danmark har vi den samme retssikkerhed er det det danske sprog de familiære bånd eller andet der

med resten af rigsfællesskabet ja der kan stilles mange spørgsmål omkring rigsfællesskabet uden om det politiske statsministeren fremhæver gang på gang at det er i dansk interesse at beholde rigsfællesskabet og dermed grønland taksøerapporten fremhævede at det er i dansk interesse at holde fast i rigsfællesskabet selvstyreloven slår entydigt fast at grønland har ret til selvstændighed grønland bestemmer selv

rigsfællesskabets udfordringer er ikke blevet færre med tiden tværtimod mener jeg at rigsfællesskabet er i rivende forandring en meget tydelig forandring selvstyreloven trådte i kraft i to tusind og ni og dermed har forholdet mellem danmark og grønland ændret sig grønland har retten til undergrunden det grønlandske sprog er nu det officielle sprog vi kan selv bestemme hvornår vi ønsker selvstændighed selvstyreloven har sat meget klare retningslinjer for køreplanen for selvstændighedsprocessen det betyder hermed også at vores relationer med hinanden både i danmark og grønland

det politiske plan har ændret sig en ændring som det absolutte flertal i grønland ønsker nemlig at vi arbejder os i retning af selvstændighed

vi har nu en selvstændighed og forfatningsarbejdet er igangsat ønsker fra folket bringes videre i det politiske arbejde et fælles projekt og et fælles ansvar et stærkt fællesskab er et fællesskab hvor man føler ligeværd og man er fælles om beslutningerne om hinandens anliggender og tager fælles ansvar det er desværre ikke altid lige det fællesskab vi mærker når man her fra danmark træffer nogle beslutninger som rammer den grønlandske hverdag uden at man har taget

hvis rigsfællesskabet skal bevares må danmark tage sit ansvar alvorligt der er stadig to og tredive sagsområder som er under dansk jurisdiktion sagsområder som alle ikke fuldgyldigt lever op til dagens behov og dagens grønland med så stort et ansvar er det ikke nok at sige at man finder rigsfællesskabet vigtigt og det er ej heller nok at sige at man ønsker et stærkt fællesskab rigsfællesskab forpligter det forpligter at danmark prioriterer sine ansvarsområder

alle andre dele af rigsfællesskabet os der bor i den nordlige del af rigsfællesskabet oplever igen og igen at de danske ansvarsområder ligger bagest i prioriteringslisten det styrker altså ikke ligefrem vores følelse af fællesskab i riget hvis man ønsker et rigsfællesskab der er stærkt kræver det en konstant indsats for at gøre dette stærkt og solidt man arbejder ihærdigt for at fjerne grænsehindringer som besværliggør en smidig sameksistens både de kulturelle gastronomiske sproglige og uddannelsesmæssige initiativer en respekt for hinandens forskellige hinandens forskellige historie kultur åndelighed og tilhørsforhold er et godt udgangspunkt til et stærkt fællesskab

man på det politiske plan ønsker og et rigsfællesskab man ønsker på den samfundsmæssige side kan ses på konkrete initiativer hvor mange midler bruges der på at sikre at man underviser

unge i faktuelle realiteter om hinandens samfundsforhold hvor meget ved vores unge egentlig om hinandens lande

rigtig mange gymnasieelever på besøg unge der gerne ville vide lidt om grønlandske forhold og om relationerne mellem danmark og grønland jeg ser en meget lille viden om grønland hos unge desværre

jeg tror at et stærkt rigsfællesskab er et fællesskab man er sammen om hvor man respekterer hinandens forskellige synspunkter forskellige kulturer og forskellige prioriteringer der vil jeg mene at rigsfællesskabet vil blive bygget på et fællesskab med en solid viden om hinanden

et stærkt samarbejde mellem grønland og danmark indtil nu har vi ikke set de helt store forbedringer på de danske ansvarsområder men der er tid endnu og der er gode samarbejdsområder for os i folketinget men ikke mindst også for vores naalakkersuisutansvarlige på områderne lad os samarbejde samarbejde en smule mere end vi har gjort hidtil lad os tage flere initiativer til at sikre en bedre retssikkerhed for den nordlige del af rigsfællesskabet end vi har gjort hidtil vi er bevidste om vort lands størrelse vi er bevidste om

lands beliggenhed vi er bevidste om de problemstillinger vi står over for vi er bevidste om vort lands muligheder

lands vigtighed for verdenssamfundet et udgangspunkt som som i sig selv gør os stærke og giver os mod til at gå hele

for at gøre fællesskabet lidt mere solidt og lidt stærkere end det er i dag ingen kritik af danmark for den sags skyld ingen klynk ingen jammer intet brok men implementering af selvstyreloven

løser vi bedst i fællesskab ikke alene

jeg ved at et område som ordføreren lægger rigtig meget vægt

er at man skal tale mindre dansk og mere grønlandsk

på universitetet i stedet for det her meget ensidige fokus på selvstændighed ville det

hvad der er bedst for den grønlandske befolkning i forhold til uddannelse og

indført og dermed retten til selvstændighed så det er ikke inatsisartut eller naalakkersuisut der har bestemt det

en evig diskussion for et globaliseret samfund hvor meget dansk

fylde når vi opererer med tre sprog i vores samfund det synes jeg også er en helt naturlig diskussion

jeg tror samtidig at det at det ikke bare er selvstændighed

den grønlandske befolkning koncentrerer sig om tværtimod

selvstændighed fylder ikke mere end

at de opgaver kunne blive løst på samme måde hvis det ikke var for danmark

selvstændighed i stedet for politisk selvstændighed hvis hvis alle de ressourcer og

og handle selvstændigt at tage hånd om

en del af selvstændighedsprocessen politikken er det mindste politikken kan man forhandle sig frem til alt andet er meget vigtigere der mener jeg også at selvstændighedsprocessen er en proces som skal styrkes i det grønlandske samfund

en generel diskussion om hvad det er for et samfund vi ønsker i fremtiden

ting der så er hjemtaget altså jeg kan

en undervisnings eller uddannelsesproces som som er ganske fortvivlende

behandles ordentligt sådan at de bliver varetaget til fuld tilfredshed

det har vi set på sundhedsområdet det har vi set på uddannelsesområdet vi har set det på mange forskellige områder som grønland i forvejen har fået hjemtaget fra danmark så jeg jeg vil ikke

problemstillinger vi kommer til at stå over for

som har hjemtaget alle deres sagsområder

og dårligere til dansk og engelsk kan man stort set ikke

bliver rigtig dygtige til grønlandsk og det er fint

bor i grønland synes jeg men hvis det så er det eneste de kan så er der ingen vej åben ud til de samfund hvor man kan få en højere uddannelse det er problemstillingen og det synes jeg man bør arbejde meget mere ihærdigt for at løse i stedet for hele tiden at

vi har et uddannelsessystem i dag som møder møder meget kritik

på mange områder men når vi ser den historiske plan for grønland

i hele vores arbejde i arktisk råd i den sammenhæng vil jeg mene at kongeriget har en fælles stemme

møder vores udfordringer med med de lande

men har svært ved det netop fordi de meget ofte ikke forstår de samme bæredygtighedsprincipper og modeller

hvordan

har jeg indtil videre svært ved at se hvordan det kan gøre os endnu stærkere i regionen end

deportere folk så hvis ikke de vil være kommunefogeder

et problem der skal løses men det gør vi altså nok

at nu kan man det og at nu skal man det og

at det grønlandske

at nedgradere det danske sprog synes jeg faktisk at man gør det grønlandske folk

på grønland vel vidende at der ikke er en eneste advokat i grønland der kan grønlandsk

er under dansk ansvar ligesom domstolene det vil jeg synes er

når det er sagt synes jeg også samtidig at

naturligvis skal på samme plan som alle andre steder for at styrke retssikkerheden både til søs og til lands

det er jo store ord og vi har også store forventninger til det

to ministerier som har med børn og unge at gøre

det viser sig faktisk

familien hvis jeg kan sige det sådan så jeg skal nok

ham en hilsen han er også min søns gode ven sådan er der skabt mange relationer mellem færøerne

faktisk omkring år ni hundrede og halvfjerds og det var et møde mellem to

på færøsk det var et sted hvor

vikingetiden mødtes for at handle og de to der mødtes der

i

en lille sum sølv og så afleverede han det til harald blåtand

købmændene fik lov at sejle og

fik en klækkelig løn for sit virke og sejlede hjem igen til

var det ikke kun for at medvirke til udviklingen af et stærkt og selvstændigt

medvirke til en mere moderne og konstruktiv dialog om sameksistens mellem færøerne og

egen velfærd men jeg ville også arbejde for en sameksistens hvor relationerne

blev styrket politisk kommercielt

at grundlaget hviler på et stærkt selvstændigt færøsk fundament og vores egen frie vilje

end nogen sinde på jysk ville man sige at det går ikke så ringe

den danske statsmagt med ambitionerne om en mere tidssvarende dialog

det går forrygende godt med lakseopdrættet og det går forrygende godt med det pelagiske fiskeri eksporten og handelsbalancen har det rigtig godt vi havde vistnok et plus på en

landsstyrets økonomiske rammer for samfundets udvikling de kommende år indeholder både overskud

investeringer i den færøske infrastruktur

så har vi for et par måneder siden sagt goddag til borger nummer halvtredstusind på færøerne for første gang nogen sinde husk det

har stor betydning for den langsigtede demografiske udvikling hovedårsagen til væksten skal findes i flere arbejdspladser og et voksende udbud af videregående uddannelser og ledigheden på arbejdsmarkedet er faldet til

offentlige tjenester

for et snævert flertal i lagtinget at gennemføre svære

men omsider er fiskerireformen kommet i lagtinget hvor den bliver behandlet i løbet af den næste måneds tid

selv finansierer halvfems procent af det færøske statsbudget og lagtinget selv står for det meste af

har derfor stor betydning for sammenhængskraften i vores samfund at vi får vedtaget en forfatning

vores identitet et

og at det færøske folk skal spørges hvis der skal indgås betydelige aftaler der forpligter vores

andre nationer arbejdet med forfatningen går nu ind i en slutfase

forslaget forelægges og diskuteres

offentligheden før afstemningen og jeg har en stor tiltro til at

en gallupundersøgelse for nylig indikerede

som er en kontrakt mellem det færøske

opgave at administrere magten i samfundet

for den færøske ambition jeg oplever snarere at regeringen forsøger at lukke dialogen ned med sine defensive udmeldinger om at enhver

begrænse den politiske dialog til et spørgsmål om jura men her går

statsministeriet og justitsministeriet

regeringens ønsker og når man samtidig hævder at

justitsministeriet er de eneste autoritative tolkere af

og det er forkert og det bekræfter

har svært ved at bevæge sig ind i et dynamisk og respektfuldt samarbejde

stadig væk hænger fast i en senkolonial ambition om at udøve magten

dele af kongeriget så længe som

en vis behændighed at navigere i det miljø

nu skal jeg komme til den positive del og sige at jeg gerne vil rose regeringen for dens støtte til vestnordisk

ansøgning om at få observatørstatus i arktisk

omfatter et parlamentarisk samarbejde mellem grønland island og færøerne

for velfærd i arktis og jeg håber at

om at stramme op på betingelserne for at opnå medlemskab

der stammer fra bæredygtig fangst

har været en katastrofe for de arktiske samfund og skaden kan kun begrænses ved

er på vej i eu med brexit står den europæiske union foran kolossale ændringer det europæiske søkort eller skal vi kalde det kort over fiskerettigheder står også over for

ikke mindst på fiskeriområdet de store aktører er selvfølgelig eu og

eksport af pelagiske fiskeprodukter

er åbenbar og det er

forsvare egne interesser

de midler der er tilgængelige

det her om selve grundlaget for den færøske velfærd og den vil vi til enhver tid

få den med om at kampen for den færøske velfærd og den færøske selvstændighed

er omkring grundloven nu at ordføreren er

løsrivelsesmand og derfor

hvordan han ser ønskeresultatet

samfund hvilke rettigheder vi har hvilke pligter vi har hvordan vi organiserer et politisk system

vi så også får stadfæstet den færøske selvbestemmelsesret og at det er det færøske folk som har den ultimative magt over

jeg kan ikke se at det her på nogen måde er i et

egentlig bare er en udmøntning af flere

klarer det jo med bravur hver gang der bliver hjemtaget et område og så videre

for ikke ret lang tid siden som jo bekræftede

ordføreren er inde på netop det her med at det muligvis ikke var et spørgsmål om løsrivelse

over tres procent af den færøske befolkning

der er gennemført en ny gallupundersøgelse og den viser helt klart et flertal

udligner vi hinanden og har ingen indflydelse i de her internationale fora

vi mener også at det er utrolig vigtigt at de bilaterale forhandlinger som man har imellem strandlande

som bilaterale forhandlinger og at ikke havner inde i de

mig at citere statsministerens eget svar

sagt oplevet enorm enorm fremgang det sidste år

går for at citere en anden statsminister ufattelig godt produktionen er kraftigt øget laks fra færøerne har betydelig større pris på

verdensmarkedet end anden laks overskuddet per

næsten surrealistisk stort der foretages enorme investeringer

skabes rigtig mange arbejdspladser både i selve industrien og i de tilknyttede dele af økonomien

til færøerne som aldrig før

økonomi drives jo som bekendt også i høj grad af store forventninger bag optimismen lurer der

en angst for at pendulet vil svinge den anden vej

haft et overskud som er større end det vi har

er det biologi vi har med at gøre det er gået galt på færøerne

før det er gået galt i norge det er gået gået galt i chile og selv om man er meget bevidst om risikoen og selv om

det helt exceptionelle resultat fra to tusind og seksten vil næppe gentages ethvert marked bevæger sig jo altid mod et ækvilibrium hvor der er

udbud og efterspørgsel og det vil også ske når det gælder laks fiskeriet det ved vi går op og

det vil renten sikkert også og selv om mange unge mennesker nu flytter til færøerne

arbejdsmarkedet og pensionister om ikke så mange år ændres fra cirka fire til en til cirka fire til

skal heller ikke være blind for at der kommer en dag i morgen

der er lagt en ny fordelingspolitisk linje

de både får et løft her og nu og bliver mere modstandsdygtige når færøerne igen surfer ned ad den økonomiske bølge vi ved jo at det altid er de svageste grupper som rammes først når der

kommer økonomisk stagnation en pensionsordning er på vej til at blive

gennemført således at vi får en bedre holdbarhed

fiskerisektoren vil også blive reformeret

formål både at sikre et større afkast en bedre forvaltning af de

levende ressourcer og en forankring af princippet om at

fiskene i havet er hele folkets ejendom dette

den politiske logik det ved alle jo som sidder herinde er jo således at det er svært at gøre nødvendige ting nødvendige ting i gode tider når man kan se at noget er økonomisk nødvendigt så er det meget ofte politisk umuligt at gøre det når problemerne så bliver så åbenlyse at man kan se at

så er det ofte økonomisk for sent at det er svært at styre i gode tider er ikke bare noget man siger

har vælgerne ikke stor forståelse for at tingene må ændres men lad os nu se regeringen har i hvert fald en en

fast kurs og en stærk vilje en anden reform berører forholdet til danmark og

den bør også laves nu mens der er fred og ro og forholdet til danmark er på sit allerbedste

bør kunne tale sig til rette men samtidig er det svært at lave reformen lige nu netop fordi der er fred og ro det er svært at lave politik uden de konflikter som skaber interessen og de konflikter som driver debatten frem men

et identitetsdokument som forfatningen skal være

også regeringen vil kunne se at det også vil gavne forholdet mellem danmark og færøerne

fra dansk side også bøje sig imod den enighed

må for guds skyld ikke tænke at et politisk stærkere færøerne er et problem for rigsfællesskabet eller endda en trussel mod rigsfællesskabet det forholder sig

den eneste ændring vil være at myndigheden og finansieringen ligger der

den pragmatiske kurs i selvstyrespørgsmålet som mit parti altid har støttet hvor kompetencer og pligter stille og roligt og i fuld enighed mellem danmark og færøerne overflyttes til de myndigheder hvor de mest naturligt ligger

overtagelser på regeringens dagsorden de er betydelig mere komplicerede men vurderer man at det kan gøres på forsvarlig vis så håber jeg også på regeringens velvilje dér som sagt jo stærkere og mere ligeværdig færøerne bliver

hvor færøerne har fået sin egen gradvis stærkere identitet er på det udenrigspolitiske felt her sagde statsministeren i sin tale i dag at grundloven sætter klare grænser men det er ikke så sjældent at fiskeripolitik og handelspolitik bliver udenrigspolitik det sker under mellemstatslige forhandlinger om fiskeri

vel ikke nogen tvivl om at færøsk eksport til rusland

udenrigspolitisk aspekt men selv

er regeringens kloge linje at det blander man sig ikke i når støtten til rigsfællesskabet er så stor på færøerne som

er i øjeblikket så skyldes det ikke mindst denne kloge linje men jeg mener modsat statsministeren

man kan gå videre i sin tid støttede en dansk statsminister fuldt ud færøsk medlemskab af nordisk råd nu siger

sig gøre og henviser til grundloven

med én stemme i henhold til grundloven statsministeren

ingen dansk regering kan sætte sig ud over grundloven heller ikke i den gode viljes tjeneste naturligvis men manøvremulighederne er altså meget store

at være som en harmonika og hvis den skal rumme et fællesskab hvor alle kan føle sig til rette så må den trækkes helt ud det er vigtigt at man vælger det

pragmatiske spor som har ført os så langt sammen i stedet for det juridiske spor som så ofte giver os problemer det bærende i fællesskabet må naturligvis være de politiske de økonomiske de sociale og de personlige muligheder og ikke de juridiske begrænsninger derfor vil jeg også kvittere for det samarbejde jeg har jeg har haft med regeringen om at fjerne grænsehindringer i rigsfællesskabet

er det nu muligt at få tildelt cpr nummer

man bor på færøerne og færinger i danmark som de sidste år har

sværere adgang til visse sociale ydelser

ligestillet jeg kvitterer også for regeringens velvilje i forhold til mine forslag om medfinansiering af dansk færøske projekter jeg kvitterer i det hele taget for de ikke så få flueben vi har fået sat siden vi sidst havde den her debat til sidst vil jeg sige

der skal få rigsfællesskabet til at fungere ikke kun er de formelle rammer der må også være en levende interesse for det og forudsætningen for interessen er selvfølgelig viden og der

der er lavet lidt materiale om færøerne til skolebrug

små teasere det er fint men

gå videre at lære om færøerne burde i hvert fald være en lille bitte smule af enhver dansk folkeskoleelevs faste pensum det er det ikke i dag så sammenfattende vil jeg sige

svaret på det spørgsmål som statsministeren stiller i dagens avis

ikke nogen koalition som ønsker det koalitionen er under ledelse

kommer penge fra danmark seks hundrede og

hvis der ikke var de her penge imellem så stadig ville støtte rigsfællesskabet og der var der sådan cirka tredive procent som sagde at

men jeg har jo givet mit og regeringens bud på sådan

set ikke meget af det sagte der rykker ved det det rokker så ikke ved at det har været en

jo har været mange aspekter der knytter sig direkte op til rigsfællesskabet nogle af dem er også af principiel karakter

går på tværs men derudover har det

en fantastisk anledning til at få

lidt tættere indblik i hvad der egentlig er den aktuelle situation

den tredje del af rigsfællesskabet danmark har vi så ikke talt så meget om men det gør vi så tit hvordan går det i danmark her går det også godt målt på realøkonomien

de nordatlantiske medlemmers egen vurdering af hvad situationen

kan man jo også nemt lytte sig til at det det ser meget forskelligt ud

de udfordringer man står med i de andre dele af rigsfællesskabet

meget forskellige og det giver jo næsten sig selv af mange gode grunde blandt andet hele den geografiske dimension

og jeg nævner det her selv om det måske er en banalitet fordi jeg tror at det også skal tages med i den her debat om hvordan

spændstighed nok i rigsfællesskabet til at alle føler sig

hjemtage

afpasses med de realøkonomiske muligheder og den kompetence der bygges op og det er

kodeordet var jo pragmatisme og

også min egen tilgang desværre har jeg så ikke det syn

en harmonika man kan trække ud

danskere i udlandets adgang til at stemme ved danske valg hvor jeg havde

en lige så ideel interesse i at gøre det anderledes end vi gør i dag som jeg mener og vurderer herre sjúrður

magni arges interesse er

færøerne men hvor jeg bare måtte konstatere at der er så meget patina på på grundloven at det kunne man ikke bare trække ind hvor man ville så mit udgangspunkt er jo at vi

fuld respekt for alle ønsker om at træde ud

også en stor glæde over at det er blevet bekræftet her i dag at ambitionen på færøerne er

identitetspapir

og det færøske socialdemokrati

javnaðarflokkurins medlem af at den aktuelle stemning på færøerne ikke er i retning

en løsrivelse men men noget mere bevægelsesfrihed det er

et ønske jeg godt forstår og derfor er det også fortsat mit håb vil gentage det her i dag

vil være med til at finde de pragmatiske

er så optaget af det herunder spørgsmålet om hvordan vi udvikler

ordningen danmark for så vidt angår færøerne og grønland så er det jo fordi

et udtryk for rettidig omhu at få den diskussion i god tid inden vi potentielt kommer til at stå i en eller anden konflikt som involverer både færøerne og grønland så det vil jeg gerne gentage her jeg har jo nævnt det flere gange i

lagmand og i forhold til den grønlandske landsstyreformand

håber også at det kan blive et emne som vi konkret kan diskutere når vi mødes til rigsmøde på bornholm her

holdt fordi det jo minder os alle sammen om hvad det også handler om nemlig menneskelige relationer og familiære bånd jeg er selv et eksempel på det et historisk skæbnefællesskab som vi alle sammen har et ansvar for

om jeg vil også gerne ekkoe hvad herre karsten hønge sagde og jeg synes han sagde flere

jeg overraskes selv ved at stå her på folketingets talerstol og fremhæve herre karsten hønge som en jeg nu vil støtte mig til i min argumentation

det der er den globale realitet nemlig at

findes et magtens tomrum

er det en interesse for danmark for færøerne og for grønland at bevare og udvikle det her rigsfællesskab som

bør det indgå i analysen hvad er alternativet og jeg er slet ikke i tvivl om det var jeg heller ikke ved indledningen af den her debat at det ikke bare er sådan som fru aleqa hammond citerede mig for

sagde at jeg gang på gang har sagt

ikke bare i danmarks interesse det er i færøernes interesse

danmarks interesse at bevare og udvikle rigsfællesskabet og at læne sig op mod hinanden

jo ikke er at man bare svæver i egen ret

er jo at man i givet fald så måtte søge andre alliancer jeg tror i virkeligheden med henvisning til hvad jeg allerede

med det forhold in mente at vi lige om lidt når den her debat er slut starter på en

grønland at jeg vil indskrænke mine bemærkninger til det jeg her har sagt idet jeg så selvfølgelig vil stille mig til rådighed for de spørgsmål og bemærkninger der måtte være

i øvrigt udtrykke en oprigtigt følt glæde over at vi

afstemningen er udskudt til et andet og senere tidspunkt

jo altså forventeligt kan man se med det forslag til vedtagelse

ikke bare blandt de danske partier men også over til de nordatlantiske medlemmer

men jeg bekræftede at selve afstemningen om forfatningen

at netop det at vi er en del af rigsfællesskabet der hviler på enhedsstatstænkningen er med til

med i forskellige internationale sammenhænge på selvstændig vis

min hensigt og det har jeg heller ikke stået og bildt mig selv ind det var en reference til det

set glæder mig meget nemlig en bekræftelse af

i den form man arbejder med det jo altså

har jeg udmærket forstået at

herre magni arges parti og rimeligvis også i andre er en ambition der rækker ud over det og som rækker videre end det

jeg har et spørgsmål til statsministeren og det vedrører et emne som jeg berørte i

og hvordan

statsministeren ser orienteringen fremover lad os sige

for eksempel de nordatlantiske medlemmer af folketinget men allermest er jeg

interesseret i hvilken dialog man har tænkt sig at have

derfor vi har nedsat en tværministeriel taskforce det også derfor der har været en dialog med både

i den kommende tid så vi er bedst muligt klædt på til

at varetage vores interesser det er jo også derfor vores ambassade

også grønland og færøerne i forhold til at afdække mulighederne for at sætte færøske og grønlandske synspunkter igennem i den dialog og den forhandling der kommer med storbritannien på et tidspunkt når den første fase af de her forhandlinger

om politiet og kommunefogederne hvor justitsministeren har taget

en en række tiltag

også helt bekendt med det arbejde som advokatsamfundet og andre

har har lavet det handler om de her ting og det har regeringens bevågenhed

har det helt overordnet sådan og en hel række af folketingets medlemmer har

danske ansvarsområder som ikke er hjemtaget af grønland

skal vores ambition jo være at løse den opgave

der kan være omstændigheder der er anderledes det er i hvert fald evident at der for så vidt angår grønland når vi snakker kommunefogeder er en omstændighed

i forhold til mange af de opgaver som som er hjemtaget og der står

udfordring for eksempel det forhold at det kan være svært at stille med en kommunefoged i hver en

var egentlig for at få inddraget befolkningen

billede at det vil blive et anliggende mellem partier

når vi skal diskutere forsvarets rammer og forsvarets vilkår som har en specifik

lande har krydsende interesser såsom fiskeriet

grønland hjemtog fiskeriet allerede tilbage i

og i den sammenhæng fik grønland også kompetencen til at kunne føre udenrigspolitik direkte inden for fiskeriet og har sidenhen også

når statsministeren siger dette

om at grønland ønsker at føre sin egen udenrigspolitik også inden for fiskeriet hvad bygger bygger statsministeren det

har flyttet sine kompetencer ind i den europæiske

resten af rigsfællesskabet hvis man kan formulere det på den måde

den danske stemme så det er jo ikke uden om danmark

jo præcis den ordning som vi meget gerne vil diskutere pragmatisk altså praktisk

skabe smidighed i dens funktionalitet fordi der i hvert fald potentielt kunne opstå situationer

statsministeren siger at danske interesser er på vegne af hele rigsfællesskabet og at dette er koordineret

dele af riget hvad bygger statsministeren det på når grønland fremkommer med skarp kritik

er et synspunkt der ikke deles i grønland så skal man jo trække sig ud af rigsfællesskabet fordi det kan jeg sætte igennem jeg har fuld respekt for

at den endelige konklusion drages der

royal arctic line i forlængelse af

i folketinget som tror at løbet er kørt i forhold til servicekontrakten

anledning til bekymring at at det er amerikanske virksomheder som i højere grad

en dialog med de amerikanske myndigheder som sagt helt åbent naturligvis også har været udfordret af at der har været

der var en i debatten der før ligesom forsøgte at politisere det derhen at det nok var den nye amerikanske administration og

hvad der blev sagt der må man vel bare helt fair sige

skriver sig tilbage i historien der har været et

vakuum i i washington

en en fælles interessevaretagelse det er vi meget opmærksomme på og derfor analyserer man også de her ting i i udenrigsministeriet jeg skal i øvrigt så henvise til udenrigsministeren for

køre en undervisningsbog rundt

i folkeskole eller på kanten af den danske folkeskole målrettet mindreårige børn med et billede af mig det er godt nok i en lidt yngre version end end nu der hedder sådan er færingen

er der en formidlingsmæssig opgave vi ikke har løst fuldt ud jeg vil meget gerne

uddybet det her også mere sagligt men mit korte svar er nej der er mere at gøre jeg er i øvrigt helt enig med det herre

godt på forhånd give tilsagn om

det kan i andre så gøre men bare som en

mener at grønland ville være i stand til at klare sig økonomisk men selv med det årlige bloktilskud er grønland

grønlands økonomisk råd har anslået som statsministeren også nævnte at der skal budgetforbedringer til på en milliard kr og efter danske forhold kan vi altid gange med hundrede

ud og finde budgetforbedringer på hundrede milliard kroner i løbet af de næste ti tolv femten år det er ikke sjovt

som enten ville medføre katastrofale offentlige nedskæringer eller kaste danmark for løverne på det internationale lånemarked især hvis det skulle vise sig at der ikke var nogen muligheder for over en årrække at genoprette økonomien det er jo det afgørende af den grund skulle man forvente at grønlands landsstyre og landstinget var travlt beskæftiget med at forberede markante reformer specielt inden for det forsømte uddannelsessystem samt erhvervsreformer nu hvor den grønlandske politiske ledelse må have indset at drømmen om oliemilliarder er forbi der ser jeg ikke de grønlandske politikere tage det ansvar man er i gang med andre og mere storslåede planer nemlig selvstændighed og den dagsorden har samtlige politiske partier bundet sig til processen er sat i gang og den kan ikke standses siger man planen er

mine neutrale briller ikke farbar det er den diskussion jeg gerne vil have i dag og jeg ser frem til statsministerens

har afsluttet men her kan man så kan man sige zoome mere direkte

det her spørgsmål som interesserer rigtig mange

men også her i danmark det er jo overvejelser altså om en forfatning som har været undervejs i nogen tid og i november to tusind og seksten besluttede inatsisartut på baggrund af en redegørelse fra

at bemyndige landsstyret til at nedsætte en grønlandsk forfatningskommission og udarbejde et kommissorium for for

seksogtyvende april altså for en lille måneds tid siden orienteret mig om det kommissorium

i udgangspunktet arbejder kommissionen med en tidsramme på to tre år og kommissionens medlemmer skal som udgangspunkt være

af landstinget kommissionen består af syv medlemmer og alle partier har indstillet medlemmer til

vivian motzfeldt fra siumut er formand både

kan invitere andre sagkyndige til at deltage i arbejdet kommissionen tilrettelægger selv sit arbejde etablerer et sekretariat til at betjene kommissionen ifølge kommissoriet skal kommissionen udarbejde forslag til en grønlandsk forfatning i to tempi

at en del skal kunne træde i kraft mens grønland er en del af rigsfællesskabet og skal for grønlands vedkommende supplere grundloven

træde i kraft den dag grønland måtte blive selvstændigt

det fremgår af kommissoriet så forstår jeg imidlertid at der efterfølgende har været en drøftelse

suka k frederiksen kommissionens formandskab og inatsisartuts ad hoc udvalg vedrørende forfatningskommissionen om den nærmere forståelse af kommissoriet en drøftelse om hvorvidt kommissionen kun udarbejder forslag til en forfatning der skal gælde for et selvstændigt grønland

det er kort tid siden og udsendte en pressemeddelelse det fremgår at kommissionen her har stadfæstet at man vil arbejde efter en forfatning der skal gælde når grønland bliver en selvstændig stat og derfor må jeg bare sige

set fra min skrivebordsstol og nu her fra

er der på nuværende tidspunkt ikke fuld klarhed over kommissionens arbejde jeg kan i øvrigt oplyse at det fremgår af forfatningskommissionens pressemeddelelse at kommissionen også drøftede spørgsmålet om hvordan man bedst samler folket oplysningsindsatsen om ejerskabet til ressourcerne til lands og til vands om plads til forskellighed og lige muligheder

at muligheden for at blive medlem af de forenede stater som en anerkendt stat på lige fod med andre stater samt

af nato også blev drøftet

jeg vil nævne i dag som jeg også tidligere har tilkendegivet at det er klart at den kommende grønlandske forfatning skal respektere grundloven hvis forfatningen skal gælde mens grønland er en del af rigsfællesskabet

kommissoriet fastslår at kommissionen hvis den udarbejder bestemmelser som skal gælde mens grønland er en del af rigsfællesskabet skal involvere justitsministeriet så det sikres at

justitsministeriet løbende kan vurdere forfatningsforslagets indhold med henblik på at det kan rummes inden for grundlovens rammer

mellem mellem medlem af naalakkersuisut for selvstændighed og justitsministeren hvis der bliver behov for drøftelser mellem regeringen og landsstyret undervejs

for for nærværende jeg jeg glæder mig i øvrigt til det rigsmøde vi skal have

på bornholm og håber at det kan give mig yderligere

selvstændighed uafhængighed

vi har jo tidligere drøftet den økonomiske situation og nogle af de udfordringer som grønland står over for og det er jo for at sige det ligeud ikke ubetydelige udfordringer grønland har behov for reformer og nye indtægter finanspolitikken er ikke holdbar altså aktuelt er der et godt konjunkturbillede og det er rigtig godt men der skal gennemføres store budgetforbedringer de kommende år hvis velfærden skal fastholdes i takt med at der bliver flere ældre og færre til at tjene pengene og holdbarhedsudfordringen

udgør ifølge grønlands økonomiske råd op imod en milliard kroner eller over syv procent af bnp i to tusind og fem og tredive og det er rigtigt

at hvis man skal perspektivere tallet for også

og fem og tredive perspektiv med hundrede milliard kroner for at

milliard kroner det svarer til lidt over halvdelen fem og halvtreds

af landskassens samlede indtægter eller sagt på en mere forståelig måde for hver to

det er så et tilskud der gør det muligt at grønland kan have et betydelig højere velstandsniveau end

altså uden et dansk bloktilskud dertil kommer så at staten varetager en række opgaver i grønland som selvstyret har mulighed for at overtage men som endnu ikke er overtaget vi havde i den sidste debat en debat om på hvilket niveau vi varetager det og jeg lyttede også til

venlige men bestemte kritik der var af nogle af områderne fra de grønlandske medlemmers

politi retsvæsen kriminalforsorg havmiljø kortlægning person familie og arveretten og hvis man ser på statens udgifter til de områder altså de aktuelle udgifter

så er der ikkehjemtagede opgaver som vi bruger omkring nul milliard kroner på aktuelt af dem udgør sagsområderne under justitsministeriet op imod de fire hundrede million kroner

og grønland beslutter selvfølgelig selv om man efter en overtagelse vil bruge flere eller færre penge på områderne end staten hidtil har gjort jeg

der blev sagt om at vi på nogle områder godt set fra grønlands side kunne løse opgaven bedre så er der så nogle områder som rigsmyndighederne varetager og som først kan overgå til grønland ved selvstændighed det drejer sig blandt andet om

og her anvender danmark aktuelt

milliard kroner årligt på forsvarets opgavevaretagelse

især suverænitetshævdelse derudover varetager forsvaret også en række andre samfundsopgaver blandt andet eftersøgnings og

stor del af havmiljøberedskabet og med aftalen om at styrke forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i arktis fra december to tusind og seksten vil der blive tilført yderligere en hundrede og tyve million kroner årligt til området

den aktuelle økonomi økonomi og uden at trampe rundt i en konklusion

tror jeg man helt stilfærdigt kan konstatere

bæreevne med det velstands og velfærdsniveau der aktuelt er i grønland spørgsmålet om hvilke rettigheder og forpligtelser mellem grønland og danmark der vil gælde ifølge folkeretten hvis grønland beslutter sig for selvstændighed blev jo behandlet af grønlandsk dansk selvstyrekommission

selvstyreloven og her forudsættes det at

gennemførelsen af selvstændighed for grønland sker ved

der skal i en sådan aftale træffes beslutning om en række spørgsmål som følge af folkeretten det drejer sig om blandt andet statsborgerforhold for personer som bliver berørt af grønlands selvstændighed der er efter folkeretten derimod ikke noget krav om at danmarks økonomiske støtte helt eller delvis skal bevares efter at grønland har opnået

jeg skal jo ikke her stå og foregribe resultatet af en forhandling

endsige en aftale om gennemførelse af grønlands selvstændighed engang i fremtiden det må bero på de konkrete omstændigheder som gør sig gældende på det tidspunkt hvor det måtte blive aktuelt men jeg forestiller mig ikke en situation hvor statens tilskud eller opgaveløsning fortsætter i en længere periode efter grønlands selvstændighed

vil regeringen naturligvis respektere beslutningen men vi vil beklage den og personligt vil jeg begræde den det er mit ønske og håb at vi fortsat vil være knyttet sammen i et stærkt rigsfællesskab i mange år fremover til gavn for vores befolkninger og til gavn for udviklingen af vores samfund i min optik

er den nuværende selvstyreordning unik også i et historisk perspektiv den giver

en sikkerhed for det grønlandske samfund samtidig med at grønland har mulighed for

at stort set alle vigtige beslutninger om det grønlandske samfund træffes i grønland og

er jeg stor tilhænger af vores historiske rigsfællesskab jeg er overbevist om at det gør både danmark og grønland stærkere

håber at vi vil holde af hinanden og holde sammen mange år

glædeligvis tjenes ind på et

men på en eller anden måde synes det at sløre sanserne sådan at de underliggende strukturelle problemer er forsvundet eller synes så abstrakte at de er pakket væk i den offentlige debat

som statsministeren her refererer til den forklaring om hvor grønlands økonomi står mener jeg ikke at den grønlandske befolkning får selvstændighedspolitikerne giver i stedet i den offentlige debat udtryk for en helt anden historie nemlig at selvstændighed er løsning

med mange grønlændere det er et forvrænget billede af den situation der vil opstå efter at selvstændigheden er en realitet

grønlands befolkning præcis hvilke dramatiske konsekvenser for levestandard og velfærd et selvstændigt grønland vil

for befolkningen og herunder at gennemgå og blotlægge blotlægge

som staten efter grønlands selvstændighed naturligvis ikke længere påtager sig et ansvarligt landsting

energi på utopiske billeder i stedet målbevidst kaste alle kræfter ind på at løse grønlands store økonomiske problemer og samfundsmæssige problemer de fortæller ikke den grønlandske befolkning hvad der vil ske når bloktilskuddet på på fire milliard

fortæller heller ikke hvad man mister når flådens mangeartede fredelige og hjælpsomme aktiviteter slutter og heller ikke hvad det vil betyde af ændringer i internationale lånebetingelser de fortæller heller

hvor meget man mister når samtlige sundhedsudgifter uddannelsesudgifter udgifter til politi og retsvæsen hundrede procent skal afholdes af grønland i en situation hvor dygtige folk i øvrigt i stort tal forlader øen og rejser til danmark lige så lidt som de fortæller hvad der skal udredes når forvaltningstunge områder som udlændinge arbejdsmiljø fødevarelovgivning udenrigstjeneste og søfartsstyrelsen skal betales af grønland

hverken er det fornødne mandskab

man glemmer kort sagt at fortælle hvor meget der reelt nu betales af danske skatteydere og som altså fremover hundrede procent skal betales af grønlandske skatteydere i en situation hvor nettoudvandringen fra øen bør få alle alarmklokker til at

at jeg betragter selvstændighedsbevægelsen som ødelæggende for det grønlandske folks velfærd og standard og som udtryk for en eskapisme hvor realiteterne fortrænges de fleste grønlandske politikere kender det ved jeg udmærket til at velfærdsstaten er på spil men vender det blinde øje til de ved udmærket at der hvis landet ikke allerede

at gennemgå den frygtelig lange række af katastrofale sociale problemer som hjemsøger øen selv i en situation hvor bloktilskuddet faktisk udbetales jeg tør ikke tænke på hvad der vil ske af dårligdomme hvis selvstændigheden bliver en realitet og de fire

ikke længere forefindes i landskassen det er naturligvis det afgørende store problem som må og skal løses der er tale om at en stor del af børnene i grønland lider nød og det er vor opfattelse at staten bliver nødt til at gribe ind det er danske statsborgere vi taler om så af den grund kan vi for alvor tale om at danmark har en forpligtelse til engagement jeg skal på vegne af

fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget opfordrer det grønlandske selvstyre til snarest grundigt at redegøre for præcist hvilke dramatiske negative konsekvenser for levestandard og velfærd et selvstændigt grønland vil medføre for befolkningen

den meget lange række af økonomiske forpligtelser

staten efter grønlandsk selvstændighed naturligvis ikke længere påtager sig folketinget opfordrer yderligere

lægge andre gøremål til side for i stedet energisk og målbevidst at kaste alle kræfter ind på at løse grønlands enorme økonomiske

arbejde med at få formuleret og vedtaget en forfatning som i høj grad vil kunne styrke deres identitet og fællesskabsfølelse som folk en del af forfatningen bliver udformet så den kan rummes inden for de aftaler der ligger i rigsfællesskabet

det fremgår af selvstyrelovens forarbejder at det står grønland frit for at indlede en forfatningsforberedende proces folketinget konstaterer at forfatningskommissionens kommissorium fastsætter at forfatningskommissionen involverer justitsministeriet i sit arbejde så det sikres at bestemmelser som skal gælde mens grønland er i rigsfællesskabet kan rummes inden for grundlovens rammer folketinget konstaterer at statens tilskud til grønland fortsat udgør over halvdelen af landskassens indtægter og dermed grundlaget for indkomsterne i grønland staten varetager herudover en række områder i grønland folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for en standard på danske ansvarsområder i grønland som svarer til standarden i danmark med de afvigelser der kan begrundes i grønlandske forhold jævnfør bemærkningerne til selvstyreloven folketinget finder at spørgsmålet om grønlands selvstændighed

forlade rigsfællesskabet vil vi selvfølgelig respektere det personligt ville jeg synes

utrolig trist jeg har svært ved at finde det rigtige ord det vil være

miste en del af vores identitet men vi vil selvfølgelig altid respektere et demokratisk flertal det var det korte svar det lange svar er en smule mere nuanceret fordi rigtig rigtig mange ting

i den rigtige retning i grønland som det fremgår af statsministerens redegørelse er der aktuelt fremgang i grønlands økonomi ikke mindst i to tusind og seksten hvor væksten var høj det skyldes blandt andet fiskeriet som har bidraget væsentligt til den opadgående kurve fiskeriet bugner og det kan selvfølgelig mærkes i den grønlandske økonomi når det er sagt

er der stadig væk en lang række udfordringer som grønland står over for jeg vil ikke begynde at opsummere dem her jeg synes at vi har været godt rundt i det i dag men der er i hvert fald et overvældende behov for

reformer samt nye indtægter der kan gøre grønlands økonomi holdbar jeg var også selv inde på nogle af

der brug for væsentlige budgetforbedringer hvis velfærdsniveauet som vi kender det i dag

økonomien kommer vi til en for venstre afgørende del i spørgsmålet om grønlandsk selvstændighed og det er bloktilskuddet for selv om jeg i mit korte svar anførte at venstre naturligvis ville respektere hvis et flertal i grønland ønskede at træde ud af rigsfællesskabet forudsætter det jo en selvbærende økonomi danmark giver i omegnen af fire milliard kroner om året det svarer til lidt over halvdelen af

ressourcer som grønland skal finde hvis man skal kunne gøres økonomisk uafhængig af danmark derfor mener jeg at hele den diskussion vi har lige nu om politisk uafhængighed

være erstattet af økonomisk uafhængighed jeg er sikker på at hvis man kan nå frem til en

noget som vil styrke fællesskabet og sammenholdet i rigsfællesskabet personligt ser jeg helst at rigsfællesskabet består men jeg har selvfølgelig forståelse for at dele af grønland og færøerne ønsker mere bestemmelse over den hjemlige affære når når jeg siger dele af grønland og færøerne

når fru aleqa hammond siger at grønland ønsker selvstændighed

er det vel dele af grønland mig bekendt er det ikke et enstemmigt grønland der ønsker det så jeg håber i stedet at vi kan fokusere på

gøre for at styrke rigsfællesskabet som statsministeren var inde på hvad kan vi gøre for at styrke undervisningen om rigsfællesskabet hvad kan vi gøre for at styrke udvekslingen i rigsfællesskabet det er et pinligt lille antal danskere der har været i grønland og på færøerne og omvendt hvad kan vi gøre for at styrke det økonomiske samarbejde mellem danmark grønland og færøerne hvad kan vi gøre for at styrke fælles investeringer også på transportområdet hvad kan vi gøre for at fjerne grænsehindringer så det bliver nemmere at operere på tværs af rigsfællesskabet alle de her ting

føre til en sund grønlandsk økonomi for

være i rigsfællesskabet også betydelig større og så vil det forhåbentlig fjerne en stor del af af dem

vi så ikke med det det er skuffende når der er så mange andre ting der kunne

selvstændighed vi snakker selvstændighed i

selvbåren altså danmark finansierer foreløbig halvdelen af de

der der skal til for at det grønlandske samfund kører rundt og der er intet der tyder på at at det bliver bedre

en selvstændighed og vi slår meget klart fast at selvstændighed

det er jo det vi har sagt igen og igen

utopi inden for en nærmere

hvad vi kan gøre for at løse nogle af de udfordringer der er i grønland ikke mindst hvad vi kan gøre for at give grønlands økonomi et kæmpe boost fremad

at så længe man skal med et indenrigsfly rundt

skaber det nogle hindringer inden for blandt andet turisme som

om grønland ønsker selvstændighed eller ikke ønsker selvstændighed og hvornår og hvor meget vi vil diskutere det det er også

og det er vi også enige med hinanden om i henhold til selvstyreloven det synes jeg også er rigtig godt når det er sagt

hvordan man kan være med til at hjælpe det grønlandske samfund

dansk jurisdiktion og disse har været underprioriteret rent finansielt gennem mange mange år

over for samtlige partier og regeringer hvad med at starte med

for at styrke den grønlandske økonomi og

behov for rigsfællesskabet hvis det er sådan at grønland skal

i forhold til det specifikke spørgsmål om de områder som danmark stadig væk varetager

synes jeg at statsministeren svarede svarede rigtig fint før

i danmark og i grønland men der er visse blandt andet geografiske udfordringer i grønland

for eksempel i forhold til til bygdefogeder

man ikke kan sammenligne danmark og grønland en

men vi er selvfølgelig altid åbne for at se på hvad vi kan gøre bedre og det er derfor jeg i min tale under den sidste behandling jo blandt andet takkede

for netop at komme med initiativer på retsområdet for at se

bliver politiserende men at vi sådan set følger med i hvad det er der sker i grønland i forhold til at arbejde hen imod selvstændighed

interessant at høre ordføreren hvad det

nogle områder man mener at vi bør gå ind og

det er jo et bredt område også i forhold til

i forhold til arresthuse hvor hvor vi ser at der er nogle udfordringer som er anderledes i grønland end end de er i danmark men jeg synes vi skal vente med den mere dybdegående dialog om det her

den debat som ordføreren selv starter her i næste uge som

vores politiske udvikling på forsvarsområdet men selvfølgelig også

jeg håber det er svar nok for ordføreren

jo et område hvor forsvaret tydeligvis prioriteres meget højt i den kommende tid fordi det er en prioritet for

er imponeret over herre søren espersen men jeg synes han har en lidt ridefogedagtig tilgang til

med ligeværdige parter i et samarbejde det det kunne man gøre på pelle erobrerens tid

vi er i et rigsfællesskab hvorfor skal de der pegefingre og forsøg på at være bagklog og sige hvad grønlænderne

skal gøre for at klare sig ud af det her

andet og det tredje

en negativ tilgang til det som jeg ikke synes om jeg tror ikke at hvis nogen kom og ville diktere

glæde sig og sige nej hvor er det da dejligt at eu kommer og fortæller os hvordan vi skal lave økonomisk politik eller for den sags skyld en

kan man da bedst lide at planlægge efter sin egen kultur og sine egne ideer og de der ting og så tager man gerne imod hjælp

sætter os ind i den rolle som hverken

topstyrede model

fremme et ligeværdigt samarbejde og hvis grønlænderne synes at de på nogle områder kan have mere gavn af fællesskabet så skal de endelig sige til

i den sidste debat om rigsfællesskabet som jeg mener der godt kan gøres noget ved

gerne gentage at jeg synes der kan være

energi i at sige vi vil selv styre vores land og vi vil skabe en situation så vi på et tidspunkt kan være selvstændige

noget meget meget positivt i det er der normalt også når man snakker

sociale situation for børn i grønland initiativerne for

i grønland nogle af dem har vi ansvaret for og andre har

som sikkert kan frigives men vi kan ikke frigive det for dem vi kan sige

af turistindustrien

og råstofudvindingen på nogle områder det er ting som står i det grundlag som den nuværende regering har peget på som hovedmuligheder for en udvikling dem vil jeg gerne bakke op om

gerne stille spørgsmålet hvor kan vi bidrage i den sammenhæng

komme med bidrag vi er også nødt til at sige hvor kan vi så være med der

vi har lovet noget hvad angår servicekontrakten

vi har lovet noget med oprydningen i landet især med med camp century vi har lovet noget om

vores del af tingene kører på

også lovet et samarbejde om international politik og udenrigspolitik vi har lovet noget om hvordan vi bruger vores forsvar

systematisk forbedre hele tiden fordi det gavner grønland og

vil jeg gerne sige at jeg har stor respekt for mennesker som siger vi sætter os et visionært mål vi har godt nok

vi har sociale problemer nu og dem vil vi også

det viser at det er et folk med en holdning til at de vil

udvikle det og også kunne have

nu er tiden gået så

i mit talepapir for lidt siden men det

timer siden da vi

også gælder nu hvor vi på foranledning af dansk folkeparti debatterer grønlandsk selvstændighed helt specifikt

i liberal alliance vil vi meget gerne fastholde et stærkt og samarbejdende rigsfællesskab og det indebærer så også at støtte op om det ønske som er i grønland om øget selvstændighed

vi skal udvikle det fortsatte samarbejde i rigsfællesskabet

og vi skal samarbejde på de mange områder hvor danmark og grønland har fælles interesser fra dansk side skal vi understøtte den økonomiske udvikling i grønland mod et liberalt åbent marked så det grønlandske samfund er bedst gearet til en eventuel fremtidig øget selvstændighed for forfatningsmæssig uafhængighed vil også betyde økonomisk uafhængighed

så tilfælde være klædt på til at kunne klare sig uden de økonomiske

som opnås i dag derfor mener vi at danmark sammen med

selvstyre skal arbejde henimod mest muligt selvstyre og mest mulig hjemtaget administration inden for rigsfællesskabet og selvfølgelig i enighed liberal alliance støtter dermed den vedtagelsestekst som socialdemokratiets ordfører læste op tidligere

vi som sagt op

hvis befolkningerne i grønland og på færøerne ønsker selvstændighed så skal vi gøre mest muligt

imod selvstændighed vi håber at at vi kan se tre selvstændige lande under samme forfatning

skal dette arbejde understøttes af en målrettet proces for at skabe reel selvbestemmelse og selvstændighed ønsker befolkningerne fortsat at deltage i fællesskabet

kan vi naturligvis også arbejde for det så har vi spørgsmålet om bloktilskud

personligt mener jeg at den historie man køber ind på når man har koloniseret et andet land

sige b det vil sige at man hjælper det her land med at nå op på niveau med andre industrialiserede industrialiserede lande derfor bør danmark også fortsætte med at give grønland økonomisk kompensation for kolonitiden

den skade og den ulempe som man har påført og forvoldt et land under kolonisering

vores gøren og laden i dansk vestindien og i slaveriet

det var min personlige holdning som ordfører for alternativet må jeg helt konkret sige at når vi udarbejder vi

økonomi men i stedet

er for et samfund vi ønsker

for en verden vi gerne vil bidrage til når vi så kommer herned

vi finansieret alle vores forslag krone for krone sådan

kommer det til at fortsætte med at være men vi tillader os

udarbejdelsen af visionerne som er det samme som

ikke skal være dikteret af økonomi

mener jeg også grønland skal have i deres forfatningsarbejde

kiffaanngissuseq ataatsimoorneq

overveje at danmark jo også på et tidspunkt

dele af sverige og også dele af tyskland

er der andre steder hvor ordføreren synes at

som stat gjorde i forhold til hvor lang tid

skrevet ind i selvstyreloven at en selvstændighed gør at bloktilskuddet skal udfases så jeg taler ikke om at man for evigt skal give bloktilskud og give støtte det er klart at den skal nedtrappes men jeg mener ikke det er en forudsætning for at blive selvstændig

selvstændighed i grønland og på færøerne

til danmark slet og ret ikke er hinandens modsætninger

snarere give synergier

og hvis vi gør det sammen

naturens side der er fra naturens side en drift til at

på egen hverdag det er naturligt så selvfølgelig er det noget der arbejdes

i arbejdet hen imod øget selvstændighed

som det er blevet sagt adskillige gange i debatten her at grønland i højere grad økonomisk kan stå på egne ben når vi på den

at vi ikke taler selvstændighed ned

i det projekt

fælles retning og vi skal arbejde i samme retning og derfor

balancen mellem på den ene side en klar støtte til grønlands bestræbelser

af den aktuelle økonomiske situation i grønland

ikke skille ad vi kommer ikke derhen

og her besluttede forfatningskommissionen i enighed at de vil arbejde med en model hen imod fuld selvstændighed

eneste grønlandske parti er her i folketinget arbejder for at fremme grønlands interesser men i øvrigt også rigsfællesskabets interesser for nylig blev befolkningen i grønland spurgt om de ønskede selvstændighed hvis det betyder et markant fald i velfærdsniveauet og et flertal sagde nej jeg hører også til blandt denne gruppe og jeg synes personligt at vi også bør se på økonomisk politik når vi drøfter selvstændighed personligt mener jeg også at det er yderst vigtigt at sikre en selvbærende økonomi og sikre at de områder som vi selv har ansvaret for i dag uddannelsesområdet socialområdet sundhedsområdet erhvervspolitikken og kulturpolitikken også bliver løftet vi har i dag en rigtig stor opgave i inatsisartut og i naalakkersuisut som endnu endnu ikke er løst tilfredsstillende

nødt til også at styrke vores alliance frem for at bryde bånd og jeg vil her understrege at den forbindelse som der er mellem danmark og grønland

er stærk der er rigtig mange personlige relationer der er også mange af os som har danske aner som er blandet op med vores grønlandske ophav

grønlandske kultur er også påvirket af den langvarige relation som der er mellem de to lande og de to folk hertil kommer også at der er mere end sekstentusind grønlændere som har valgt at bosætte sig i danmark

jeg synes man bør være opmærksom på og det er en meget personlig holdning hvis vi ser på

kan man sige at der er sket en enorm udvikling i grønland siden vi fik hjemmestyre i nitten ni og halvfjerds udfordringerne på socialområdet og på uddannelsesområdet er velkendte og

her i folketinget men det er også vigtigt at huske på at nogle af de første som fik en studentereksamen eller som fik en akademisk eksamen er fra mine forældres generation og vores samfund er stadig i fuld udvikling uddannelsesniveauet i grønland er stigende afhængigheden af bloktilskuddet er faldet en smule over årene og selv om der er udfordringer kan man også sige at grønland på mange måder er på rette vej inden for erhvervsområdet

er fiskeriet på mange måder en succes og mulighederne for

at udnytte ressourcer i undergrunden er store ligesom vi også ved at turisme har et endnu større udviklingspotentiale det er en proces hvor vi hen over tid formår at udnytte de menneskelige og de naturlige ressourcer som vi har til rådighed i grønland det handler om en opbygning af en selvbærende grønlandsk økonomi og det mener jeg blandt andet også skal ske

styrkede alliancer og relationer til andre lande grønland er dybt afhængig

en relation til andre lande ligesom danmark som jo i hvert fald på på verdensplan

de her relationer en af de udfordringer som jeg meget konkret ser der er i forholdet mellem grønland og danmark

hvordan vi opfatter hinanden det handler om at der er huller i vores forståelse

kendskab til hinanden og jeg synes der er plads til rigtig meget forbedring hvis man

meget lidt om grønland og særlig om de moderne moderne grønlandske forhold selv om det også er en del af deres egen historie

ved rigtig mange unge til gengæld rigtig meget om det danske samfund

rigtig mange grønlændere som har været i danmark og det gælder ikke altid den anden vej samtidig

at sikre en højere standard blandt andet på justitsområdet

udenrigspolitikken i mine øjne

det lige så meget en del af det at udvikle det grønlandske samfund og kigge på de opgaver som vi selv sidder med her i folketinget det er en opgave som vi har i dag og jo bedre vi løser den jo mere vil det være til gavn for de folk som vi arbejder for frem for at vi kun ser hen imod fremtiden

synes jeg også det er vigtigt at vi ser på

vi kan gøre i dag for at sikre et bedre liv for grønlændere ønsker vi en stærkere økonomi et bedre samfund og et bedre grundlag for fremtiden

forstå at fundamentet bliver lagt i dag hvordan et selvstændigt grønland kommer til at se ud i fremtiden er op til det grønlandske folk og hastigheden af implementeringen af selvstyreloven her i folketinget har vi en opgave hvor vi skal sikre at vi lever op til en ligeværdig standard på de to og tredive områder som danmark varetager

af alle gaver nemlig hjemmestyret det var vigtigt for hende at fortælle mig at jeg skulle føle medejerskab

gøre os stærkere og friere

ønsket om selvstændighed og ønsket om at tage ansvar for alle vore egne anliggender er givet videre til den næste generation

rigtig smukt dette frø er ved at udfolde at udfolde sig selvstændighed jeg føler mig utrolig privilegeret fordi jeg lever i en tid hvor vi virkelig er i gang med selve udformningen af selvstændighed i grønland og tager hånd

danmark og grønland har i fællesskab udformet selvstyreloven en lov som vi begge kan være meget stolte af og en lov som bliver anset som best practice på verdensplan

hvordan to lande kan samarbejde om en løsrivelse baseret på respekt og forståelse

min levetid og det får jeg også stor kritik for

er to vidt forskellige verdener og samfund jeg er vokset op i et land med eget parlament

til selvbestemmelse er vokset drastisk siden den politiske bevidsthed er meget stærk og aldrig har vi uddannet så mange som vi gør i dag vi er bevidste om vores egne alvorlige problemer men vi tager også et stort ansvar og gør hvad vi kan for at løse problemerne på vore egne præmisser og baseret på vore egne fejl og egne erfaringer jeg vil gerne være til stede den dag hvor vi synger vores nationalsang og det grønlandske flag hejses og der er en verdensomspændende nyhed om at grønland er blevet uafhængigt jeg kan ikke forestille mig en større dag og naturligvis ønsker jeg at være til stede hvem ville ikke det

en proces som lige så meget et grønlandsk ansvar som det er et dansk ansvar begge nationer skal leve op til de aftaler vi har med hinanden skal dette lykkes er det begges ansvar indtil andet er bestemt

vi er bevidste om vort lands størrelse vi er bevidste om vort lands beliggenhed vi er bevidste om vort lands muligheder og ikke mindst om vort lands vigtighed for verdenssamfundet et udgangspunkt som i sig selv gør os stærkere og giver os modet til at gå hele linen mod selvstændighed jeg støtter op om

lige inden hjemmestyretiden så det er på mange måder en anden måde

noget af det som jeg synes er enormt vigtigt er

ikke kun snakker om skåltaler og symbolpolitik men at vi netop også forholder os til

er for et ansvar vi har som politikere over for det folk som vi repræsenterer så mit spørgsmål går meget kort ud på hvordan kan vi sikre

de mange opgaver som der jo sådan set ligger i selvstyreloven og implementeringen af selvstyreloven

uummannaq som bliver betragtet lidt som et yderdistrikt og taler udelukkende grønlandsk i

folket tror meget på

det drejer sig om råstofområderne de tre søjler som er bærende for

udvikling i grønland er meget ofte det som folk relaterer til når de snakker om økonomisk uafhængighed

opbakning og tilslutning til

et moderne grønland som jo

og derfor tænker jeg at noget af det der er interessant i hele den her selvstyreproces

og hvor er det vi kan samles om

hvilket sprog der nu måtte tales derhjemme men selvstyreloven sætter rammebetingelserne for hvordan et samfund vil være skruet sammen også hvad angår det sprogmæssige og

jeg synes selvstyreloven skal være det samlende organ

indledende bemærkninger at det ikke er fuldt afklaret om om kommissionen kun udarbejder et forslag til en forfatning der skal gælde for et selvstændigt grønland eller tillige

at vi har den naturlige forventning at

kommende grønlandsk forfatning respekterer grundloven hvis forfatningen skal gælde mens grønland er en del af rigsfællesskabet

helt andet perspektiv

vi vil naturligvis følge arbejdet i kommissionen og jeg har så i øvrigt også den forventning at der etableres en direkte dialog mellem mellem medlem af naalakkersuisut for selvstændighed og justitsministeren hvis der bliver behov for drøftelser mellem regeringen

og landsstyret undervejs

spørgsmålet om om grønlands forfatning rejser nogle udfordringer hvis forfatningsforslaget lægges ud til en

gav udfordringer i forhold til færøernes ønske tilbage i to tusind og et om en folkeafstemning om selvstændighed med udskudt udskudt ikrafttræden altså hvis man opererer med den tanke at man har en forfatning som

træder i kraft når man bliver selvstændig og man stemmer

dengang anså regeringen den første afstemning som færøerne ville gennemføre for at være en de facto afstemning om selvstændighed selv om

der først skulle stemmes endeligt om selvstændighed ti år

det er klart at en sådan afstemning

sætte gang i en proces der skal finde sted mellem regeringen og landsstyret om gennemførelse af grønlands selvstændighed og her forudsætter folkeretten at forskellige spørgsmål drøftes det drejer sig blandt andet om statsborgerforhold for personer som bliver berørt af grønlands selvstændighed

jeg siger ikke det her fordi jeg på nogen måde har en ambition om at stå og foregribe nogen konklusioner her i dag men bare for at anmelde problematikken

bero på de konkrete omstændigheder som gør sig gældende på det tidspunkt hvor det måtte blive aktuelt men jeg gentager bare for en god ordens skyld

jeg ikke kan forestille mig en situation hvor statens tilskud eller opgaveløsning fortsætter i en længere periode efter grønlands selvstændighed

det er vel i øvrigt også det som har været

har lyttet til ordførerne her i dag og derfor må man selvfølgelig erindre sig hvad vi talte om til en start

økonomiske værdi af det aktuelle bloktilskud den økonomi der knytter sig til de opgaver der løses af danmark som kan hjemtages og de opgaver som er rigsanliggender og som naturligvis også vil overgå til et selvstændigt grønland så i det lys

er temaet for en eventuel folkeafstemning i grønland naturligvis helt centralt og jeg går ud fra at der vil være en dialog mellem regeringen og naalakkersuisut inden et forslag i givet fald sendes til til afstemning helt afgørende er det her spørgsmål

om økonomi og

som jeg var inde på i min indledning og som det også

har grønland behov for reformer og nye indtægter finanspolitikken er ikke holdbar ifølge

og tredive det er en realitet man i givet fald skal forholde sig

ellers ville kunne have og som man i sagens natur også bliver nødt til at forholde sig til fraværet af i et

for det tredje er der de over tredive sagsområder som grønland har mulighed for at overtage men som stadig varetages af staten og hvor vi altså aktuelt har omkostninger i omegnen af skønsmæssigt

endelig er der som jeg også nævnte i mit første indlæg jo

de opgaver der er rigsmyndighedsopgaver og som aktuelt

altså udøves på en måde hvor der anvendes i omegnen af nul milliard kroner på forsvarets opgavevaretagelse det styrkes med den arktisindsats vi

holdes i erindring i forhold til det videre

man i grønland jo selv bestemmer hvilke politiske spørgsmål man vil fokusere sin

jeg håber blot at man vil tage de ting jeg har nævnt her med i det videre arbejde

bare gentage hvad jeg også har sagt før nemlig at i mine øjne

er den nuværende selvstyreordning ganske unik den giver en sikkerhed for det grønlandske samfund som har udfordringer samtidig med at grønland har mulighed for at overtage yderligere kompetence og udvikle selvbestemmelse i den takt som grønland selv ønsker

med en tak til alle for en god og engageret debat ikke bare om grønlands fremtid i denne forespørgselsdebat men om rigsfællesskabet helt generelt i

man ikke bare kan være selvstændig uden at have sin økonomi i orden

jeg møder folk både i grønland og her er at de snakker meget om det og er meget meget meget bevidste om at

at diskutere hvordan en forfatning kan se ud det er der vel ikke noget

ikke forestille mig en en forfatning i grønland der skulle være i strid med den danske

grundlag hver enkelt grønlænder diskuterer på jeg har fuldstændig respekt for diskussionen og også respekt for drømmen mit bidrag til diskussionen er

set bare den portion realisme

dertil kommer så at der løses opgaver i grønland af danmark som kan hjemtages til i i omegnen af

og det er jo i hvert fald den økonomiske udfordring man står over for på det tidspunkt hvor man vil manifestere en selvstændighed

det er både fair og rimeligt og ordentligt at bringe det

det er godt for grønland når man skal arbejde sig ud af de store problemer at man også har nogle visioner og nogle drømme om hvor man vil hen i stedet for til evig tid at være afhængig af danmark det synes jeg

pris på jeg vil gerne høre statsministeren hvad er det for en paragraf i grundloven der bliver brudt hvis

for rigsfællesskabet og en forfatning efter selvstændighed så gjorde jeg rede for i mit første indlæg

eller i begge scenarier fordi der oven på kommissoriet har fundet

en politisk debat sted

ønsker jeg selvfølgelig afklaret der er intet som helst problem i

det gælder også i forhold til den sidste debat

hvis man opererer inden for det man kunne kalde for identitetspapirer som respekterer at man fortsat er i rigsfællesskabet

hvis man laver en forfatning som de facto er en forfatning der hviler på selvstændighed og bringer den til afstemning med udskudt ikrafttræden og

så står grønland med den udfordring at man har meldt sig ud med den effekt at

i danmark er nødt til at tage stilling til hvordan

offentlige økonomi

brug for transparens i den her proces der er brug for dialog der er brug for samarbejde og vi stiller os til rådighed og har også

jeg kan konkludere for nærværende

altså også en efterfølgende pressemeddelelse fra

til det kommissorium som er er skriftligt og kommunikeret

hvis man læser pressemeddelelsen og kommissoriet

rejser det i hvert fald nogle nogle spørgsmål så der er i hvert fald et

og derfor kan man sige at bloktilskuddet udgør en del af grundlaget for den økonomi der er i grønland

det udgør en del af velfærdsydelserne

jo ikke som sådan øremærkede det synes jeg er vigtigt

om den som en meget permanent størrelse

naalakkersuisut på vegne af den her forfatningskommission kom til regeringen og spurgte

er der og de kommer ind og de kommer ud og og situationen er den at med det aktuelle bloktilskud

udgør bloktilskuddet fem og halvtreds procent af grønlands

altså løses opgaver

der principielt kunne hjemtages allerede nu

lovgivningen at det i givet fald skulle finansieres inden for rammerne af den grønlandske økonomi

dertil kommer de her rigsmyndighedsopgaver af en tilsvarende størrelsesorden

ikke for at slukke nogen drøm om selvstændighed overhovedet men det er klart at i rejsen derhen

er det vigtigt at have med både for at kunne bestemme tempoet altså

men selvfølgelig også i

holde fokus på nogle andre temaer ved siden af den her diskussion nemlig spørgsmålet om

økonomiske selvstændighed altså bæredygtigheden ind

disse grænsehindringer kunne løses således at man i rigsfællesskabet kunne få en meget

er ikke rigtig kommet noget siden da

mit sidste møde med socialministeren henviste socialministeren mig til statsministeren

nu havde vi den debat om rigsfællesskabet før

forfatningsarbejdet i grønland og grønlands økonomi men

jeg har ikke andet ønske end at

det gælder både i relationen danmark grønland og danmark danmark

egentlig opfordre til at man tager det op direkte

dansk opgaveløsning i i grønland og det skal vi kunne stå på mål for

sat i gang i grønland med henblik på en forfatning som potentielt medfører selvstændighed koblet op på hvad det

vigtige der står tilbage også i forhold til den efterfølgende grønlandske debat

har en række udfordringer der i hvert fald ikke for nærværende er håndteret

drages med ind i den her debat om hvad det præcis er for en forfatning man man udarbejder og hvad formålet

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse

politiske uoverensstemmelser og nuancer når vi går i gang med debatten men vi er alle sammen enige om at der en vigtig diskussion og derfor er vi glade for at klimaministeren vil

og fokus på udvikling af grøn energiteknologi

to tusind og tredive skal have mindst halvtreds procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi to tusind og tredive målet er et godt skridt på vejen mod det langsigtede mål om at det danske energisystem skal være uafhængigt af fossile brændsler

starte et helt andet sted end den hjemlige politik

er klart at den danske energipolitik ikke kan ses isoleret der skal også rykkes globalt og heldigvis er der også globalt set gode takter som det også fremgår af redegørelsen har verden med parisaftalen og fns sytten verdensmål fra to tusind og femten for første gang fået en global ramme for den grønne omstilling som ansvarlig for to tredjedele af de globale drivhusgasudledninger er energisektoren helt central i denne forbindelse stort set alle landes klimamål indeholder en stigning i anvendelsen af vedvarende energi og en øget indsats for at fremme energieffektivitet omstillingen af det internationale

er derfor allerede i fuld gang priserne på vedvarende energi er faldet drastisk de senere år og i to tusind og seksten blev der

installeret en hundrede og seks og tyve en halv gigawatt sol og vindenergi globalt det er imponerende tal og det er også en ny rekord den grønne omstilling forventes at tage fart i de kommende år det vil øge den internationale efterspørgsel på grønne løsninger løsninger og samtidig skærpe konkurrencen om at levere fremtidens energiteknologi danmark står og heldigvis godt rustet

konkurrence regeringen lancerede i marts en samlet eksportstrategi for energiområdet

af sin slags strategien skal sikre at danmark fortsat forbliver et foregangsland og udnytter sine styrkepositioner på energiområdet ambitionerne er store og målet er at vi mindst fordobler vores eksport af energiteknologi og service frem mod to tusind og tredive samtidig rådgiver danmark fortsat store vækstøkonomier som kina sydafrika vietnam og mexico om politikker der kan fremme vedvarende energi og energieffektivisering dette arbejde er et vigtigt dansk bidrag til den globale omstilling samarbejdet fungerer på samme tid som

et godt udstillingsvindue for danske virksomheders grønne løsninger

bidrager derfor også til at øge

centralt på den europæiske dagsordenen

en omfattende vinterpakke på energiområdet pakken er en central del af implementeringen af eus energiunion og omhandler alt fra energieffektivitet og energieffektiviseringer i bygninger til vedvarende energi

for energiunionen vinterpakken er et vigtigt bidrag i

til at sikre eus energi og klimamålsætninger pakken skal således være med til at sikre at eu er i stand til at levere på

og tredive målene for vedvarende energi og energieffektiviseringer

det hele taget understøtte den grønne omstilling og modernisering

europæiske økonomi de europæiske energisystemer og energimarkeder er i dag tæt koblet sammen vinterpakken kan derfor være med til at bane vejen for at energien i større udstrækning kan flyde frit på tværs af grænserne i eu det er desuden regeringens håb at vinterpakken kan være med til at give et stort skub til udviklingen af et indre elmarked her skal norden være rollemodel for europa

at illustrere hvordan vi sikrer en omkostningseffektiv integration af store mængder af vedvarende energi det bør ske gennem omfattende handel over grænser

på de mere hjemlige baner offentliggjorde energikommissionen den fireogtyvende april i år sine anbefalinger anbefalinger til fremtidens energipolitik der er tale om et meget kvalificeret og ambitiøst stykke arbejde som udgør et væsentligt bidrag til regeringens udspil til en ny energiaftale der vil blive præsenteret i efteråret to tusind og sytten for at sikre at omstillingen til lavemissionssamfundet gennemføres på en fornuftig måde er der behov for et paradigmeskifte i den måde vi fører energipolitik på i dag i danmark jeg hæfter mig især ved tre anbefalinger

to tusind og tredive vi skal derimod sætte nogle pejlemærker og styre efter dem ved at følge udviklingen og lade markedet byde ind med de rette løsninger så vi får mest mulig grøn omstilling for pengene for det andet hæfter jeg mig ved kommissionens anbefaling om at vi skal blive bedre til at bruge vores grønne energi der er behov for øget elektrificering i for eksempel

enig med energikommissionen i at det er fornuftigt at se nærmere på energiafgifterne energiafgifterne giver i dag cirka fyrre milliard kroner i statskassen om året så det er ikke nogen nem øvelse sådan lige at vende op og ned på det hele energikommissionens anbefalinger har en vigtig rolle at spille i forhold til den kommende energiaftale som i nok allerede ved vil regeringen fremlægge et udspil til en ny bred energiaftale til efteråret

for dele af udspillet en ny energiaftale skal naturligvis også spille op imod regeringens to tredive målsætning

til at kunne præsentere udspillet til efteråret jeg kan ikke gå i detaljer med indholdet på nuværende tidspunkt men oplægget skal bidrage til regeringens overordnede vision om at danmark skal have det mest integrerede markedsbaserede og fleksible energisystem i europa

på en omkostningseffektiv måde samtidig med at vi fastholder en af

forsyningssikkerhed og laveste engrosprismarkeder for el

vedvarende energikilder hen til et sted hvor de slet ikke behøver støtte en af de måder vi gør det på er ved at sørge for at der er konkurrence mellem teknologierne som det er i dag kender vi egentlig ikke den reelle pris på eksempelvis landvind jeg ved at i og mange andre venter spændt på

model det er et arbejde der kræver grundighed og det er omfangsrigt og samtidig vil det have væsentlige konsekvenser for den måde vedvarende energi støttes på

med det men jeg arbejder for at kunne præsentere et udspil

stadig min intention at vi skal komme i gang med en afklaring inden vi skal forhandle et nyt

det kunne meget vel være en form for teknologineutrale udbud selv om det naturligvis er den vej vi går

er dansk energipolitik også meget mere end bare vedvarende energi vi har som bekendt også en dygtig olie og gasindustri som der i høj grad er liv i ude i nordsøen regeringen indgik den toogtyvende marts to tusind og sytten en politisk aftale med socialdemokratiet dansk folkeparti sf og det radikale venstre om udvikling af nordsøen samtidig har regeringen den treogtyvende marts to tusind og sytten indgået aftale med ap møller mærsk as og mærsk olie og gas på vegne

om fuld genopbygning af anlægget på tyrafeltet den politiske aftale

den anden side stilles der krav blandt andet om bedre adgang for tredjeparter til central infrastruktur det vil komme hele sektoren til gode og sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne i nordsøen derudover indeholder aftalen også en pulje til forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas nu skal der følges op på aftalen den længe ventede olie og gasstrategi bliver offentliggjort i samarbejde med branchen og aftalens krav om forbedret tredjepartsafgang skal implementeres i lovgivningen til slut vil jeg gerne runde af med et par nedslag i de energipolitiske kerneområder energipolitisk redegørelse er jo en status over dem

vinderbuddet på kriegers flak med syv og tredive

øre per kilowatt time var en flot verdensrekord på budtidspunktet havvind bliver i det hele taget ved med at overstige alle forventninger om prisen og det er spændende hvad det kan blive til i december blev pilotudbud af solceller afgjort med et flot bud udbuddet gav en støttepris på tolv

per kilowatt time som gives som fast

pristillæg oven i markedsprisen i tyve år

markant billigere end de støtteordninger der ellers har været jeg mener at både pilotudbud og kriegers flak viser hvordan udbud er en god mekanisme til at drive prisen

styrker dansk erhvervsliv og som er socialt afbalanceret det bliver også billigere for både danske husholdninger og virksomheder jeg vil gerne slutte af med at nævne

jeg synes er to smukke egenskaber ved den danske energipolitik nemlig at den er ambitiøs og at den har bred opbakning det er vigtigt at fremtidens energipolitik har de samme egenskaber vi skal sikre den brede enighed og dermed sikre at vi opnår den omkostningseffektive omstilling som er en ledestjerne for regeringens politik en politik som

absolut er mulig jeg og regeringen vil arbejde for at lave en ny bred energipolitisk aftale for perioden efter to tusind og tyve i løbet af denne valgperiode i energi og klimapolitik er det vigtigt med langsigtede og stabile rammevilkår for mig at se er det afgørende for at fastholde danmarks grønne førerposition at vi i god tid inden to tusind og tyve får en aftale på plads

efter to tusind og tyve der er næsten tredstusind danske arbejdspladser og fire og firs milliard kroner i spil på eksport og jeg er i arbejdstøjet og håber meget at resten af folketinget er enig med mig i

vil være rettidig omhu at få lavet en ny bred energiaftale i god tid inden to tusind og tyve jeg ser frem til dialogen om en ny aftale når regeringen leverer sit udspil til efteråret og nu ser jeg frem til at høre dialogen her i salen

fremtidige generationer for den klode vi lever på og for den grønne omstilling men også for vækst

er ingen tvivl om at det spiller en stor rolle

som først og fremmest handler om at sikre en bæredygtig brug af vores klode og en overlevering til vores børn og børnebørn som vi kan være bekendt men som jo også fordi vi har en førerposition i danmark giver os unikke muligheder for at skabe arbejdspladser fordelt rundtomkring i landet til 3fere

metalarbejdere og ingeniører på tværs af forskellige dygtige virksomheder som arbejder

nogle af de ting som regeringen har gjort i de knap to år regeringen har været regering og hvor mantraet har været den grønne realisme som i virkeligheden

i højere grad har været et sort selvmål man har sænket nogle klimaambitioner man har skåret massivt ned på energiforskningen altså det vi skal leve af i fremtiden

har forsøgt at aflyse vindmølleparker som vi

set allerede havde aftalt og udbudt og det er den forkerte vej

set brug for at vi får tingene tilbage på sporet jeg er meget enig med ministeren i at det er godt med brede aftaler men det kræver

den anden del af ministerens tale nemlig

sikre at vi også fremadrettet udnytter den førerposition vi har lige nu man kan sige at med klimaaftalen i paris

skudt et grønt kapløb i gang hvor hele verden kommer til at investere i nogle af de grønne løsninger som vi kan lave i danmark

fyrre år får vi ikke omsat til arbejdspladser vækst og erhvervsudvikling i landet i forhold til

hen brug for at vi ikke kun er gode til at producere vedvarende energi

bruge den vedvarende energi det kræver

mere fleksibelt system der kan håndtere den vedvarende og fluktuerende energi og det kræver at vi investerer i eksempelvis lagringsteknologi

over i en situation hvor vi bruger mere af den grønne strøm og ikke bare

hvis vi kan sikre det forbrug og hvis vi kan sikre et system som kan håndtere det

prisen på den vedvarende energi fortsat

altså hvis man kan håndtere det og trække det ind i systemet

at det er helt imponerende hvad både sol og vind har præsteret over de sidste par år i forhold til at sikre billiggørelse det viser jo at de investeringer man

i starten den udvikling og det at man kunne stole på

gavnlig teknologiudvikling som nu også giver mange eksportindtægter

var opmærksom på at støtten til landvind

da vi mødtes i februar og diskuterede det på en konference herinde på

komme med lige om lidt og man sagde også at det jo ikke

der er det så bare at vi siger lad os nu få den diskussion for det det er jo sådan nu at vi er så tæt på at det gamle system bliver afskaffet at hvis man skal investere i landvind på nuværende tidspunkt

et fuldt stop for investeringerne på det her område og det er ærgerligt ikke mindst al den stund at landvind faktisk er den billigste form for vedvarende energi og hvis man skal tage ministerens ønske om mest mulig vedvarende energi for pengene for gode varer er det et område hvor vi ganske enkelt ikke har tid til at vente længere det samme gælder sådan set varmepumperne som vi jo har diskuteret rigtig længe og hvor vi stadig væk har gjort noget der trækker i den rigtige retning men ikke nok til at de rent faktisk bliver et attraktivt alternativ det vil sige at vi ikke får vores grønne vindmøllestrøm ind i fjernvarmesektoren

ganske enkelt ikke godt nok i forbindelse med

er kommet til landet har der været diskussion om

anvendelsen af overskudsvarme den skal selvfølgelig også bruges fornuftigt

jeg synes faktisk det er et lidt uheldigt eksempel på

en fyr gert som sagde kan du ikke fikse det der med overskudsvarme for det er da lidt tosset at vi hælder det ud i havnen da troede jeg for det var inden jeg blev medlem af folketinget

vi nok godt klare men jeg må bare konstatere at vi stadig væk her seks år efter ikke har fået styr på det og det er tudetosset det har vi et fælles ansvar for at få løst og det skal være lige nu jeg vil gerne på vegne af en række partier nemlig socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale venstre og sf læse et forslag til vedtagelse op og det lyder

folketinget finder at regeringen med sænkningen af klimaambitionerne forsøget på at aflyse allerede aftalte vindmølleparker og den voldsomme nedskæring på energiteknologisk forskning risikerer at sætte danmarks grønne førerposition over styr

det er den forkerte vej at gå folketinget ønsker et ambitiøst energiforlig for perioden

som afspejler de nye udfordringer i den grønne omstilling mens prisen på vedvarende energi falder drastisk stiger behovet for at skabe et mere fleksibelt

der gør os bedre i stand til at udnytte den grønne strøm vi producerer folketinget understreger desuden at regeringens nuværende tilgang til solcelleenergi er utilfredsstillende folketinget påpeger en række akutte pligtopgaver om

bedre udnyttelse af overskudsvarme understøttelse af varmepumper

en ny støtteordning til landvind som regeringen straks bør indlede forhandlinger om

inden herre jens joel sagde det fortalte herre jens joel også at han faktisk ønskede

omtalte den fremtidige udbygning med den vedvarende energi og hvordan forestiller herre jens joel sig så at den udbygning

skal foregå hvilke udbudsformer og så videre forestiller

men også hvor gode vi er til at bruge strømmen derfor kan man sige

i den kommende grønne omstilling har et problem det er med elektrificeringen det er med det fleksible system det er med at sikre at vores grønne strøm kommer ind i fjernvarmen og det er med at sikre lagringsteknologien som kræver nogle investeringer og der er det så bare jeg siger at når man kigger på energikommissionen som regeringen også gør og støtter op om

konklusioner så skal man bare ikke misforstå det på den måde

at energikommissionen siger fra nu af behøver vi ikke gøre noget

nu kører markedet det selv hele pointen er at det er en ny udfordring vi har fået fordi vi er blevet rigtig gode til at lave vedvarende energi

knækket de næste nødder i omstillingen og det var egentlig det jeg mente med at vi skal holde gang i den grønne omstilling ikke kun

kan sammenligne så det ikke bliver æbler og pærer det kræver at man har et system så man

set kan prisfastsætte hvad gevinsten

at der ikke er nabogener og alle mulige andre ting og

fra i morgen fordi det er dyrere

og det er i øvrigt ikke det samme som at sige at der ikke skal være noget andet end teknologineutrale udbud

så får vi jo ikke støttet eksempelvis biogassen

lagre strømmen der i stedet for at eksportere den

skitseret nogle alternativer til de nye kabelforbindelser til udlandet som er i proces nu

et bedre beslutningsgrundlag så vi kan se hvad

derfor ikke er nogen penge der bare ligger og venter på at blive brugt på noget andet jeg vil så til gengæld gerne imødekomme enhedslistens ordfører i forhold til

hvis vi skal have et effektivt energisystem i fremtiden

bedre forbindelser til vores europæiske naboer så vi kan udnytte strømmen bedre

varmesektoren eller for den sags skyld i transportsektoren som ordføreren nævner det er bare ikke et enten eller og med det kabel

en told på den forskel der er i prisen fra england til danmark og den betaler sådan set mere

det vil sige at forbrugerne ender med at få en stigning i tarifferne og en sænkelse af tarifferne og sænkelsen er faktisk større end stigningen

man ikke bare kunne bruge pengene et andet sted at vi så også skal investere i et fleksibelt og bedre forbrug

satsning der har været på på grøn energi og støtte til grøn energi igennem mange år i danmark

givet en hel del vækst og arbejdspladser inden for

som beskæftiger sig med med den grønne energi det har også ført en masse eksport

fordi danmark er er nået langt på det her felt og det er jo entydigt positivt hvad der ikke er så positivt er jo så at

produktionsapparat fra at være fossilt fossilt baseret til at være

den massive støtte som har været været en betingelse

opveje de gode takter i den grønne

om der er vundet mest eller tabt mest på gyngerne eller karrusellerne

faktum er i hvert fald at de høje danske energipriser har haft en effekt for erhvervslivet siden vi stod her sidste år i maj måned

er der heldigvis kommet en række gode nyheder på energiområdet vi har måttet konstatere at der er kommet lavere priser på vindmøllestrøm og på solstrøm

i sin besvarelse det har været entydigt positivt

udbuddet på kriegers flak har givet så lave priser som som det var tilfældet og også på solcelleområdet

været vidne til stærkt faldende priser og det er jo

bliver billigst og kan konkurrere med fossil energi uden at modtage støtte

pso aftalen tilbage i november måned i forbindelse

være på finansloven jeg tror simpelt

afvejes over for alle mulige andre

så man skal afveje hvad man helst vil have man skal

hen foretage en prioritering det har der ikke været

tradition for tidligere der kunne man bare sige at

den her vindmøllepark smider vi bare over på psoen

der stille og roligt voksede opad uden at at danskerne måske opdagede det

ministeren også var inde på i i sin besvarelse

ikke så lang tid siden det er en aftale som vi i dansk folkeparti er rigtig glade for at være med til

gode rammevilkår for de virksomheder der producerer olie og gas i den danske del af nordsøen det sikrer danske produktionsarbejdspladser

dansk forsyningssikkerhed så vi i mindre grad er afhængige af import af energi fra udlandet

entydigt positivt

den lejlighed vil det være dansk folkepartis prioritet at der kommer mere fokus på energibesparelser og

samfundsøkonomisk bedst hvis man kan spare sig

de forskellige energiformer konkurrere over for hinanden på den måde

forventer jeg da at vi kan få

til danskerne og til dansk erhvervsliv så med de ord

skal jeg sige at vi i dansk folkeparti takker for redegørelsen og så skal jeg huske at fremsætte et forslag til vedtagelse på vegne af dansk folkeparti og det lyder sådan her

folketinget konstaterer at den førte energipolitik med fokus på udskiftning af produktionsapparatet fra at være fossilt baseret til vedvarende energi har påført danske borgere og virksomheder store meromkostninger til energi på grund af den nødvendige støtte

vedvarende energi folketinget opfordrer regeringen til fremadrettet

idet energi som ikke bliver brugt har en bedre samfundsøkonomisk effekt end at omstille til vedvarende energi folketinget opfordrer også regeringen til at der arbejdes henimod en gennemsigtig og teknologineutral støttestruktur til vedvarende energi således at der kan opnås en reel konkurrence på området til sikring af billigst mulig energi for borgere

vi jo indtil nu har haft et system hvor det var alle elforbrugere der til at betale for omstillingen det vil sige at den halvdel som som virksomhederne betalte

kommer til at betale hele regningen er via finansloven lagt over

bidrage til den bæredygtige omstilling

om ikke det er et problem at psoen medfører en ekstra udgift for

ordføreren nævnte men men der vil jeg bare lige nævne at ifølge energi og olieforum importerede danmark i to tusind og femten

olieprodukter og eksporterede

især benzin og diesel og vi eksporterer råolie og andre olieprodukter så det vil sige at

tale om en uafhængighed og at vi kan lukke os om os selv der er tale om en samhandel hvor vi sælger noget og køber noget andet

æbler pærer og bananer og hvad der ellers handles på verdensmarkedet så vil ordføreren ikke give mig ret i at der jo ikke er tale om at vi på den måde gør

regering der ikke bare hviler på laurbærrene fra den aftale der blev indgået i to tusind og tolv

der fortsætter den grønne omstilling og understøtter de positive tiltag der er på dette område blandt andet i form af lempelse af

i regeringen sågar billigere at tanke sin elbil

grøn benzin vi opsætter nye testvindmøller vi laver en pso aftale der understøtter en grøn omstilling i form af

i alle dele af det samfund som

partier ønsker at elektrificere og

først eksportstrategi

en lang række positive

har gennemført heldigvis i langt de fleste tilfælde med bred opbakning fra folketingets partier fordi vi er gode til at lave brede aftaler så fra venstres side skal

øget brug af ve både i varme og transportsektoren og meget meget mere

blive ved med at stå og remse alle de positive tiltag op

vi står bag og den lyder

et foregangsland inden for grøn omstilling der skaber eksport og danske arbejdspladser folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte en ambitiøs grøn omstilling der skaber job og ikke koster job folketinget noterer sig energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik for perioden

og tyve med det langsigtede mål at gøre danmark til et lavemissionssamfund uafhængig af fossile brændsler

og halvtreds der på vej dertil skal indfri målet om at dække mindst halvdelen af danmarks energibehov med vedvarende energi folketinget opfordrer regeringen til at bruge energikommissionens anbefalinger som bidrag til at præsentere et udspil til en ny energiaftale for perioden efter

og sytten i energi og klimapolitik er det vigtigt med langsigtede og stabile rammevilkår det er afgørende for at fastholde danmarks grønne førerposition at folketinget i god tid inden

og tyve får en aftale på plads om hvordan energipolitikken skal se ud

disse ord

der er gældende et par år efter

opererer med initiativer som er lovgivning med tilbagevirkende kraft

at komme under nogle andre ordninger end de havde forventet

har smidt oliefyret ud og investeret i en varmepumpe og et stort solcelleanlæg

blandt andet enhedslisten er at vi

det ud til at vi vil nå tretten halvtreds

man er et parti som

så meget om den del men jeg glæder mig jo over at det ser ud til at vi

på solcelleområdet og så glæder jeg mig over at vi har en fælles ambition om fra

herre thomas danielsen har sagt at regeringens

et mål oppositionen ikke kan levere

som herre søren egge rasmussen lige har nævnt og det har jo undret os lidt selv statsministeren har brugt vendinger som at nå halvtreds procent i

tredive er den mest ambitiøse målsætning nogen har haft af en forpligtende karakter derfor har vi

ressortministeren om hvor ambitiøs målet er i forhold til den tidligere

at havde man fulgt den linje som den tidligere regering

var man altså nået op på en ve andel på cirka otte og halvtreds procent i

tredive så er halvtreds procent mere ambitiøst end otte og halvtreds

man kan jo opgøre det på flere måder man kan fortsætte en kurve og så tror

otte og tredive til fyrre procent så man kan gøre det op

men er ingen tvivl om at jo længere vi når op ad vores ambitiøse kurve desto vanskeligere bliver det selvsagt

at vi har skrottet flere af de her flyvske målsætninger

man har sat masser af målsætninger op som ikke engang repræsenterede regeringens egne holdninger dengang

ambitiøse blot vi har et højt måltal uden at

fortsat kæmpe for at opbremse verdens klimaforandringer og enhedslisten prioriterer den bæredygtige omstilling i et bredt samarbejde med flest muligt aktører regeringen har kæmpet imod kystnære møller

pso systemet var ulovligt

har benyttet enhver lejlighed til at prøve at bremse op

solcelleudbygningen derudover har den fodslæbende energiminister ikke løst pligtopgaver som overgangsordningen for støtte til landvind hvor vi skal finde en løsning inden syttende februar to tusind og atten der er problemer når grundbeløbet bortfalder for en række mindre varmeselskaber der er manglende løsninger for store varmepumper og vi skulle også gerne komme frem til at

stadig væk den her afgifts og tilskudsanalyse som kommer til sommer

den analyse ligger sikkert og samler støv i finansministeriet

som involverer boligforeninger grundejerforeninger andelsboligforeninger pensionskasser visionære banker og andelsselskaber energiselskaber kommuner regioner dygtige håndværkere og hele den kreds af virksomheder som eksporterer for over halvfjerds milliard energiteknologi om året vi er også afhængige af at have forsyningsselskaber som kan bidrage til den bæredygtige udvikling

og som kan styre den øgede mængde vedvarende energi frem mod at vi når de hundrede procent vedvarende energi vi har brug for fjernvarmeselskaber som skal lave store investeringer i geotermi store varmepumper og solfangeranlæg

brug for affaldsselskaber som kan sikre mest mulig genbrug

miljømæssigt forsvarlig afbrænding af en faldende mængde restaffald og vi har brug for spildevandsselskaber som kan blive energiproducenter desværre har regeringen et andet fokus man ser kun på reduktion af udgifter og man vil forringe selskabernes muligheder for kommunekredit til fællesskabets investeringer i vores forsyningsselskaber regeringen har fokus på flere elforbindelser til udlandet

ikke interesseret i at regne på fordelen ved en national satsning på

i højere grad bruges i fjernvarme og transportsektoren vi har et system hvor forbrugerne betaler lidt ekstra for produktionen af vedvarende energi hvorefter regeringen vil understøtte at der oprettes flere elkabler til udlandet vel at mærke betalt af de samme forbrugere så strømmen kan eksporteres

lav pris vi mener i enhedslisten at vi kan få mere ud af den vedvarende energi hvis vi bruger den i fjernvarmesystemet

afgiften er ved at blive afviklet

hele milliardregningen væltes over på borgerne uden at erhvervslivet bidrager fremover bliver det befolkningen uden erhvervslivets bidrag som kommer til at betale for hele omstillingen investeringen af

indførelse af afgifter på biomasse og højere afgifter på fossile brændsler

forhindrer at geotermi og store varmepumper bliver udnyttet i fjernvarmen i enhedslisten arbejder vi for at solceller kan dække tyve procent af elforbruget det er muligt og vi skal finde de bedste løsninger så solceller i større omfang kommer op på tagene for eksempel på kommunale bygninger uden at der skal laves et energiselskab for hver bygning i boligforeninger på idrætshaller og andre steder hvor anlæg kan ejes af fællesskabet tyve procent el fra solceller opnås ikke med regeringens såkaldte teknologineutrale udbud men det er da fint at afprøve udbud hvor solceller på tage kan konkurrere med solceller på jorden det er som om finansministeren tror at han er solkonge og kan forhindre at solen står op i morgen vi skal have en energipolitik som udnytter mulighederne for udbygning af vedvarende energi og vi skal ikke have regeringens fodslæbende politik hvor alt

og seksten det er nødvendigt at de midler bliver sat væsentligt op

store solfangeranlæg i danmark med lager hvor man startede op med et kæmpe anlæg i marstal med eu tilskud så lavede man et et anlæg oppe

midler og så havde man udviklet det så meget at det næste anlæg nede ved vojens kunne etableres uden offentligt tilskud

der kommet et endnu større anlæg i silkeborg også uden tilskud

noget der er blevet løftet af at der var støttemidler fra eu og at der var støttemidler fra

med til at udvikle den produktion skifergas er ikke en del af fremtidens energiforsyning i danmark vi mangler den sidste rapport for at konkludere at skifergas skal blive i undergrunden

korrekt at vi mangler den rapport

vi mangler den endelige endelige konklusion

man glemmer energibesparelser og det skal vi ikke gøre for de procentdele som er ridset op i regeringens grundlag om at vi skal frem til halvtreds procent vedvarende energi i

opgaven bliver jo meget nemmere hvis vi er dygtige til at reducere vores energiforbrug og det skal vi satse på alle steder hvor det er muligt vi står over for at vi vil få en elektrificering af samfundet hvor det er el som bliver mere udbredt og hvor vi skal skifte holdning til hvad det er godt at bruge el til vi skal udfase de fossile brændsler

der er nogle udgifter der får lov til at løbe derudad

har været stærkt stigende i to tusind og seksten var det fire hundrede million

der blev brugt på det i to tusind og sytten er det syv hundrede og syv og halvfjerds million

det er der ikke blevet taget initiativ til at gribe ind over for men når man så forestiller sig at der måske kommer lidt flere solceller op at stå jamen så er regeringen i gang med noget i øjeblikket som kunne være en eller anden

ikke kommer ekstra solceller jeg synes ikke det er den den rigtige rigtige prioritering

der er brug for at se på på alle de udgifter der er i energiforliget og

tingene udvikler sig

enhedslisten er klar til forhandlinger om næste energiforlig

samtidig sige at vi er meget glade for at hele oppositionen er begyndt at

formulere konkret politik i fællesskab første runde var den fælles kronik med ti forslag

den utilfredshed vi har med at de bundne opgaver som vi ser

vi glæder os til det videre samarbejde i den rød grønne blok og vi glæder os også til den forhandling som

hvis man ser på hvad det er for et energimix som forskere anbefaler vi har på

elsiden så anbefaler man ikke at vi kommer frem til at have hundrede procent vindenergi man anbefaler

set at hvis vi har det system vi forestiller os med lidt biomasse så kunne det være smart at vi har firs procent el fra vindmøller og tyve procent fra solceller derfor er vi nødt til at have nogle udbud som sikrer at

opstillet det kan så godt være i et udbud jeg kan godt forestille mig at man

helt frit mellem alle teknologier kan jeg ikke lige se

teknologier skal fylde noget bestemt så er man nødt til at styre i den retning men man kan selvfølgelig også holde et udbud hvor

man giver et særligt tilskud til de

tæt sammen med nogle meget meget vigtige spørgsmål for

samfund hele vores økonomi og al vores vækst er afhængige af om man har adgang til energi

og energidagsordenen har i danmark hængt sammen i rigtig rigtig mange år og vi har tror jeg godt man kan sige været med til at lede resten af verden hen til at få tænkt klima og energi sammen på

og det er selvfølgelig meget vigtigt for forsyningssikkerheden at vi taler om

gerne starte med det sted vi er i dag

er det jo faktisk sådan at sol og vind har knækket nakken på kul jeg tror også de kommer til at gøre det

og jeg jeg synes i virkeligheden det er en meget meget vigtig og god udvikling der har været

til det her sted nu hvor sol og vind

at der ville komme det her tidspunkt

de vedvarende energityper havde

knækket nakken på de fossile brændsler

sovet bedre om natten i de mange år

hvor jeg led af noget der kunne minde om en klimadepression

vi ser de muligheder som markedet skaber for

vælge den rigtige grønne omstilling når vi

kommer til at skulle forhandle en ny energiaftale

er det for radikale venstre vigtigt

selvfølgelig udnytter de steder hvor markedet kan levere mest muligt bedst

vedvarende energi men der vil også være steder hvor danmark skal blive ved med at presse

sig gøre at omstille et helt system derfor ser vi gerne fra radikale venstres side at man når der skal laves et nyt

og vores varmesektor skal være fuldstændig på hundrede procent vedvarende energi allerede i to tusind og tredive

vi tror at vi kan vise resten af verden hvordan man kan lave

det det kan blive vigtigt for danske virksomheder at de kommer forrest i det her kapløb

på et tidspunkt i verdenshistorien hvor vi efter klimatopmødet i paris har set alle verdens lande skifte spor ikke bare skifte gear men skifte spor i retning af en grøn økonomi

for vores børns og for klimaets skyld så vi ser gerne et mål om hundrede procent vedvarende energi i

og tredive vi er enige med energikommissionen i at der skal bruges mere af den grønne strøm vi producerer

den selvfølgelig skal ind i blandt andet varmesektoren og den skal ind i transportsektoren vi vil gerne have løftet investeringerne i forskning og udvikling på

samtidig med det her og så er det altså helt afgørende for at lave den her grønne omstilling af danmark at vi bliver ved med at udbygge forbindelserne til vores nabolande det er england det er holland det er polen

kan konkurrere og det er også det der i sidste ende skal gøre at vedvarende energi teknologier faktisk kan klare sig på markedsvilkår i øjeblikket er det sådan at

man stort set ikke kan sætte kapaciteten op

det koster at bygge ny kapacitet og derfor skal vi selvfølgelig blive ved med at understøtte

vi er det sted hvor vi har fået lavet

kan vi godt se det for os men så skal man huske at tage andre ting

sol producerer i meget kort tid hvis man installerer en

producerer den faktisk fire gange så lidt som en

så så skal vi sørge for at det faktisk er alle tingene vi tager med ind og det tror jeg egentlig ikke liberal alliance er uenig i at for at få en fair

siden jeg har læst den

den tredje maj men så detaljeret et dokument er

selvfølgelig meget lang tid undervejs i ministeriet og derfor er der nok heller ikke

den begejstring der ellers kunne have været udtrykt over energikommissionens rapport til fremtidens

energipolitik i redegørelsen

tale for lidt siden for ud over aftalen om afskaffelse af psoen som jo hele tiden har været en meget fremtrædende la mærkesag

er energikommissionens rapport for mig at se den vigtigste begivenhed

energipolitiske scene i det forgangne år

for liberal alliance herre villum christensen sagde sidste år i forbindelse med redegørelsesdebatten for to tusind og seksten følgende vi skal have mere marked mere forskning og udvikling til gengæld for mindre planøkonomi det er den retning vi skal gå i fremtiden og det er den eneste måde vi kan få billigere løsninger på vi skal ikke herindefra

pinpointe hvad der er rigtigt og forkert vi skal lade teknologierne konkurrere mod hinanden det mener jeg sådan set

summer meget godt op på energikommissionens anbefalinger og jeg glæder mig til i de kommende drøftelser om fremtidens energipolitik gentagende at kunne slå op i kommissionens rapport for retningsangivelse det har som sagt været

psoen igen og derfor er det

at det er lykkedes i det forgangne år det næste må så være at der indføres teknologineutrale udbud der skal gøre helt op med garantipriser for elproduktion i stedet kan der måske indføres et

sikres frie og lige vilkår

desværre ikke nævnt i redegørelsen fordi der pt ikke eksisterer teknologineutralitet i vores energiforsyning i stedet er der i redegørelsen en meget fin præsentation af udviklingen i de uoverskueligt mange eksisterende og meget komplicerede teknologispeficikke støtteordninger hvoraf mange specielt inden for solenergi er gået helt galt

har krævet hasteindgreb på hasteindgreb for ikke at dræne statskassen det er en yderst uheldig måde at føre energipolitik på og skyldes jo først og fremmest den planøkonomiske energiaftale fra to tusind og tolv liberal alliance vil i de kommende måneder arbejde intenst for at sikre en markedsbaseret energiaftale for

til sidst vil jeg blot konstatere at jeg finder det meget tilfredsstillende at regeringen har skudt gang i en eksportstrategi for energiteknologi men at der for eksempel med hensyn til effektivisering af forsyningssektoren energimærkning og energispareindsats også

med disse bemærkninger vil jeg igen takke for redegørelsen og jeg vil tilkendegive at liberal alliance

støtter den vedtagelsestekst som blev læst op af venstres ordfører tidligere

desuden også hilse fra det konservative folkepartis ordfører og sige at de ligeledes støtter

det er jo ikke det der står der står at støtten til vedvarende energi skal udfases i takt med at teknologierne kan klare sig på markedsvilkår

det også sådan ordføreren har forstået det og at

det er på markedsvilkår det var det ene spørgsmål det andet er det her med balancen hvis man forestiller sig rent teoretisk at lave

vil man så ikke ende med at der kun er én teknologi der vinder

vedvarende energi system vi er ved at bygge som vil være nødvendig

en forhåbning om at overgangen kan ske hurtigt måske i spring man kunne jo håbe på at

som som spørgeren er inde på

har den nemmere ved at vinde anden gang og tredje gang og tiende gang

er jo derfor vi tildeler støtte på forskellige måder og

regulerer udbuddene sådan at

som er dybt afhængigt af at der både er solenergi når solen skinner og

vil ordføreren ikke give mig ret i at vi bliver nødt til at blive ved med at kigge på hvilke teknologier har brug for og i hvilken balance

bygger jo så ikke på at det kan være at jeg selv

hjemme i garagen sidder og og tumler med udviklingen af nogle nye energiteknologier som

ønsker at der skal være strøm døgnet rundt og at man kan have nogle varmebehov som

at der er varmt vand året rundt

at der er nogle særlige forsyningssikkerhedsmæssige krav når man skal afholde de

landvind og at der jo rent faktisk er en hel del borgere i danmark

forstået på den måde at man ikke ønsker yderligere udbygning af landvind

får det her for at levere og så har det

for høj en pris så er der kommet for meget knald på det

sol havvind

nogle steder hvor borgerne har stor modstand mod landvind hvordan skal man taksere den modstand hvis det skal sammenlignes med havvind

god idé på papiret men at vi er et stykke fra at kunne kvantificere nogle af de andre

konsekvenser og hvis ordføreren

om han ønsker en afskaffelse af biogas eller om teknologineutraliteten ikke skal tages så

første gang fået en global ramme for grøn omstilling det vil igangsætte massive investeringer over hele verden og skabe en stor efterspørgsel efter netop de teknologier løsninger og serviceydelser den danske energibranche er verdensførende i at levere og eksportere

men det sker jo ikke af sig selv hvis vi skal begrænse den globale opvarmning til helst

en grad kræver det jo i den grad at der skrues gevaldigt op for ambitioner og mål i hele verden også i eu og i danmark

hvis vi skal nå at bremse klimakrisen inden den får fatale konsekvenser at den danske regering arbejder benhårdt for at vi sætter os nogle mål herhjemme og ude i verden der gør os i stand til at nå parisaftalens mål vi har kun fire år tilbage før parisaftalens mål kan blive umulige at opfylde ifølge en ny analyse fra carbon brief er der seks og tres

risiko for at klodens atmosfære indeholder så store mængder drivhusgasser

allerede om fire år at det ikke længere vil være muligt at holde den globale temperaturstigning nede på et niveau

grad varmere end niveauet før den industrielle revolution vi har altså rigtig rigtig travlt det globale ambitionsniveau skal øges markant og meget hurtigt hvis man lægger alle de nuværende klimaplaner sammen

hundrede være steget med mellem tre og tre grad og al klimaforskning peger på at landene skal gøre meget mere hvis man overhovedet skal kunne

så jeg er helt enig med ministeren i at danmark virkelig kan drage nytte af at hele verden nu skal omstille til vedvarende energi men det sker som sagt ikke af sig selv derfor skal vi bruge de muligheder vi har for at presse på for højere ambitioner og derfor blev jeg rigtig glad da jeg så en ny rapport fra en række medlemmer af miljø og energiudvalget i europa parlamentet der opfordrer eu til at skrue op for eus klima og energimål så de svarer bedre til parisaftalens klimamål rapporten opfordrer eu til at reducere

tredive målet som lige nu lyder på fyrre

at skifte til hundrede procent vedvarende energi og fuld energieffektivitet

hvilket indebærer at

til henholdsvis minimum fem og fyrre procent og fyrre procent i

det synes jeg er rigtig rigtig spændende den rapport er det første rigtige forsøg på at oversætte parisaftalen til eu politik den bør inspirere eus beslutningstagere til at opskalere målene i eus energi og klimalovgivning jeg håber at ministeren er enig i problemet med eus nuværende ambitionsniveau som disse medlemmer af europa parlamentet adresserer i rapporten

mig at høre ministerens kommentar til det udspil på hjemmefronten har vi jo fra en samlet front

det er støtten til landmænd det er grundbeløbet til decentral kraft varme og så er det problemstillingen

ministerens redegørelse at ministeren også ser disse problemer som vigtige og vil præsentere udspil inden sommerferien det ser jeg frem til at læse og forholde mig til

der er jo mange gode forslag i kommissionens rapport men noget af det der fremhæves er at støtten til vedvarende energi kan fjernes og der

gjort flere gange at det kommissionen skriver er at støtten kan udfases i takt med at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

oplagt at man ikke skal støtte teknologier når de kan klare sig på rene markedsvilkår øget elektrificering er vi også alle sammen enige i og det er et af de allervigtigste elementer i omstillingen til et vedvarende energi system men hvordan vi kommer dertil

er rigtig svært for det er jo rent teoretisk i energipolitik at tale om at noget kan være sidestillet næsten alle teknologier er støttede eller afgiftsbelagte og det energisystem vi bygger nu er yderst afhængigt af at der kommer en balance imellem en række forskellige teknologier der kan noget forskelligt i forhold til systemet og i forhold til hinanden afslutningsvis vil jeg nævne at jeg ser meget frem til at deltage i de kommende energiforhandlinger som jeg forstår ministeren vil invitere til snart jeg vil som ordfører for alternativet gøre mit til at vi kan få en energiaftale der ikke blot sikrer at vi lever op til parisaftalen men som bliver så klog og ambitiøs at vi alle kan være stolte af den og kan løfte danmarks rolle op igen som det land der går foran i omstillingen til vedvarende energi i alle sektorer

og det er vel fordi regeringen ikke engang kan tage sig sammen til at løse de hasteopgaver der allerede ligger nemlig ordningen for landvind og sol efter februar to tusind og atten overskudsvarme varmepumper på de små værker den sidste del er regeringen så måske ved at løse nu der står noget om forsyningsstrategien men vi vil gerne høre

hvordan ministeren vil sikre at den netop får fokus på klima for det er ikke lige det der er mest fremtrædende i de papirer regeringen har fremlagt der er nemlig alene fokus på kortsigtet omkostningsminimering og på målsætninger der gentages halvtreds procent ve i to tusind og tredive og vi har aldrig fået en forklaring på hvorfor

grønne partier er mere konkret og ministeren har jo også sagt at hvis det er vores krav

det

en omvendt synder kan man sige og betyder at regeringen kan tilslutte sig vores udspil

som følge af udløb af støtten til anholt havvindmøllepark blive frigjort to milliard kroner hvert år fra to tusind og tre og tyve til og fem og tyve og desuden er der uforbrugte pso midler til landvind det kan

energistyrelsens elprisprognose klart dække fuld ve på elsiden som vi foreslår

en provenuneutral omlægning af afgifter og skatter

men det skal samtidig også fremme den grønne omstilling det er den hovedopgave

radikale venstre enhedslisten og alternativet nemlig i at der er nogle meget store opgaver der venter og vi er meget bekymrede for at det ikke går hurtigere at der er en blind plet så at sige i regeringens klima og energipolitik

så meget klogere i dag ministeren siger hver eneste gang der har været rejst spørgsmål om de opgaver der ligger forude at det må vi se på det ser vi på senere nu må vi se det

bekymrende specielt fra en regering som ikke engang åbent siger at man simpelt hen bare ikke vil prioritere det her område

det er vigtigt for regeringen det skaber job det skaber arbejdspladser og grøn vækst

det er vi fra

hvis ministeren mener at det er

vi glade for det og vi møder selvfølgelig op hellere i går end i morgen

haft opgaven som energi forsynings og klimaminister

rigtig godt samarbejde nuvel der er udfordringer men heldigvis lykkes det jo stort set

ambitiøs klima og energipolitik det oplever jeg også

energiminister er ude at rejse og repræsenterer danmark der står meget meget stor respekt om

den lange række af internationale undersøgelser der kommer oppositionen vil

hvordan de klarer sig i den grønne omstilling og i forhold til deres energisektor

gået fra en ottendeplads i to tusind og tretten

til en fjerdeplads i to tusind og sytten aldrig nogensinde har vi ligget højere på den rapport så er der verdensbanken der

at danmark er nummer en i verden når det handler om investeringsvilkår og adgang til

af ordførerne i dag omtaler

det er noget der betyder noget i danmark

på mere end end firs milliard kroner jeg synes vi er rigtig rigtig godt med

når herre jens joel omtaler det som et sort

så er det grønne pletskud der er tale om

vil jeg gerne takke for

bredt flertal i folketing bakker

vi har haft et udbud på

den viser at der er meget meget meget store potentialer

at skabe nye nye danske arbejdspladser vurderingen er jo at der frem mod to tusind og tredive vil være mulighed for at fordoble den danske eksport af energiudstyr det synes jeg

til den positive side og det viser noget om at den energi og klimapolitik vi fører her i folketinget også er en rigtig god erhvervspolitik

jeg får breve fra en række af ordførerne i folketinget alle de såkaldte røde ordførere plus det radikale venstre

klart at så sætter man sig ned og læser

flere af ordførerne har omtalt som

er i gang med at få løst dem på en fornuftig måde

har jeg en klar opfattelse af at vi i løbet af den kommende

jeg faktisk kommet i gang med at få kigget på det her

overskudsvarme og elvarmeafgiften

kære opposition

om at mindst halvtreds procent af det samlede

baseres på vedvarende energi i to tusind og tredive og målet om helt uafhængige i to tusind og halvtreds

og klimaaftalen fra paris så der venter jo ret store opgaver også i de kommende år vi skal have kigget på en

løbet af efteråret på regeringens vegne

god dansk tradition og det vil jeg gøre alt hvad jeg

kan for at fortsætte

hele eus energiunion

kabler til den omkringliggende verden

der i øvrigt behov for på det område der skal der også træffes store store beslutninger

vision for det en klimaplan

også håber vi kan enes om her

nogle har i dag omtalt det her med depressioner

sige at hele den her energipolitik

præget af grøn optimisme og det er også den tilgang

en kommende energiaftale og jeg håber og tror på at et bredt flertal i folketinget er enig med mig i at det er rigtig rigtig godt

grøn sund fornuft men at der også er en økonomi vi selvfølgelig skal forholde os til

vi sikrer en stabil politik på det her område frem mod to tusind og tredive regeringen er i arbejdstøjet og

tak for mange gode kommentarer

lidt nervøse for hvad regeringen

nødvendigvis altid vil fremme

den bedste både implementering og

er det jo en konsekvens af at der har været en god konkurrence på havvind

har understøttet det indtil det har været markedsmodnet

vi ser nu i de her år at det i den grad er blevet konkurrencedygtigt

det optimale miks i fremtiden så

sikre når vi skal nå de mål

både virksomheder og forbrugere også er i stand til at betale regningen for den grønne omstilling og så er det også helt afgørende at vi tænker på økonomien og får en god konkurrence mellem teknologierne

det er os der har misforstået det totalt altså vi er mig bekendt det eneste land der kom til paris til det store klimatopmøde med et lavere mål end vi havde året før jeg har heller ikke hørt om andre som halverede eudp midlerne altså energiforskningsmidlerne det første år man kom til

vi har rigtig nok fejret at kriegers flak var den billigste havvindmøllepark det var de kystnære møller i parentes bemærket også men dem ville regeringen så aflyse fordi de var grimme jeg synes man skylder en lille smule ydmyghed over for at det at vi har en stærk position i danmark jo ikke gør det til en selvfølge at vi også

derfor har vi opfordret regeringen til at fastholde

tænke fremad og holde ambitionsniveauet det var det

jeg tror vi risikerer at miste nogle af de styrkepositioner man kan jo ikke mærke at

det første år eller det næste år det er jo først de arbejdspladser vi skulle have om fem eller seks år

den lange række af undersøgelser der er om den danske klima og energipolitik har danmark noget at skamme sig over tværtimod jens joel burde vi i fællesskab være rigtig rigtig stolte over danmark og det vi har nået i

otte måneder siden i pressen ville han indkalde til et møde om sådan og der citerer jeg

vi andre også kunne tage et ansvar for at få løst problematikken

at få det møde men vi får jo ikke papirer på forhånd så det kan jo ikke undre nogen at da vi

der ville blive diskuteret i morges i øvrigt er der stadig væk ikke nogen diskussion om overskudsvarme og

stadig væk ikke nogen om landvind vi siger bare i al beskedenhed at vi har nogle opgaver der skal løses

at ministeren bliver sådan lidt børnefornærmet over det

sted hvor den faktisk rettelig burde være

at ministeren også kan anerkende når der kommer kritik af noget som faktisk kan kritiseres og så

vi faktisk til morgen havde en drøftelse af en række af de her spørgsmål både om elvarmeafgift

overskudsvarme også i forhold til elvarmeafgiften jeg har også lovet og det arbejder jeg hårdt for at vi skal

landvind jeg er enig i at der er en udfordring

vi skal have løst inden februar to tusind og atten hvor den nuværende støttemodel udløber og jeg har en ambition om inden for de kommende måneder

er dem der batter sådan at vi fortsat kører i højt tempo og er i front i verden og det er faktisk

mærkelig situation for det første er det blevet lovet

det mål vi har fået er så halvtreds procent vedvarende energi i

vi har fået at vide at det svarer til at man bøjer en kurve lidt af så det faktisk er mindre ambitiøst end hvis man fortsætter kurven vi har også

vi får bekræftet at det faktisk er et lavere ambitionsniveau så hvad er det der skal til for at vi kan se at der er ambitiøs

energiministerrådsmøde her i

kommer regeringen i løbet af efteråret med et katalog over tanker og ideer til

række tiltag på de områder inden for det ikkekvoteomfattede område

målet i to tusind og tredive

at så når vi det mål der skal massive investeringer til gør vi ingenting

fyrre procent der skal ganske meget til for

det kommer til at kræve ganske store investeringer og en ganske stor indsats

jo bare fået et tal som hedder halvtreds procent vedvarende energi i to

vi skal udregne de halvtreds procent af er det ud fra det nuværende energiforbrug eller er det ud fra kalkuler af at man har været så dygtig til energibesparelser at det er et langt lavere energiforbrug

det vi har i i dagens danmark det synes jeg kunne være interessant at få for ellers er det bare ligesom noget der står og flagrer i regeringsgrundlaget og hvis vi skal frem til at lave forhandlinger om det næste energiforlig

der ligger bag den udregning eller er det bare et tal man

de seneste fyrre år har ført til at vi har et uændret forbrug af energi

den samme periode har været en vækst i i bnp på næsten halvfems procent den linje skal vi fortsætte vi skal sikre at vi fortsat har det sådan at vi selvfølgelig øger vores velstand får mere og mere vækst i samfundet men samtidig også gør det på en måde så vi reducerer energiforbruget det har danmark været i stand til i mange år

det udbud der var på de kystnære møller sådan set samfundsmæssigt var billigere og vi står i en situation hvor landmøller stadig væk er markant billigere end havmøller og de kystnære møller

godt høre ministeren er det ikke korrekt at med de nuværende teknologier er landvind

på syv og halvfjerds øre og senest har vi

set med udbuddet ved kriegers flak syv og tredive

og vi har også set at dong energy har givet bud på to tyske havvindmølleparker

pålægges at fremlægge information om deres brug af biomasse herunder om typen af den anvendte biomasse samt om biomassen er omfattet af den frivillige brancheaftale forslaget pålægger endvidere at de samme informationer indarbejdes i den årlige energistatistik på aggregeret nationalt niveau enhedslisten har fuldstændig ret i at danmark ligesom en række andre eu lande anvender stadig mere biomasse i energiforsyningen og at udledningerne

med virkeligheden danmark følger vejledninger fra fns klimapanel når vi udarbejder de nationale regnskaber for udledning af drivhusgasser logikken er at drivhusgasudledningen fra biomasse medregnes når biomassen fjernes fra for eksempel skoven

for eksempel gødskning og transport er medregnet i opgørelserne for landbruget og transportsektoren i de lande hvor de finder sted rapporteringen til fn

og eu sker for at skabe et samlet og fuldt overblik over de globale udledninger og for at kunne følge udviklingen i det enkelte lands udledninger og her er det vigtigt at den samme udledning ikke medregnes to gange regeringen er helt opmærksom på at den biomasse der anvendes ikke bare til fjernvarme men også til elproduktion skal være bæredygtig regeringen mener grundlæggende at regler for bæredygtig bæredygtig biomasse skal fastlægges på eu niveau for at skabe ensartede vilkår for el og varmeproducenter i hele eu tilsvarende mener regeringen at den globale opgørelse af drivhusgasemissioner skal ske efter fælles principper

skal også i den forbindelse nævnes

kommissionen som led i ren energi pakken også kaldet vinterpakken har fremlagt forslag til fælles europæiske bæredygtighedskriterier for alle typer bioenergi herunder også fast biomasse

branchen har indgået den frivillige brancheaftale som sikrer at brug af biomasse til energiproduktion også fører til reelle og dokumenterede drivhusgasreduktioner i lyset af at regeringen som nævnt arbejder for fælles internationale løsninger som skal gælde efter to tusind og tyve

efter vores opfattelse ikke mening på nuværende tidspunkt at etablere en omfattende national lovgivning det er værd at bemærke at brancheaftalen allerede indeholder en informationspligt

på deres hjemmesider om brugen af biomasse som dokumenterer hvordan de efterlever bæredygtighedskriterierne

til sidst endnu en gang takke for forslaget jeg håber at drøftelserne i dag gør det klart at når regeringen ikke støtter enhedslistens forslag

er det ikke fordi vi er uenige i behovet for at sikre at den biomasse vi bruger til energiproduktion vitterlig er bæredygtig tværtimod

vi også op om den frivillige brancheaftale og arbejder for fælles europæiske bæredygtighedskriterier som skal gælde for perioden efter to tusind

at en ny national detailregulering om informationspligt

at danmark i eu og i samarbejde branchen kan medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser for at anvendelse af biomasse sker på et bæredygtigt

og det er jo for at kunne føre en debat om hvad det er der sker i danmark hvad det er for en import vi har og hvad det er for

det der langsigtede syn

er vi også tilfredse med at dansk fjernvarme

og dansk energi har lavet nogle kriterier for import af biomasse og krav til hvordan biomassen

og i virkeligheden forstået som to forskellige ting ikke bare at biomassen vi anvender skal være bæredygtig men også hvordan vi sikrer at vi ikke anvender mere biomasse end hvad der er bæredygtigt fordi jeg er af den lidt pragmatiske holdning at

at biomasse i nogle sammenhænge kan udgøre et godt alternativ til kul i forhold til en omstilling der kan være nogle nogle værker hvor det faktisk er en hensigtsmæssig løsning

enhedslistens ordfører også synes at vi har for stor en omstilling til biomasse

det vi vi ser nu det skyldes jo i høj grad

ministeren synes jeg ikke at det nuværende beslutningsforslag som vi

er den bedste måde at angribe den her problematik på

en diskussion og en opmærksomhed på det her og jeg synes også at

efterspørge en synlighed også lokalt

sige at det har jeg egentlig tillid til at de folk der sidder rundtomkring på værkerne også vil

sådan at hvis man så i dag får synliggjort at den biomasse man bruger har en bestemt miljøpåvirkning

jo stadig væk underlagt en varmeforsyningslov som sikrer at man sådan set skal gøre det der er billigst for

sikre de billigst mulige varmepriser

det synes vi at vi har svært ved at forsvare men det er den vej man skal gå fordi

det underliggende problem er at afgifterne er indrettet

som de er derfor vil jeg hellere

står i vejen for at man rent faktisk får lavet den fornuftige omstilling de her steder så man eksempelvis får varmepumper ind og ikke bare en omstilling til biomasse

ufrugtbart synes jeg at give opmærksomheden hvis man ikke reelt derude har mulighed for at handle på det og det

at det er rentabelt at omstille til noget andet end biomasse før man så at sige kan drage en konsekvens så har vi jo også

en pso aftale hvor vi har aftalt med regeringen og en række andre partier at vi skal kigge på hvordan vi undgår den her uhensigtsmæssige store omstilling til biomasse så igen der er vi enige i at det nuværende system så at sige skævvrider og gør det i for høj en grad men men jeg mener også at det er

ordføreren for forslagsstillerne og undertegnede sammen med en række andre ordførere jo for nylig en kronik hvor vi også siger at vi gerne fremadrettet blive ved med at diskutere bæredygtighedskriterier for biomasse det handler

handler om at presse på i de internationale fora i forhold til at sikre at de er så gode og så håndhævede som muligt og selvfølgelig også for at lægge et pres på på den hjemlige sektor i forhold til at applicere og bruge de

som der er lagt op til i den brancheaftale der er indgået

meget sympati for intentionerne

et tvangsdokumentationskrav som man kører ned over alle værkerne

den diskussion foregå ude lokalt

hvis de faktisk ikke har lyst til at fyre med biomasse skal de jo have et økonomisk rentabelt alternativ som kunne være en elvarmepumpe

nu er der lavet aftaler mellem aarhus kommune

nu er det så akacietræer fra afrika

lidt mere viden om hvad det er vi brænder af i vores fjernvarmeforsyning

her forslag går ud på er vi skal synliggøre hvad det er for

fordi vi måske af forskellige grunde synes at det ville være mere bæredygtigt at gøre noget andet

gøre noget andet fordi man også er forpligtet til at levere billigst mulig varme så har man jo ikke meget værdi af at man har diskuteret om det var det rigtige at gøre

sikre at de kloge valg faktisk også er nogle som kan svare sig selskabsøkonomisk ude i fjernvarmeselskaberne

at vi sikrer at det det går i den rigtige retning i stedet for ovenfra at pålægge dem

her debat for alvor for fem år siden men vi vil gerne rejse den nu fordi

som jo så holder tyve år men som i virkeligheden ikke var den rigtige derfor mener jeg

set at vi har en meget større opgave

at få løst de pligtopgaver som vi også diskuterede under den seneste debat og som blandt andet handler om

der synes jeg ikke at det her er det mest præcise instrument

biomassen så også er det vidunderbrændsel som kan retfærdiggøre den afgiftsfritagelse

enhedslisten fremsatte også et beslutningsforslag for noget tid

b to og halvfems som også tog fat

på anvendelsen af biomasse i i fjernvarmesektoren og dengang var sigtet

analyser af afgifterne jeg vil godt sige synes det er relevante problemstillinger både den vi berører med b tre og halvfems men også

vi havde med med b to og halvfems nemlig at se på om den

efterhånden ret udbredte anvendelse af biomasse i fjernvarmeforsyningen

anskue det fra flere forskellige vinkler

godt ud fra en miljøsynsvinkel det er jo relevant at diskutere det

rejses med beslutningsforslaget her er det den bedste løsning for fjernvarmeforbrugerne og er det også den bedste

sige at det skaber et hul i statskassen når man har et brændsel som der slet ikke er nogen afgifter på mens alle andre former for brændsler som som også fortrænges af biomassen jo er belagt med

det er også en diskussion vi i dansk folkeparti er meget villige til at tage jeg vil så bare sige at

et samlet hele og der er det jo sådan at der er

igangsat indtil flere analyser som skal

og afgiftssystemet i relation til biomassen det er nok i den helhed det skal ses forslagsstillerne foreslår så helt konkret med beslutningsforslaget her at man skal pålægge fjernvarmeforsyningerne at

sige deklarere deres brug af biomasse

er den rigtige måde at angribe problemstillingen på eller løse noget problem på det må være at man analyserer om det er er den rigtige løsning at bruge biomasse i fjernvarmeforsyningen i den udstrækning som det bliver brugt i dag det er bestemt noget der skal diskuteres

dansk folkeparti kan ikke bakke op om det beslutningsforslag der ligger her for vi mener ikke er den rigtige løsning på

regler vi ønsker at følge vejledningen fra fns klimapanel

set stolte af brancheraftalen der sikrer at brugen af bæredygtig biomasse fører til reelle og dokumenterede

vejledningerne fra fns klimapanel når man regner afbrænding af biomasse for

for bæredygtig energi bedst fastlægges internationalt i for eksempel eu regi så man sikrer

eu er allerede i gang med at udarbejde fælles europæisk regulering for bioenergi

iværksætte omfattende national lovgivning derfor støtter liberal alliance

jeg har lovet at hilse fra det konservative folkepartis

og at det faktisk havde en bagside at man

tage det tal og ligesom dele det ud på hvad det så er for det enkelte varmeværk i danmark og det kunne være med til at synliggøre at den afbrænding af biomasse altså ikke er

set en mulighed for at følge med i om den brancheaftale medfører at at man kommer frem til at det er bæredygtig biomasse

en mulighed for at følge med i

skulle ske i udlandet faktisk sker

fordi i har sagt det samme men men jeg betragter

godt se at vi har et problem og at vi skal have en debat der kører videre og at vi skal gøre det mere nuanceret at komme frem til at opgøre vores samlede

overraskelse men nu er skatteministeren til stede og

bare lige at skatteministeren har sine papirer fremme som

vi skal i dag behandle et beslutningsforslag fra enhedslisten alternativet og socialistisk folkeparti hvor

regeringen generelt er positiv over for forslag der understøtter et mere retfærdigt og afbalanceret skattesystem

skattefagligt kan være god nok

til at sikre den balance der

kunne ske beskatning efter reglerne i virksomhedsskatteloven

henviser partierne bag forslaget til at mulighederne for forældrekøb i store træk kun er til stede for den mest velhavende del af befolkningen jeg er ikke så optaget af om en erhvervsdrivende er rig eller fattig en succesfuld erhvervsdrivende kan skabe masser af arbejdspladser som danmark har

være vilkårlig adgang til de skattemæssige forhold der gælder i forhold til at drive virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende som for eksempel virksomhedsordninger for øjeblikket behandler folketinget således et lovforslag fremsat af regeringen

som skal sikre at de skattevilkår der er beregnet til at gælde reelle erhvervsvirksomheder netop målrettes sådanne

nødvendiggør således at man lovgivningsmæssigt kan udpege de tilfælde hvor der er tale om såkaldte forældrekøb

de situationer vil det kræve en detaljeret men også alt for sårbar afgrænsning af de personrelationer der skal

forslaget og i praksis vil sådan nogle regler være svære nærmest umulige

at administrere og vil kræve yderligere kontrolvirksomhed

fra skat og de vil også relativt nemt kunne

forbeholden over for at indføre lovgivning der er vanskelig at administrere

at målrette anvendelsen af virksomhedsordningen

opvejer de administrative problemer som som forslaget

og på på den baggrund kan regeringen ikke støtte den del af lovforslaget der vedrører afskaffelse af muligheden for at anvende virksomhedsordningen på forældrekøbslejligheder

af det som mange forældre benytter sig af for at sørge for at deres barn eller børn har en bolig

i de byer hvor det ellers kan være svært at få adgang til lejeboliger er

en del af skattelovgivningen som i særlig grad bliver brugt til at købe

til til børnene derfor kan man ikke bare gribe ind over

et generelt indgreb det støtter regeringen som sagt ikke med beslutningsforslaget foreslår partierne

at afskaffe den såkaldte femten procentsreglen som kan anvendes

bruges på forældrekøbslejligheder da forældrekøbslejlighederne vurderingsmæssigt har været anset som udlejningsejendomme det vil sige at det hidtil har været sådan at man har skullet anvende handelsværdien ved sådanne overdragelser vi har dog for ikke så længe siden indgået en bred politisk aftale som udmønter sig i

vil fremhæve i den sammenhæng det nye system skal genskabe tilliden til de offentlige vurderinger og give mere retvisende vurderinger af danskernes ejendomme og af retssikkerhedsmæssige årsager mener jeg at alle danskere skal kunne støtte ret på den offentlige vurdering af deres ejendom

vurdering af fast ejendom er forbundet med en vis usikkerhed og det er netop den usikkerhed

der berettiger at nærtstående kan fastsætte værdien af fast ejendom inden for et vist spænd af den offentlige vurdering og med de nye ejendomsvurderinger skal udlejningsforholdet ikke længere tillægges betydning og ejendommen vil således blive vurderet til handelsværdien af ejendommen som fri og overdragelsen kan som udgangspunkt ske til ejendomsvurderingen

procent det svarer til den usikkerhedsmargin som en generel vurdering kan ligge inden for uden at at den af den grund er

vil derfor understøtte at fremtidig overdragelse af fast ejendom sker til den rigtige værdi

derfor samlet set da regeringen ikke kan støtte nogen af de to centrale dele af beslutningsforslaget skal

man lejer en bolig ud til sit barn

noget imod at man hjælper hinanden inden for familien det kunne også være et barn der købte en lejlighed til sin gamle mor det ikke det vi vil forhindre men vi synes ikke det er rimeligt at der er den her

at det er med til at sikre at de rigeste nemmere kan sikre at deres børn kan gennemføre en videregående uddannelse uanset hvilken by

kan ministeren ikke se ulempen i

vi har et problem med at unge der starter på

har mulighed for at løse det her problem ved at købe en lejlighed

vil der så være bedre mulighed for at de pågældende børn kunne finde sig et sted og bo og passe deres uddannelse nej det ville der

flere ungdomsboliger eller flere lejeboliger af den årsag tværtimod kunne der komme et større pres på

men vi har så indgået en

med de nye ejendomsvurderinger vil udlejeforholdet udlejeforholdet ikke længere tillægges betydning det

ejendommen vil således blive vurderet til handelsværdien af ejendommen

og den usikkerhed synes vi skal komme skal komme boligejerne til gode og derfor vil det være sådan at med de nye ejendomsvurderinger skal udlejningsforholdet ikke tillægges betydning og ejendommen vil blive vurderet til handelsværdien af ejendommen

skal man avancebeskattes af den fortjeneste

at man ikke har tabt penge uanset hvad

da ikke et svar på spørgsmålet er det et problem at

hvis herre roger matthisen ikke

hvordan jeg svarer og hvad jeg svarer ligesom det er

fjerner de her skattefordele vi fjerner jo ikke borgernes mulighed for at købe en bolig vi fjerner nogle skattefordele som i mange tilfælde er den rigeste del

studieboliger som kommer alle borgere til gode uanset om man er rig eller fattig så fordi

en bolig alligevel vi vil bare sørge for at man bruger pengene

her lejligheder blive købt op som ren spekulation og som investering så der ikke bor nogen i dem hvis en lejlighed er købt

som forældrekøb tilsiger sund fornuft at den bliver

det andet værelse eller den anden del af lejligheden lejet ud til nogle og delt med nogle

set at den her model kan være udmærket til at afhjælpe det problem vi har med med boligmangel i hovedstadsområdet

mange der benytter sig af den her ordning af

under nogle omstændigheder sælge til sine børn

jeg har misforstået

det presser boligpriserne opad og det gør det i noget omfang sværere for unge mennesker der kommer udefra og som måske ikke har forældre der kan købe en lejlighed til

investere i en ejendom kan vi ikke se hvorfor der er den store principielle forskel mellem at udleje den til sine børn eller udleje den til nogle andre mennesker vi

i forhold til hvis de udlejer til en hvilken som helst anden borger

vsoen virksomhedsskatteordningen er jo netop det at man kan leje ud til nogle meget lave

omsættes til en mindre skattebetaling når man har de lave huslejer skyldes det den dygtige og godt gennemførte boligregulering man har i danmark det er en boligregulering som

har stået bag og har bakket op om gennem alle årene og det er en boligregulering som i hvert fald to af de tre partier som

og den boligregulering gør altså at man ikke må tage

trække sin udlejer i huslejenævnet men når man så betaler den lave

og firstusind boliger der har en relativt lav husleje sådan

almindelige mennesker kan få sig en bolig så gør det jo også at når en forælder udlejer en bolig

bliver den også udlejet til en lav husleje

betale mindre i skat det kan man jo se fra forskellige

anskuer det på den måde at vi grundlæggende mener at hvis man vil lave det her om så skal man lave virksomhedsskatteordningen om

gøre det mere besværligt

leje ud til sine børn vi vil opfordre ministeren og hans ministerium til at undersøge hvordan man kan sikre at

er færre boliger som bliver opkøbt på den

hvordan man kan afhjælpe den situation der er i at en meget meget stor del af de ejerboliger der er i nogle områder i københavn aarhus og andre byer er ejet af folk der ikke bebor dem fordi vi også grundlæggende mener at det er sundt at man bor i det område

at man tager et ansvar for den bolig man er i og den opgang man er i

det hænger selvfølgelig også sammen med ejerskabet af boligen så med de bemærkninger

må vi desværre meddele at vi ikke kan støtte forslaget som

enige i at det er en udfordring med forældrekøb og at

skattevæsenet sådan i det hele taget synes det er meget fornuftigt at vi

at komme med de løsninger som

ikke kan omgå skattesystemet ved at holde det inden for familien

for eksempel ikke give mere end tredstusind kroner i en gave

muligheder gør jo at man kan sælge lejligheden efter at man har lejet den ud

jo sælge lejligheden til femten procent under markedsværdien og

potentiel gave i form af

fortjeneste som man giver til sit barn synes s at det er

hvad bliver det næste hvorfor ikke gøre tingene lidt mere enkelt der er nogle forældre der gerne vil hjælpe deres børn og det skal selvfølgelig

hjælpe sine børn så jeg ser da frem til at vi

opfattelse at den her regel

jeg fundet det inde på skats hjemmeside og medmindre den er helt forældet ser

er en ordning der gælder i øjeblikket

deler min opfattelse af at den mulighed

kan opnå en økonomisk

meget godt ved at sige at hvis man vil tage

jo godt at virksomhedsskatteordningen oprindelig

at landmænd kunne køre deres forretning sammen

er næsen det er galt med når det virkelig

det var spændende før at få at vide at det egentlig var en ordning der var tiltænkt landmænd og

hvis vi kan rulle noget tilbage og ligesom gøre det på en ordentlig måde synes jeg det

er noget som skal gælde fremadrettet

som så kan være gældende fra den første januar to tusind og

jo ikke fordi vi vil lave noget med tilbagevirkende kraft

larsen er meget bevidst om at vi skal have alle borgere på tværs af alle sociale skel med og hvis vi har en ordning som som rammer skævt er det så ikke

se på om vi kan udnytte det provenu der bliver brugt på ordningen

df godt kan lide solnedgangsklausuler

afskaffe de

der kunne være ved forældrekøb som jo netop kun kommer de rigeste til gode

ved jo alle sammen godt at det er nogle bestemte forældre der har råd til at købe de her lejligheder og når man gør det under den her virksomhedsmodel så får man også nogle klækkelige skatterabatter

at skattefordelene ville ordføreren gerne

tager ansvar for deres børn og hjælper dem videre i tilværelsen at de køber nogle lejligheder som børnene kan leje

man kan mærke en forskel på de forskellige partier

leje boliger ud til sine venners børn i stedet for at leje

sådan en bytte bytte købmand en hvordan skal man

nok kollegieboliger til alle dem der søger uddannelsesinstitutionspladser

lavet nogle forsøg med nogle af de her flytbare containere som er

så det synes vi er rigtig positivt og det er noget af det vi har givet bedre mulighed for med planloven

de skal studere men vi mener bestemt det her går i den forkerte retning i den henseende derfor kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget og

forældrekøb i henhold til de regler der gælder her

at man heller ikke behøver at give folk enorme skatterabatter som følge af forældrekøb vil ordføreren være med til at fjerne enorme skatterabatter som følge af forældrekøb

væsentligt beløb jeg kan godt se at man kan have den der finte med at man kan leje én lejlighed ud til venners børn

hvorfor skal man virksomhedsgøre relationen mellem mellem barn og forældre

ikke er rimeligt men jeg synes det er godt hvis det er sådan at familiemedlemmer hjælper hinanden

men det skal bare ikke være sådan at det er statskassen

en lignende tendens med at det er forældre fra kvarterer med gode indtægter som køber små lejligheder til deres børn inde i byen så det er egentlig rimelig veldefineret hvem det er der bruger de her ordninger

relativt rige mennesker der har råd til at købe en bolig og fred være med det men det skal ikke være sådan at der er en skattefordel i det det er

for

jo derfor at vi giver skatteministeren tid til at tænke over det resten af året og så kan han så give en melding tilbage

finde andre boliger for eksempel containerboliger jamen faktisk

få containerboliger for det provenu der hedder op til to hundrede og

halvtreds containerboliger til børn fra alle lag

at leve bo og bygge på det vi bare er interesseret i er at dem der allerede har ikke skal have ekstra skattefordele

containerboligerne og lige præcis containerboliger

som kan blomstre op hvor som helst

risiko for at folk prøver at finde en anden måde rundtomkring det

kan støtte forslaget

hvis det var sådan at man havde en regel der direkte var rettet mod

hvis de køber en lejlighed og udlejer den til deres børn og dermed bliver

det er altså om man så må sige lige for alle og at der så er nogle der vælger at benytte ordningen for at hjælpe deres børn har vi ikke noget problem med

så er der diskussionen om den her

så ville man lade tvivlen komme forældrene til gode hvis de ønskede at sælge en lejlighed til deres børn

må jo være at når man køber noget

kan man sådan set sælge til lige hvem man vil til lige præcis den pris man

jeg kan endda give den væk gratis

kun fordi vi beskatter noget at vi skal lave sådan nogle regler her og skal tvivlen så ikke komme sælger til gode når sælger ønsker at hjælpe sine børn jo selvfølgelig skal tvivlen det altså tvivlen om hvad vurderingen er hvad ejendommen koster selvfølgelig skal den det

jeg give den til mit barn for nul kr

vi har valgt at beskatte ejendomme

vi nødt til at have nogle regler

man må sælge til det er kun derfor

det er et sundt princip at man lader

hvad den reelle ejendomsværdi er komme borgerne til gavn når de ønsker at hjælpe deres børn

et rigtig godt princip nu kommer der så nogle nye ejendomsvurderinger

får det her usikkerhedsspænd på plusminus tyve

som jo afspejler at der er en reel usikkerhed om hvad markedsprisen er

ikke en fast markedspris på ejendomme

at man kan sælge sin ejendom til sine børn med minus tyve procent

et udtryk for at man ikke nødvendigvis sælger til den reelle markedspris

ejendomsvurdering er jo et skøn så den reelle markedspris kan jo sagtens ligge tyve procent under

man gør det som selvfølgelig er

ind og den usikkerhed skal da komme folk til gode når de sælger

en række kommentarer fra forslagsstillerne til de foregående ordførere

så jeg vil egentlig gøre det meget kort af skatteministerens svar

særlige skattefordele afskaffes og der dermed sker en forøgelse af beskatningen specifikt vedrørende udlejning af fast ejendom fra forældre til børn vil det indebære et merprovenu på mellem

inddrage containerboliger som jeg antager at ordføreren har været ude at se

velindrettede og og gode

afvikler det problem at vi mangler ni tusind fem hundrede studieboliger i københavn

en kvart milliard kan skaffe

med i forhold til det segment som drager fordel

af den her ordning som giver skattefordele

måske ikke er helt skudsikkert vi

hvad der ellers kan gøres men for os er det nødvendigt at italesætte

især også over for venstres ordfører at det

rigtig ærgerligt at kalde misundelsespolitik for os handler det om at skabe et mere lige samfund for alle hvor alle studerende har adgang til gode studieboliger det var meget kort

hvis ordføreren koordinerer indsatsen

er det vel langt flere end halvtreds jeg snakker om hvad du

det tal har jeg fra dem der

i boligerne bliver bygget i bæredygtige materialer

kan jo sagtens finde ud af en plan

vi kan sætte mere gang i i byggeriet det er

vilkår ifølge

forslagsstillerne og ifølge svaret fra skatteministeriet

en ordning som vil kunne indbringe

hvis den blev sat til at stoppe og det er altså penge vi meget hellere vil give i skattelettelse på arbejde for eksempel end at give

at det lige præcis er en forælder der køber en

diskussion om virksomhedsordningen hvor skatteministeren

virksomhedsordningen hvor folk der var lønmodtagere lige pludselig kunne være virksomhedsejere og dermed blive beskattet

lavere end hvis de havde været rigtige lønmodtagere der var argumentationen jo at man var nødt til

for at bevare virksomhedsordningen fordi virksomhedsordningen er en rigtig god løsning for at mennesker kan tilvejebringe noget kapital relativt billigt til at starte en virksomhed op

ikke meningen at den ordning skal gå til at folk kan betale lavere indkomstskat på samme måde synes vi heller ikke at virksomhedsordningen er lavet til at man billigt kan erhverve sig en bolig som man så kan leje ud til sine børn eller i øvrigt

til naboens datter hvis man vil det det har aldrig været meningen at det skulle være en ordning hvor man køber en bolig som man så kan leje videre til en bestemt person eller med tiden sælge videre og så endda til femten procent under markedspris så vi synes

fuld skat og vi synes egentlig at man kunne give en skattelettelse bedre

så derfor har vi i tænkt os at stemme for

er lejligheden egnet til det

den unge udleje et værelse til en anden studerende og derved få en større del af huslejen dækket

er der naturligvis færre unge som mangler et sted at bo det er fuldstændig rigtigt

flere ordførere også har sagt selv om det naturligvis er skævt at man skal være født af af forældre som er rige nok til at købe en bolig til børnene før man er i den heldige situation at man som studerende kan komme til at bo i hjertet af københavn

når forældrekøb samtidig er omfattet af lukrative skattefordele til forældrene og senere endda også til børnene alle som har lidt på kistebunden eller en god friværdi kan benytte den såkaldte virksomhedsordning som giver en klækkelig skatterabat ordningen har selvsagt oprindelig været tiltænkt ejere af udlejningsejendomme

efterfølgende købe lejligheden af forældrene også med en klækkelig rabat det er almenviden at forældrekøb også kan omsættes til en klækkelig skattefri værdi

forældre der bare kan stikke deres unger uden at ungerne skal betale skat af det

med den her ordning og selv hvis det er sådan at

vil det samme gøre sig gældende altså

med tyve procent rabat hvis man antager at både markedsværdi og den offentlige ejendomsvurdering er den samme

er i den sammenhæng altså kommunale midler som kommunerne i stedet kunne have brugt til at etablere nogle flere billige studieboliger for i københavn så alle unge kunne få lige gode muligheder for at få en studiebolig i københavn det synes vi i sf er sund fornuft

at vi kan blive enige med de ordførere som allerede har givet udtryk for

ualmindelig ualmindelig fordelagtige vilkår

jeg godt se at en udvalgsbehandling kunne medføre at man fik afklaret nogle forhold omkring virksomhedsordningen og man kunne forestille sig at man kunne komme frem til at justere på virksomhedsordningen sådan at den ikke gjaldt hvis

man lejede ud under den ordning der må da være

på den måde at det er fremadrettet det er

noget med tilbagevirkende kraft det er et forslag som

vil pålægge regeringen inden den første januar to tusind og atten at fremsætte et lovforslag om afskaffelse af de skattefordele der er forbundet med forældrekøbslejligheder herunder muligheden for at benytte virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen samt afskaffelse af muligheden for at forældre kan sælge en bolig til deres børn til femten procent under den seneste offentlige ejendomsvurdering det bliver også spændende at høre i en udvalgsbehandling om

det vi refererer til med hensyn til de femten

på en hjemmeside som er under skat

at forholdene er på vej til at blive

man skal komme frem til at opnå et flertal og jeg lytter mig da til

at det der foregår ude i virkeligheden ikke er

optimalt og at vi har en forpligtelse til at løse nogle boligproblemer sådan at alle unge kan

både har et studie og har en bolig

en skævhed i det og det er jo helt naturligt hvis ikke man har nogen penge

er nogle som har taget taget lån i deres parcelhus for at have mulighed for at købe en bolig til deres børn men det er

hvor der er ungdomsboliger i tilstrækkelig grad så ender vi med at det er de rigeste børn som har nemmest ved at gennemføre en uddannelse i en anden by end der hvor de bor det er en skævhed som jeg

se det som et storkøbenhavnsk problem og

i et samarbejde mellem mange kommuner for

jo ikke kun i københavn at der er en stigning i studiepladser men det er der også

så så der er jo flere uddannelsesinstitutioner som som ikke ligger i københavns kommune

burde gå sammen i det københavnske område og prøve

er skyggen af dyr men det er så her man uddanner dyrlæger kunne man ikke med fordel

i vestjylland så

enheder så det trækker jo i den anden retning så

regeringen og sige at man skulle have lempeligere vilkår for for

at bygge flere boliger i københavn og aarhus

de boliger der skulle være skulle være billigere

som fjerner tohundrede og tredstusind kvadratmeters byggeri på amager i københavn altså boliger som skal bygges til almindelige mennesker hvoraf en fjerdedel skulle være alment byggeri

der vil enhedslisten altså fjerne tohundrede og tredstusind etagemeter byggeri og samtidig står

nu her og siger at man ønsker sig mere byggeri

i københavn hvordan kan det dog hænge sammen

han egentlig nogle udmærkede overvejelser om

afskaffe på amager fælled kan jeg godt se at man kunne etablere på andre frimærker derude

set åbne over for at københavns kommune burde kunne finde på andre løsninger så

kan og mange af omegnskommunerne siger det samme er det ikke topmålet af hykleri når enhedslisten

at prioritere at unge mennesker også folk der ikke har forældre der kan købe

så lang tid siden vi behandlede et lignende beslutningsforslag fra alternativet nemlig b ni og tres

nedsættelse af momssatsen fra fem og tyve procent til tolv procent på småreparationer af cykler lædervarer og tekstiler

argumenterne for ikke at indføre en reduceret momssats går igen

jo de samme argumenter som ved afvisningen af beslutningsforslaget om småreparationer som blandt

det danske momssystem jo er kendetegnet ved at alle varer og ydelser som udgangspunkt er pålagt fem og tyve procent moms det har skiftende regeringer igennem tiden holdt fast ved og det er der altså mange gode grunde til og jeg mener at de grunde fortsat er gældende hvad er grundene så det siger sig selv at et momssystem med én sats

har hørt fra alternativets skatteordfører ved en enkelt lejlighed eller to at man har peget på at skattesystemet bliver mere

med differentierede momssatser forenkler man jo ikke skattesystemet så gør man det tværtimod mere kompliceret den lette administration af en momssats gør sig gældende

virksomheder og for myndigheder og de administrative problemer med flere momssatser skyldes blandt andet afgrænsningsproblemer idet der bliver større usikkerhed om hvorvidt den pågældende vare nu også bliver pålagt den rette momssats og de administrative afgrænsningsproblemer

for at reglerne bliver overholdt

som illustration kan jeg nævne tomater

tomatkoncentrat

jeg kunne blive ved skal de så også underlægges lavere beskatning

ikke slår fuldt ud igennem hos forbrugerne idet virksomhederne naturligvis

yderligere omkostninger til administration ind en nedsættelse af momsen på frugt og grønt er heller ikke et fornuftigt instrument til at fremme forbruget af frugt og grønt

det skyldes at den nedsatte moms

frugt og grønt i overvejende grad vil komme allerede eksisterende forbrug af frugt og grønt til gavn

og hvor meget folk kan spise det vil sige at en nedsættelse i overvejende grad vil vedrøre forbrugeres nuværende forbrug

det er dem der har et stort forbrug af blandt andet økologisk

et pristilskud i form af nedsat moms er ikke knyttet til varens påvirkning af miljø og klima

differentieret moms er derfor ikke den bedste eller den mest effektive måde at forbedre folkesundheden eller klimaet på som jo er et fair og legitimt synspunkt som alternativet har

et skønnet årligt finansieringsbehov på en

staten mister på grund af en nedsat moms på frugt og grønt

hentes et andet sted hvis forslaget skal gennemføres det kan være

halvering af momsen på frugt og grønt ikke slå fuldt ud igennem hos forbrugeren den vil medføre væsentlige

såvel erhvervslivet som for skattevæsenet samt medføre et skønnet finansieringsbehov på en

nævner her fordi tiden ikke tillader det kan regeringen ikke støtte alternativets beslutningsforslag om

momsen på på frugt

noget eu bestemmer så derfor

er hele gruppen af grønsager

ministeren er også inde på at der er grænser for hvor meget frugt og grønt vi kan spise og det

formentlig nok men ministeren må vel også

der er meget stor forskel på hvor meget frugt og grønt

og gøre klimaet lidt bedre også med sådan

og jeg vil da gerne understøtte at danskerne spiser mere frugt og grønt og lever sundere

den bedste vej at få det på

ikke at det her er den letteste og mest effektive måde

får folk til at ændre på

fokusere lidt mere på forebyggelse

at regeringen er enig med alternativet i

ville være dejligt hvis danskerne levede sundere men at gøre det på den her måde

af tingene vi kan kigge på i forhold til det her er også ulighed i sundhed

at ændre på

vi kalder en enhedsmoms hvor der er fem og tyve procent moms på det hele hvilket har den fordel at det er ganske nemt at

opstå noget svindel ved det en anden ting er at det så også er frygtelig dyrt

kun det man køber ud over det og jeg tror ærlig talt ikke at det nødvendigvis ændrer ret meget i folks vaner

ti æbler for atten kroner

stort set er gratis fra vandhanen men gør det så at folk ikke drikker sodavand

også rent spekulativt sige at hvis man så købte de ti æbler til atten kroner i stedet for de tyve

helt store effekt i forhold til at det koster en

hvilket er rigtig mange penge og jeg tror heller ikke man får så meget

taget er nogle afgrænsningsproblemer jeg ynder selv når jeg bor herovre i

ugen at gå ned og købe sådan en måltidssalat som

er jo fyldt med grønne og sunde ting men hvad hvis der for

afgrænsningsproblemer for dem som sidder og sælger det

en lavere momssats men hvad så hvis det er

en lavere momssats jeg tror ikke det er intentionen

gerne vil have så der er altså både

effekten af det her er mindre end det man måske forventer

en bøf jeg tror altså ikke det

har den store effekt selv om det selvfølgelig er

på det her den sidste ting det

egentlig er der kommer i stedet for der peges på noget der hedder tal til et bedre samfund men hvad er det der ligger i det er det

nævnt argumenter imod den her måde at gøre det på så derfor kan vi ikke støtte

set enige i at folk skal spise sundere

tror på at det er bedre med med oplysning for

gør at man køber rigtig mange ekstra æbler så med de ord skal

ifølge forebyggelseskommissionen som blev nævnt tidligere

i gennemsnit få hver dansker til at spise fem

hvis man gør det her med at sætte momsen ned til tolv

vigtigt i en forebyggelsessammenhæng

og specielt mænd har åbenbart en udfordring med

der er en momssats som betyder tyve øres forskel i

altså ikke får de der seks og fyrre procent til at købe dobbelt så mange æbler eller

er et voldsomt dyrt tiltag i forhold til den effekt det

for pengene med andre tiltag end lige

at gøre nogle flere ting nogle andre

lave andre tiltag for det fungerer jo ikke godt nok

er den lavest mulige sats i overensstemmelse med eus regler

følge motivationen for at gøre frugt og grønt billigere for alle og dermed skabe en bedre

men samtidig vurderer vi

have den effekt som alternativet ønsker vores momssystem er jo kendetegnet ved en enhedssats den almindelige danske moms ligger på fem og tyve procent af varens pris et system med en lavere momssats på frugt og grønt er både mere kompliceret og dyrere at administrere end et system med kun én sats og vi har i forvejen et meget kompliceret

en betydning for både de virksomheder der sælger de forskellige varer og de myndigheder der kontrollerer at momssatsen skal pålægges de rigtige varer

formålet om at skabe en bedre folkesundhed med den reducerede momssats er generelt ikke en effektiv tilgang

primært gavne de allerede eksisterende forbrugere hvilket gør at det i meget begrænset omfang vil betyde

spise mere frugt og grønt da vi jo også ved at dem der spiser meget frugt og grønt ofte er de socialt stærke i et samfund

socialt skævt fordelt fordi det især vil være socialt stærke der så får en lettelse i skatten

momsnedsættelsen være modsvaret af stigninger i prisen før moms som følge af virksomhedernes øgede administrative omkostninger og derfor vil den reducerede momssats alligevel ikke gavne prisen og dermed danskernes sundhed derfor kan venstre ikke støtte alternativets forslag og jeg skal hilse fra de konservative og sige

meget af det men som jeg nævnte før

faktisk ønsker syv og firs procent af danskerne at vi sænker

momsen på frugt og grønt der er åbenbart et ønske om det i befolkningen så

et mere differentieret momssystem så

have at folk spiser sundere men jeg tror simpelt hen ikke på at det er prisen der er afgørende for det hvis du går ned i supermarkedet vil du kunne se at gulerødder

væsentlig billigere end matador mix så hvorfor er det så at alle danskere ikke køber gulerødder

klimaaftrykket for frugt og grønt er jo væsentlig lavere end klimaaftrykket for kød

indtag af kød hvis man sætter sit indtag af frugt og grønt op så kunne det ikke være

om det er højere cigaretafgifter eller hvad det er

hvis man skulle til at arbejde med med differentieret moms

kan argumentere for det man kan godt lægge

basisfødevarer som har en lavere moms i frankrig har man en differentieret moms i mange ulande har man ordninger hvor

en vis mængde basisfødevarer til lave priser for at undgå sult det kan man sagtens man

operere med at at fødevarer ikke er afgiftsbelagt på det samme niveau

det kan håndteres i danmark har vi også nul moms på

frimærker og aviser så der er nogle butikker der er vant til

at håndtere to momskoder

har vi forslag om at vi gerne vil sænke momsen på økologiske varer

en generel nedsættelse det vil sige

man nærmest kan give en giftgaranti på fordi der

grund til at fremme at man spiser konventionelle appelsiner

til at vi kan støtte det

komme frem til at til at danskerne havde en sundere kost og at man kom frem til at spise mere frugt og grønt så tror jeg godt at vi kunne lave kampagner

institutionerne der kunne man komme meget langt for en

har nævnt at man kan køre kampagner ja

man faktisk laver kampagner der rammer folk og hvor

justerer lidt på deres adfærd jeg er ikke så imponeret over forslaget her man kommer frem til at

frugt eller grønt mere om dagen femten

set at man ved oplysningskampagner også kunne komme frem til at

frugt og grønt mere om dagen uden at statskassen havde et tab ved det men jeg synes det er rigtig vigtigt at få debatten om vores kostvaner

der er rigtig mange kostvaner der er for dårlige

den animalske kost med

gå ind og tage en lille mængde af frugt og grønt og

fokusere på den så derfor har vi lavet det

gennemføres det er sådan vi har formuleret det ordføreren er selv inde på det her med

jo at hvis man spiser mere frugt og grønt så så nedsætter man forbruget af kød og klimaaftrykket

været inde at foreslå at man skulle lave en klimaafgift

alene kvæg står for cirka ti procent af menneskers samlede klimagasudledninger så kunne ordføreren ikke anerkende at

det ikke kun økonomi der tæller så er det sådan set

at man har en god madoplevelse det at man nyder det man spiser

er vigtigere end at man har fået at vide at man skal spise

at bare fordi danskerne oplevede at der var

spise flere kartofler til bøffen jeg tror det ikke jeg tror at der skal mere til

ikke bare et quickfix som man lige kan løse tingene med det tror

skattetrykket i danmark selvfølgelig alt efter hvordan det er det er finansieret men det at der

der er et stort råderum i dansk økonomi så var det ikke

er andre skatter og afgifter jeg hellere så

der er andre skatter og afgifter som skader den økonomiske fremgang i danmark langt mere

end moms gør moms er sådan set en af de

som vi har i i danmark jeg tror heller ikke at det det er

afholder folk folk fra at spise frugt

jeg slog lige op inden jeg gik op på talerstolen at man kan købe to

have den helt store

det er årsagen til at vi ikke kan støtte det momsen er en relativt lidt forvridende skat der er andre skatter og

som man bør sænke først

velstandsudviklingen i danmark langt mere end momsen gør jeg jeg tror ikke det

helt store effekt på sundheden i danmark det er blevet relativt billigt set over tid at købe frugt

har nogle andre præferencer i forhold til hvad de godt

ændre sig ved at momsen blev sat

milliard kroner på noget andet end det her der er

nogle ting vi prioriterer højere i radikale venstre vi ser for eksempel nogle meget store besparelser på ungdomsuddannelser

skatten på at købe frugt og grønt

lang række spørgsmål set at det jo

at folk vil købe mere frugt og grønt jeg læste en undersøgelse fra region hovedstaden

købt tyve procent mere frugt og grønt hvis

det vil også være en skattelettelse som i høj grad bliver

givet til folk som i forvejen køber frugt og grønt så der vil også være en stor del af skattelettelsen som man ikke får så meget ud af

bare at skrive at finansieringen er

stemme for hele alternativets økonomiske plan

en måde konkret at finansiere et ret dyrt forslag på

skattetrykket bliver mindre af der ligger utrolig mange skattestigninger primært nogle skattestigninger som

i radikale venstre vil se som nogle der vil øge bidragssatserne

give mindre udlån til iværksætteri

også nogle gode ting i alternativets plan som vi

stemme for et beslutningsforslag

frugt og grønt og så stemme for hele alternativets plan hvori der også er nogle elementer vi

den måde vi argumenterer

finansiering af det vi redegør så ikke totalt fyldestgørende her i bemærkningerne

ordføreren nævner det her med at det rammer skævt kunne man så forestille sig at den gruppe der så får lidt mere ud af at vi sætter

men jeg vil egentlig bare sige at det glæder mig at ordføreren siger at det kunne have en effekt og også har været inde at kigge på at det

sundhed har en social slagside

rigtig god idé generelt set at spise

af frugt og grønsager

en hel befolkning eller at det

kilo mere om året

værd at man spiser en lille æblebåd mere om dagen det mener vi ikke fra sfs side vi er fuldstændig enige i intentionen men ikke i prisen i forhold til hvad vi

udledningsbaseret afgift på nogle af de ting der virkelig batter i vores

baseret afgift der simpelt hen

vi har det er en af de største klimasyndere

det sundhedsmæssige men i den grad det miljø og og klimamæssige ville være en anden vej at gå

en dårlig idé at begynde at

men hvis man starter et sted kan man sige at

er sympatisk hvorfor ikke økologi

hvorfor ikke kunst og kultur og man kunne blive ved mit eget parti har en

historik i debatten omkring

vender den tunge ende nedad

er en af de ting der er allermest usolidarisk

og den vej kunne man gå videre udad det

synes man skulle kigge på når man for eksempel

men jeg

i intentionen i forslaget

at sænke momsen jeg tror at det i den grad handler om den madkultur vi har i vores land

koster altså her er en meget kort historie

der var rigtig mange lavindkomstgrupper

brugte mange flere penge på mad end vi gjorde hjemme ved min mor som var

og som altid købte årstidens

grønsager også fordi det var det der var billigst hvorimod mange af

ret misundelig

problemet er at det tit bliver en meget meget elitær diskussion når vi gerne vil have folk til at spise bedre mere klimavenligt

sundere for den enkelte og det er også bedre for klimaet jeg tror godt at vi alle sammen kan blive enige om

skal sætte ind før patienter bliver til patienter i alternativet ønsker vi større fokus på forebyggelse frem for behandling og vi ønsker en seriøs bæredygtig omstilling af danmark både i forhold til den grønne og den sociale bundlinje vi ønsker eksempelvis

vi også fremlagde i vores finanslovsforslag som er blevet nævnt nogle gange her i dag at vi omfordeler fra sort til grøn som vi kalder det og fra rig til fattig vi mener godt at det kan lade sig gøre at investere i det grønne område og øge ligheden i samfundet vi vil gøre de sunde og grønne beslutninger lettere at træffe og det er et af formålene med det her forslag det betyder at nogle ting skal være dyrere mens andre ting skal være billigere

gøre frugt og grønt langt billigere og helt konkret

den danske befolkning ønsker det jo også

og fjorten var der syv og firs procent af den danske befolkning der ønskede at vi skulle sætte momsen

sætter momsen ned på frugt og grønt

stiger forbruget af frugt og grønt i alle målgrupper og de mest

er småbørnsfamilierne som jeg nævnte tidligere

et eksempel på at det virker at sætte prisen ned at

sænke deres priser på økologisk frugt og grønt det kan vi ikke gøre

folketingssalen det har vi ikke mulighed for vi har ikke mulighed for kun at fokusere på økologi vi kan fokusere på frugt og grønt men i

ud over de positive afsmitninger

som det her ændrede forbrug vil have på helbredet

vi samtidig kunne reducere klimabelastningen klimaaftrykket fra frugt og grønt er jo væsentlig lavere end klimaaftrykket fra

også at have en positiv effekt på miljøet og klimaet så både af sundhedsmæssige årsager

mener vi altså i alternativet at vi skal sætte momsen ned på frugt og grønt og det mener vi stadig

debatten her i dag og på trods af at vi ikke kunne finde flertal for det det kræver mod

en seriøs bæredygtig omstilling er ikke gratis

man spiser for en pris på en

meget mere grønt i forhold til et stykke kød fordi der er en anden mæthedsfaktor i det så er det

tror på gør danmark til en helt vildt sund nation eller

gør det alene men jeg vil da sige at uanset om det er tre

fire eller fem vindruer om dagen så tæller det jo

var mere usundt

de undersøgelser der er lavet at man

noget af det som jeg også håber at alternativet anerkender er at der er nogle afgrænsningsproblemer

det er nok ikke lige det der er mest sundt fordi

er som jeg nævnte tidligere at vi slår to fluer med ét smæk

det synes vi er vigtigt og det synes vi så

ude i butikkerne hvis vi siger at

et æble koster to kr så skulle

måske på en kroner og halvfems øre og så

dem så meget havde en effekt deres kampagne havde en effekt

af en prisstigning i den anden ende det tror jeg i virkeligheden var

en af grundene til at coop gør det og at netto nu går ind og finansierer børnehaver har jeg set

er jo fordi man føler en vis form for social ansvarlighed og så er det sikkert også fordi man ved at

syv og firs procent af befolkningen synes at det er rigtig godt hvis man sætter priserne nederst

have et godt image så jeg tror ikke